miljøministeren lovforslag nummer

folketingstidende DK ministeren for nordisk samarbejde har meddelt mig at han ønsker i henhold til

at give folketinget en skriftlig redegørelse om det nordiske samarbejde

torsdag den ellevte oktober to tusind og tolv udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om østersøsamarbejdet under tysk formandskab

torsdag den ellevte oktober to tusind og tolv udenrigsministeren har ligeledes meddelt mig at han ønsker i henhold til

sad bag danskernes tv skærme

egentlig hen statsministeren har for nylig hejst flaget og fejret regeringens en års

at fejre allerede nu har regeringen svært ved at svare på hvordan den vil løse danmarks helt store udfordringer hvordan skaber vi flere arbejdspladser og hvordan får vi vendt negativ vækst til positiv vækst sidste fredag viste tal

med nul procent i andet kvartal og siden regeringen trådte til er beskæftigelsen faldet med titusind personer det er trist læsning

skal fejres venstre var ikke inviteret med

dengang var adgangsbilletten en accept af skatte og afgiftsstigninger på fem milliard kroner men når nu regeringen indkalder til nye forhandlinger i skæret

tager vi gerne imod en invitation

kan finde de svar den går og famler efter i blinde

kontanthjælp su eller andet tager venstre gerne imod en invitation vi tager gerne ansvaret for reformer og nødvendige beslutninger for danmarks skyld

må man bare sige at det er sortnet for dansk økonomi

enhedslisten i sidevognen

aldrig været så omfattende lyder det bekymret fra de samvirkende købmænd

i sønderjylland hvor hver tiende detailbutik har drejet nøglen om

mulighed for at kunne investere målrettet i uddannelse og sundhed

danskerne ifølge undersøgelser bruger op mod femten milliard kroner på grænsehandel hvert år jeg ved ikke om jeg skal grine eller

over hvor absurd det er at dåseøl og sodavand er smuglervarer i danmark i dag har seks ud af ti grænsehandlet sodavand og øl i tyskland inden for det seneste år

er ligesom mange andre lande blevet udfordret af finanskrisen

skal ned så vi får genskabt og skabt flere arbejdspladser til de mange arbejdsløse danskere som går og venter på at der også bliver plads til dem på en arbejdsplads forbrugertilliden er i bund det skal vi ændre på danske forbrugere skal ikke kvæles i afgifter så de fristes af slagtilbud på den anden side af grænsen eller simpelt hen beholder pengene i pungen og så skal reformtempoet

på standby som statsministeren ønsker det venstre vil fortsætte boligjobordningen som dansk byggeri vurderet har sikret arbejde til mere end fem tusind inden for håndværks og byggesektoren da regeringen afskaffede boligjobordningen lovede den i stedet for at indføre en tilskudsordning på energirenovering den nye tilskudsordning er en del af regeringsgrundlaget men også den

jeg ved godt at regeringen er trætte af snakken om løftebrud men her er endnu et klokkeklart eksempel sidste år valgte tohundrede og halvfjerdstusind danskere at bruge fradraget til håndværksarbejde rengøring børnepasning eller vinduespudsning og når regeringen skrotter ordningen lukker den samtidig øjnene for det sorte arbejde som desværre trives når regeringen gør det dyrere at være dansker det undrer mig at regeringen taler så meget om kickstart når den samtidig trækker i håndbremsen og standser en populær ordning

har været med til at sikre tusindvis af job og praktikpladser

og har gennemført tilbagetrækningsreformen og fleksjob og førtidspensionsreformen som vi havde planlagt

slinger i valsen statsministeren udnævnte to tusind og tolv til reformernes år men regeringen mangler stadig at gennemføre reformer for over tolv milliard

kuldsejlet og inden sommerferien aflyste statsministeren

er jo egentlig ikke noget nyt i at det kniber med reformmodet hos s og sf det så vi også da vi i vk regeringens sidste arbejdsår

personer også dengang så statsministerens parti passivt til og lod andre gøre arbejdet og tage ansvar for danmark venstre har været med hele vejen og vi stiller gerne op igen

fordi reformer er vejen til varig velfærd

når hun samtidig slækker på

og sætte ydelserne op så det for mange ikke længere kan betale sig at gå fra passiv forsørgelse til at blive kollega på en arbejdsplads efter regeringen har afskaffet kontanthjælpsloftet skal der mere end tredivetusind kroner i lønningsposen hver måned hvis et kontanthjælpsægtepar skal have økonomisk gevinst ved at tage et arbejde

fremlagt konkrete forslag til en kontanthjælpsreform det skal kunne betale sig at tage et arbejde og vi skal turde

men som kan mens statsministeren var på ferie stod en lang række danske virksomheder i sommer i det dilemma at trods tusindvis af ledige havde de svært ved at skaffe tjenere køkkenpersonale

det ikke godt nok at man i danmark må acceptere at det kun er udlændinge som søger visse typer af ledige job når krisen kradser og fællesskabets pung betaler

sanktionerne over for dem der ikke tager imod et jobtilbud

fokus på de unge så de får en uddannelse eller et job

risikerer man for altid at være sat uden for det store arbejdende fællesskab derfor skal det altid kunne betale sig at arbejde og yde til samfundet frem for at nyde fra fællesskabets kasse

flyttede fritz hansen produktionen af danske designikoner som myren til polen chokoladeskildpadderne og p tærterne

at de bliver tvunget til at følge efter

vil al kraft sive ud af danmark som vækst og produktionsnation jeg håber inderligt at regeringen også lytter

vi vil vækst i hele landet

vi vil liberalisere planloven og genindføre nedrivningspuljen

til at forbedre og udvikle vores kernevelfærd primært inden for sundhedsområdet folkeskolen anden uddannelse og forskning

regeringen vil tage imod vores fremstrakte hånd

så vi kan få flere i arbejde få genskabt væksten og optimismen i samfundet og gøre danmark rigere

for det kræver hårdt slid og mere end skåltaler at komme ud af krisen og skabe job i danmark venstre er klar

af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti

noget skyldes de dårlige internationale konjunkturer men det skyldes også i meget høj grad regeringens fejlslagne økonomiske politik som blandt andet har ført til større byrder på erhvervslivet og som har gjort det mere attraktivt at være på passiv forsørgelse

folketinget konstaterer videre at regeringens kickstart er uden effekt siden folketingsvalget er beskæftigelsen faldet med titusind næsten ellevetusind unge mangler en praktikplads hver tredje virksomhed planlægger fyringer og forbrugerne holder på pengene alt for mange danskere må stille sig bagerst i ledighedskøen og se til mens deres arbejdsplads lukker eller flytter til udlandet folketinget opfordrer til at der bliver ført en politik som forbedrer rammevilkårene og dermed fastholder og sikrer udviklingsmuligheder

i den videre forhandling så går vi til de korte bemærkninger

er jo sådan at der er fyrre minutter i forhold til hver ordfører det vil sige at vi kan nå

det så er for en politik venstre er klar med

som venstre har stillet sammen med dansk

om at fratage danske lønmodtagere retten til at bekæmpe overenskomster

er fru ulla tørnæs hun siger jeg citerer hvis det viser sig at en lovlig indgået overenskomst giver medarbejderen usædvanlig lavt lønniveau så mener man i venstre at en konflikt er nødvendig og berettiget

ned på et usædvanlig lavt lønniveau hvor langt skal vi ned hvad er beskeden til danske familier hvor langt skal vi ned

så kan jeg endnu en gang afkræfte at vi vil lønninger i danmark på tredive kroner vi går ikke ind og regulerer på lønningerne i danmark det et arbejdsmarkedsforhold

lønmodtagere og danske arbejdsgivere kan organisere sig frit

hvorfor venstre ser det som sin opgave at

lønmodtagere har til at kæmpe for ordentlige løn og arbejdsvilkår her i danmark

og når selv vennerne i dansk industri dansk erhverv og dansk arbejdsgiverforening advarer

som er et angreb på danske lønninger på danske familiers mulighed for at arbejde og kunne forsørge sig selv

lønninger på tredive kroner i danmark fortsætter med at være usandt venstre bakker fuldstændig op om arbejdsmarkedsmodellen i danmark som giver danskerne mulighed for at organisere sig frit og som har givet os et af de mest fleksible arbejdsmarkeder i hele verden

og sige klart at det forslag som venstre har stillet

dengang eksklusivaftalerne blev afskaffet

var døden for hele den danske arbejdsmarkedsmodel

tiltro til det danske arbejdsmarked og parternes mulighed for at organisere sig at vi er helt sikre på at de kan modernisere modellen så den også svarer til de

stod folketinget bredt over en kam imod

om at få sænket den kriminelle

holdning

og jeg tror heller ikke så vidt jeg husker overhovedet var nogle positive høringssvar nu har den nye regering jo så

fru ellen trane nørby om er

jeg ved godt at der er nogle partier der har utrolig travlt med at udstede valgløfter dag ud og dag ind

i venstre lægger vores valgprogram frem den dag vi står i en en situation

vi selvfølgelig præsentere vores politik

at spørgeren i modsætning til

deler ønsket om at hvis unge

femten år begår hård kriminalitet så skal der også være nogle klare sanktioner på det område

vi oplever at at ungdomsårgangene lige omkring den kriminelle

set at der er nogle unge mennesker der bliver skubbet ud i kriminalitet fordi de

for unge som begår kriminalitet og vi samtidig også har en lang række initiativer som sikrer at de ikke kommer ud i kriminalitet vi vægter både forebyggelsen og sanktionerne den dag nogen begår grov kriminalitet

fra venstres side har ført en retspolitik som står på to ben så er det jo netop for at sikre at vi både forebygger og

samtidig også har nogle sanktioner som beskytter de ofre der har været udsat for grov kriminalitet så de ikke kan møde deres voldsmænd dagen efter på gaden den politik

dansk industris topmøde i sidste uge altså at lønningerne skal ned i danmark

man er kommet med betyder at der kan komme lønninger på ned til tredive kroner i timen

og hvis fru ellen trane nørby

så må det jo være andre behjælpelige menneskers opgave at fortælle danskerne om hvad konsekvensen

det tror jeg færreste danskere ville synes var ret sjovt

er der vi skal ned eller om målet er halvtreds kroner eller halvfjerds

går mere op i at have en dialog med det danske erhvervsliv

vi kan få fokus på hvad det er der er årsag til at danske virksomheder i dag drejer nøglen om og flytter ud af landet

at fokusere på det der virkelig er problemerne

tyskland har taget en række initiativer regeringen herhjemme har

som forværrer dansk konkurrenceevne

hvor vi arbejder med en erhvervsskattepakke hvor vi sænker skatter og afgifter målrettet med fire milliard kroner det håber vi sådan set

jesper petersen og de øvrige partier i regeringen vil være med til så vi kan skabe gode rammevilkår for danske arbejdspladser og skulle vi så ikke fokusere på det i stedet for at prøve

at fordreje hinandens politik i en debat

kun er en debat for folketingsmedlemmer hvordan lønniveauet skal være

da i allerhøjeste grad en debat for de helt almindelige nå ja tjenere der kan arbejde på restaurationer eller medarbejdere i byggeriet

er ikke længere med venstres

vil kunne slås ordentligt for deres egne løn og arbejdsvilkår konsekvensen er lønninger

det der vil være tilfældet det må man jo så

man kan jo godt læse talerne selv om man ikke

det så stille og roligt ned på det lønniveau venstre plejer at sige at man ved hvor man har

lønningerne skal før venstre

der skal diskutere hvad danskerne skal have i lønposen

og hvis herre jesper petersen ikke har tiltro til det

godt blive bekymret for hvad det er for en lovgivning der vil komme fra regeringens side det beslutningsforslag som venstre fremsatte i foråret

jo så fint endnu en gang rydde en misforståelse af vejen handler om danskernes ret til at kunne organisere sig frit det handler om at man som lønmodtager i danmark skal have mulighed for frit at kunne melde sig ind i den fagforening man mener bedst repræsenterer en

repræsenterer en

i lo forbundene bag sf

det er rigtig ubehageligt at danskerne har et frit valg

set tiltro til at danskerne kan vælge den fagforening som bedst repræsenterer dem

knap firehundredetusind danskere har valgt de frie fagforeninger tror jeg ikke det er fordi de regner med at det betyder lønninger

nemlig en vis fokusering på statsministerens fodtøj og dermed følger venstre jo

set i liberal alliances fodspor for de har lagt meget vægt på

måske skal se fremover fra den liberale fløj i dansk politik

jeg har så ved at kigge lidt rundt i salen kunnet konstatere at det med stiletter kun er forbudt for statsministre og ikke for folketingsmedlemmer

os alle nogle muligheder vi ikke har udnyttet endnu

så bare et enkelt konkret spørgsmål til fru ellen trane nørby kan vi ikke få at vide hvad den tidligere statsminister herre lars løkke rasmussen mente da han snakkede om tysk lønniveau mente han tysk lønniveau eller mente han det ikke

et billede herre

set vores statsminister er meget nydeligt klædt og jeg tror også at alle der lyttede til talen kunne se at det var sagt med et så stort glimt i øjet

kunne høre en række erhvervsledere og en række internationale eksperter

hele europa står i vi kan se at arbejdspladser flytter til asien vi kan se at konkurrencen fra andre dele af verden presser os

ikke har råd til at have produktion i danmark om få år hvis politikerne ikke gør noget for at forbedre deres rammevilkår

vi håber så sandelig også at regeringen lytter jeg synes det ville være uansvarligt over for danske arbejdstagere

er tysk lønniveau ja det er at hundredtusindvis af mennesker har lønninger på halvtreds kroner i timen at hundredtusindvis af familier er fattige selv om

i arbejde det er jo realiteten i tyskland er

ikke lyttet til de bekymringer der kom

store og små danske virksomheder

risikerer at komme ud og stå i en ledighedskø sammen med nogle af deres tidligere kolleger hver tredje danske arbejdsplads har meddelt at de frygter at de er nødt til at fyre i det kommende år

ingen diskussion om at danmark skulle ned på tyske lønninger

forbedre rammevilkårene for danske arbejdspladser så vi kan sikre at vi har nogle ordentlige produktionsvilkår i danmark så vi kan sikre at der faktisk kan

og produktionsarbejdspladser i danmark hvis man hos enhedslisten ikke er bekymret

så blind over for at den finanslov man lavede sammen med regeringen sidste år og som satte skatter og afgifter op med fem milliard

at danske familier fik et mindre rådighedsbeløb og dermed

blive dyrere at være dansker

nørbys egen formand der har nævnt det et antal gange

i sin tid indførte fedtafgiften

om det

ikke bliver lige så store som de ellers ville være blevet

en energiaftale bliver over to milliard kroner billigere end det regeringen havde lagt op til

jeg har også hørt det der rygte der florerer om pejsebrænde

ikke set udmøntningsplanen fra klimaministeren men som forligspart er jeg helt sikker på at vi får mulighed for

diskutere det hvis klimaministeren har en så

tanke at man skal

var ikke med til at sikre at energiaftalen blev mere end end to milliard kroner billigere for danskerne end den ellers ville være blevet

af afgifter nu skal man så dybere ned i det

tale lidt med ministeren om det det er jo fantastisk betryggende

ligger i aftalen af den slags ting men det er jo interessant

kan lave det om eller har venstre bundet sig til den slags

det er venstre fremadrettet at det også burde være en sag

set udgangspunktet når det så er sagt og herre leif mikkelsen nævner fedtafgiften

sænke skatten på arbejde i danmark da vi lavede skatteaftalen i to tusind og ni det var en finansieringskilde som blev brugt til at nedbringe skatten på arbejde fordi vi alle sammen havde et ønske om

for danske virksomheder dermed betyder det jo også noget at den skat man betaler af sin lønindkomst

derfor ville det da være uansvarligt politisk hvis man så bare fortsatte ud ad samme vej

produktion for vores detailhandel som oplever at grænsehandelen stiger og derfor har vi finansieret en afskaffelse af fedtafgiften i vores finanslovforslag ligesom vi har foreslået en afskaffelse af andre skatter og afgifter

eneste løsning for den danske konkurrenceevne og for det danske erhvervslivs overlevelse at vi får lønninger presset ned i danmark det er et meget simpelt spørgsmål fru ellen trane nørby bliver stillet i dag

blander vi os ikke i løndannelsen i danmark vi har stor tiltro til arbejdsmarkedets parter og den danske arbejdsmarkedsmodel

forsøge at foregive at venstre skulle have et forslag sammen med dansk folkeparti om at sætte lønningerne ned til tredive kr ville det egentlig være interessant hvis vi her i dag kunne prøve at fokusere på nogle af de virkelige udfordringer vi står

beskæftigelsen er faldet med titusind siden regeringen trådte til at danske arbejdspladser drejer nøglen om og flytter til udlandet at hver tredje erhvervsleder siger at de frygter de skal fyre det kommende år det bekymrer mig ikke fordi det betyder noget for os en hundrede og ni og halvfjerds der sidder herinde personligt men fordi det betyder rigtig meget for de danskere der står til at miste deres arbejde og de danskere som allerede står i ledighedskøen og som kan se at der bliver endnu længere vej til at man kan få et arbejde og komme ind og være

der typisk er noget billigere professor flemming ibsen siger hvis du kan underbyde danske overenskomster uden at fagbevægelsen har mulighed for at slå tilbage

det alt andet lige mere attraktivt for udenlandske organisationer at etablere sig i danmark

af denne art vil det også påvirke mulighederne for at iværksætte en blokade

for en virksomhed fra et andet eu land med en overenskomst og professor henning jørgensen siger

vil arbejdsgiverne konsekvent søge derhen hvor de kan få de billigste overenskomster

ændrer ved løndannelsen i danmark den blander vi os ikke i til gengæld respekterer det det gode princip vi ellers har haft i danmark og som jeg kan høre socialdemokraterne ikke bakker op om at danske lønmodtagere skal have lov til at kunne organisere sig frit og at danske arbejdsgivere skal

organisere sig frit

sidder et lo forbund som er bekymret over at der er firehundredetusind danskere der har meldt sig ind i de frie fagforeninger

og så kan man jo læse nok så mange citater op om hvad

går ind og siger at venstres forslag på det her område

går ind og ændrer ved lønningerne men netop støtter

lovgivningen bliver rullet tilbage

er gået på to ben og som har fokuseret på at dem som kan og vil skal være hjertelig velkomne i det danske samfund vi har indført et system som sikrer at man kan få arbejdstilladelse at man kan få greencard at man kan få studieophold i danmark og at antallet af folk der er kommet til danmark

arbejde eller studere er blevet tredoblet

har vi været meget bekymret for kædeindvandring

familiesammenføringer ikke har været stillet krav om at man skulle lære dansk hvor der ikke har været stillet krav om at man skulle blive en del af det danske samfund derfor er vi stadig væk bekymrede når det radikale venstre og regeringen nu åbner op for et øget asylpres mod danmark

i danmark det skaber jo et system hvor

reelt set kan komme til danmark

et pres mod danmarks grænser det gør at vi ikke længere kan åbne dørene for dem som kan og vil og vil bidrage

men at vi i stedet for ser et større pres mod danmarks grænser af folk som måske ikke ønsker at være en del af danske samfund

at regeringen har slækket på nogle af de regler der gør

skulle skifte de der berømte højhælede sko men det kan vi måske få svar på senere men venstre

i øvrigt er underfinansieret og i dag kan

læse i børsen at en lang række deltagere

i starten af debatten om hun kan svare på hvor mange af de skatte og afgiftsstigninger der berører danskerne fra to tusind og ti til to tusind

hele diskussionen om lønninger på tredive

giver det jo egentlig bare anledning til at jeg endnu en gang kan sige at venstre

tage hånd om nogle af de problemer der er i det danske samfund tage hånd om det forhold at der er danskere som mangler et arbejde at der er virksomheder der flytter ud af landet

forstå ikke interesserer sf det synes jeg er trist

set accepteret de målrettede besparelser på erhvervsstøtten som regeringen har lagt op til

på erhvervsstøtteordningerne skulle herre jonas dahl måske

at vi bruger besparelserne på erhvervsstøtteordningerne til at lave en erhvervsskattepakke som lemper byrderne for dansk erhvervsliv hvor

bruger pengene på alt muligt andet

jeg erindrer også at der har været en debat om for eksempel højteknologifonden hvor venstres

det vil vi også gerne diskutere men betyder det

venstres ordfører nu står og siger at venstre nikker til de besparelser på erhvervsstøtteordningerne som regeringen har

jeg fik heller ikke svar på hvor mange procent af de skatte og afgiftsstigninger der berører danskerne fra to tusind og ti til to tusind og tretten

fem og halvfems procent af de skatte og afgiftsstigninger der berører danskerne fra

i deres regeringstid jeg synes ordføreren

for at venstre nu har så travlt med at

andre skatter og afgifter der blev hævet

hvor man sammen med enhedslisten sidste år hævede skatter og afgifter

almindelig arbejderfamilie et mindre rådighedsbeløb på tre tusind fire hundrede

som sikrede at en almindelig arbejderfamilie i to tusind og elleve havde femogtredivetusind kroner mere til rådighed

vi opkræver ikke flere penge for at bruge dem vi opkræver nogle gange

rammevilkår for danske virksomheder

danske arbejdspladser dreje nøglen om og flytte produktionen til udlandet

har mistet deres arbejde på tican

mistet deres arbejde ude på toms chokoladefabrik

har mistet deres arbejde på vestas er enormt bekymrede for

hvis man forringer konkurrencevilkårene

endnu flere af deres kollegaer der må stille sig op i ledighedskøen der synes

i fællesskab fandt nogle løsninger på hvordan vi

at når de andre er billigere skal vi være bedre i takt med at de andre bliver bedre så må vi nok blive lidt billigere

en ambition om at vi skal konkurrere med asiatiske lønninger det skal vi ikke men det er en ambition om at vi i det mindste skal kunne konkurrere med vores nabolande

synes hun at lønningerne

produktionsarbejdspladser

tiltrække nogle virksomheder eller fastholde nogle virksomheder

at implementere en eu lovgivning lige så nidkært som vi gør i danmark

hvis man ikke vil se det i øjnene bare med til at forværre krisen

i fællesskab kan lave reformer

at de ikke kan få leveret post fordi man laver en blokade mod

der på nogen måde handler om at gå ind og regulere danskernes lønningerne og det bliver det heller ikke ligegyldig hvor mange socialdemokrater der stiller spørgsmålet i dag

kan organisere sig i de arbejdsgiverforeninger eller i de

herre ole hækkerup for meget i løn vi blander os ikke i lønningerne det gør arbejdsmarkedets parter det organiserer man sig ud af det vi til gengæld var med til i to tusind og seks at ophæve eksklusivretten sådan at danskerne kunne melde sig ind i de fagforeninger som de synes repræsenterede deres interesser

at når en virksomhed har indgået en lovlig overenskomst skal man så kunne

at nævne det det lille jubilæum som

faktisk også markerer

jubilæum her i folketinget nu i dag jeg ved godt at det ikke altid har været lige nemt

at vi ville komme op på et helt år

jeg vil gerne være den første til at ønske tillykke med

gået præcis en år siden vi sidste gang havde fornøjelsen af at have herre lars løkke rasmussen heroppe på talerstolen til

en tale det er en år siden venstres formand havde noget politik som han mente han kunne stå på mål for her på landets vigtigste talerstol dengang tog han ordet klokken tre og tyve syv og halvtreds som privatist hedder det og det er måske meget sigende altså det her med

jeg alle de millionergaver i form af overbetaling af privathospitaler som lars løkke rasmussen stod for som sundhedsminister opblomstringen af private sundhedsforsikringer betalt af de skatteydere der ikke selv havde råd under vko med alle de angreb på fællesskabets værdier som venstre står står for under herre lars løkke rasmussen så er det vel netop som privatist danskerne kender ham

sidste gang han stod her på folketingets talerstol som partiformand

år siden da prøvede han at bilde danskerne ind at krisen var overstået forsvundet som dug for solen takket være hans såkaldte lederskab efter at han havde tabt en hundrede og tredive job om dagen hver eneste dag som statsminister i danmark

vi er netop kommet igennem den værste økonomiske krise i mange år vi har nu lagt krisen bag os vi har nu lagt krisen bag os venstre opdagede krisen for sent venstre håndterede krisen forkert

lars løkke rasmussen som statsminister derfor har vi nu en regering baseret på et nyt flertal som skaber arbejdspladser som sikrer en troværdig økonomi og som ruster nationen til fremtiden ved at investere i vores skoler i grøn energi og i et socialt løft til dem der har allermest behov

i nitten trediverne under stauning byggede vi storstrømsbroen og lillebæltsbroen blandt andet for

arbejde til de mange arbejdsløse

halvfjerdserne brugte vi energikrisen til at gøre danmark til et af de lande der varmer husene op på den mest effektive måde

halvfemserne fik vi blandt andet bugt med den høje arbejdsløshed ved for alvor at sparke den nye industri

i tierne har vi fat i alle håndtag igen der bliver bygget tunnel til tyskland vi bygger storstrømsbro en gang til

og vores institutioner for fuld kraft vi sætter vindmøller på havet solceller på tagene vi skaber tusindvis af arbejdspladser ved at fremtidssikre vores fælles velfærdssamfund

som de ti spildte år i de brølende nul

er det som om de fuldstændig har fået slettet de sidste ti år af hukommelsen skal vi virkelig have den politik

skal vi virkelig have mere af den politik der overhørte alle advarsler og førte danmark lige direkte ind i krisen skal vi virkelig have mere af den politik der forværrede krisens konsekvenser for tusindvis af danske familier nej nu skal fællesskabet styrkes nu skal der løftes i flok

en far eller en mor at gå den tunge vej hjem sætte sig

køkkenbordet og skulle fortælle familien at nu er det slut for denne gang

ikke længere brug for far eller mor på arbejdsmarkedet vi ved hvilken utryghed det skaber i familierne når man er bange for at man skal miste

vi ved også hvordan nedskæringer vores fælles velfærd først og fremmest rammer helt almindelige danske familier der er afhængige af gode skoler et godt og gratis sundhedsvæsen og en værdig ældrepleje

job i vores kickstart og derfor er vi stolte af at være danmarks arbejderparti

sidder de hos venstre og venter på at en samling superhelte skal komme flyvende det er dem herre løkke rasmussen kalder hverdagens helte og hvem er så er det er en hverdagshelt en skolelærer der tager fat i kraven på en ung begavet knægt som bruger for meget tid på at hænge ud med de forkerte og for lidt tid på lektierne

er det måske den travle tømrer der bruger aftener og weekender som træner i den lokale fodboldklub er han en af hverdagens helte nej ikke ifølge venstre hvad så med en arbejdsløs nyuddannet elektriker der fik en fyreseddel sammen svendebrev og siden har knoklet i løntilskudsjob virksomhedspraktik og taget kurser og som stadig klør på for at få det svære fodfæste på arbejdsmarkedet nej det er ikke hverdagens helte i en venstremands øjne spørg bare herre løkke rasmussen han stod forleden til topmødet i dansk industri

med millioner på kontoen mercedes i garagen villaer i landets dyreste kvarterer

økonomiske elite i danmark

lars løkke rasmussen hjertet løbe af med sig og erklærede i er hverdagens helte

kæmpe respekt for de danske erhvervsledere vi har masser af dygtige fremsynede erhvervsfolk i danmark

jo helt afgørende for at danmark efter ti års stilstand kan rykke frem igen med konkurrencekraft og eksport

man må kalde mindre format forleden kunne en nyudnævnt direktør forlade svendborg sparekasse efter kun nitten dage under tre ugers arbejde men med en bonus på en million kroner på lommen det er jo velbetalt dovenskab og han hed vist ikke engang robert denne bankdirektør repræsenterer selvfølgelig ikke dansk erhvervsliv lige så lidt som robert repræsenterer danske arbejdsløse men kontrasten er jo alligevel slående på den ene side vellønnede direktører med bonus i inderlommen venstres helte

danske lønmodtagere der i år uden strejker uden arbejdsnedlæggelser uden demonstrationer har accepteret historisk ansvarlige overenskomster mange oplever en reel lønnedgang men de accepterer det for de ved godt at danmark står i en svær situation hvad er så venstres budskab til de mennesker dem der knokler hver eneste dag for at få danmark ud af krisen ja budskabet fra venstre er at de danske familier godt kan forberede sig på dramatiske lønnedgange for det er jo lige netop konsekvensen af venstre og dansk folkepartis forslag om at fjerne danske lønmodtageres ret til at sige fra

i sandhed en ny alliance her i dansk politik en alliance mellem venstre og dansk folkeparti en alliance med målrettede angreb

lavtlønnede danskere en alliance der sætter spørgsmålstegn ved

ved at have et fuldtidsarbejde i danmark

sådan at slå pjalterne sammen mellem venstre og dansk folkeparti og konsekvensen af deres forslag er at vi risikerer at få en ny

familier ud i fattigdom hvor far og mor arbejder fyrre halvtreds tres timer om ugen men til så lav en timeløn at alligevel ikke er råd til at forsørge

måde ser vi ikke

partierne socialdemokraterne det radikale venstre

konstaterer at danmark stod dårligt rustet til at stå imod den økonomiske krise og derfor mistede uforholdsmæssigt mange arbejdspladser den økonomiske krise har fortsat et alvorligt tag i danmark i den situation er der fortsat behov for en politisk indsats for at skabe arbejdspladser på kort og på lang sigt blandt andet gennem grøn omstilling at bekæmpe ulighed fattigdom og social dumping samt at løfte danmark uddannelsesmæssigt så den næste generation

man fik jo næsten det indtryk at det kunne

et regeringsparti der var ikke så meget om

at skabe arbejdspladser at skabe vækst i det her land

at man pålægger erhvervslivet flere afgifter i stedet for at forbedre deres konkurrencevilkår jeg

venstres mest ihærdige

blødningen det er lykkedes at stoppe blødningen lige før blev der stillet et spørgsmål til venstres ordfører som handlede om hvor mange af de skatte og afgiftsstigninger som er sket fra to tusind og ti

skyldes den nye regering og svaret var jo at fem og halvfems procent fem og halvfems procent skyldes vk regeringen og derfor er det

en kende hult når man nu anklager

for at have ansvaret for de afgifter som man selv indførte og mens man

minus en hundrede og tredive arbejdspladser i danmark hver eneste dag

fyret på aalborg portland som følge af en nox afgift som er indført

svar den socialdemokratiske ordfører giver ingen svar på hvordan vi skaber

det budskab som jeg tror nordjyderne der står til at blive afskediget som følge af regeringens erhvervsskadelige afgifter

man ikke ønsker at opretholde boligjobordningen i nordjylland skaber den

lave målrettede sociale forbedringer og samtidig

formår

enogtyvetusind arbejdspladser fordelt i hele danmark så er det jo en præstation som jeg er

med den dagsorden og som leverer resultater

konkret til boligjobordningen og at når vi foreslår den omlagt

skal omlægges til disse nye muligheder som der kommer i vores store energiaftale

der har vi jo netop mulighed for masser af energirenoveringer

og det synes vi faktisk er den bedste måde at bruge pengene på altså

vi har også tidligere i formiddag hørt ganske mange

er en rigtig rigtig god og nyttig diskussion

ordfører om ikke en af de virkelige trusler mod danskernes lønninger kommer som følge af den meget meget store andel af østeuropæere

er over tredstusind østeuropæere der fuldstændig legalt arbejder på det danske arbejdsmarked men som jo dagligt trykker

danskernes mulighed for at få de lønninger danskerne gerne vil have

en baggrund hvor selv små lønninger i danmark kan være gode lønninger set i forhold til det

en indsats på arbejdsområder hvor danskerne

derfor får danskerne det pres

eller se sig udkonkurreret af østeuropæere

tage sig af og burde diskutere her i dag

til danmark og arbejder på vilkår som er meget fjerne fra det som

vi kender på det danske arbejdsmarked og som jo også betyder

det danske arbejdsmarked indtil nu har det været fagbevægelsen som bravt har stået og kæmpet fra byggeplads til byggeplads men efter regeringsskiftet

så kommer myndighederne med så kommer ministerierne med så bliver der tjekket op på

arbejder på danske løn og arbejdsvilkår når det foregår i danmark sådan må det jo være

utrolig hult at høre at det er et spørgsmål man skulle kere sig om fra dansk folkepartis side al den stund at dansk folkeparti jo er medforslagsstiller til et forslag som vil forhindre at den danske fagbevægelse kan stå vagt om solidariteten og om danske løn og arbejdsvilkår ved at lave blokader på de steder hvor man underbyder

i løbet af dagen det glæder jeg mig til men det jeg ønsker her hvor jeg har

udfoldet efter regeringsskiftet hvilke praktiske ændringer kan vi se er der tale om at hvis man drager rundt i landet at problemet er blevet mindre er der tale om at der er færre østeuropæere der tager de danske job er der tale om at nu er lønningerne som

en tur i fædrelandet og se nogle af de problemer danske arbejdere står med

at der overhovedet ikke er ændret en tøddel på den udfordring som danske arbejdere står over for tværtimod oplever de et stigende pres fra østeuropæere der helt lovligt kommer til danmark og tager de job som ledige danskere ellers kunne

og byggepladser oplever at der er ulovlig løndumping at man arbejder uden regler for arbejdsmiljø og sikkerhed

lynhurtigt melder det til de rette myndigheder jeg tror det

hvad er det egentlig dansk folkeparti har gjort hvad har deres forslag været hvad har de gjort igennem ti år da de havde magten da de

intet overhovedet så der skal gøres noget ved det derfor har denne regering haft

vores allerførste mål at gøre noget ved det

styrke myndighedernes indsats men det

dygtiggøre sig og gøre sig dygtigere til

over at regeringen stadig væk sidder jeg er overhovedet ikke overrasket overhovedet ikke

og tredstusind arbejdsløse nettoledigheden vil stige næste år

tredive milliard kroner i underskud på de offentlige finanser aktiviteten er faldet med nul procent i andet kvartal det private forbrug falder de private investeringer falder

boligmarkedet har stadig væk åndenød store dele af finansieringen i to tusind og tyve planen er endnu ikke på plads konkurrenceevnen falder

er regeringens status efter en år synes

selv stadig væk at det går rigtig godt

et synes jeg centralt element i min tale nemlig

bare ville nævne og i al stilfærdighed sige tillykke

en års jubilæum som oppositionens leder har

jubilæum jeg markerede til at starte med

i forhold til de lande vi skal konkurrere med

vi blev overhalet af land efter land efter land gennem ti spildte

vi fik ikke flere unge til at tage en uddannelse vi fik ikke styrket vores konkurrenceevne

det eneste rigtige for mig at se

styrke fællesskabet igen styrk uddannelserne

som jeg henviser til her når så regeringen forsøger at gøre noget aktivt nemlig med en akutpakke guldægget som vi læser

hundrede og halvfems

tre hundrede og fem og firs job svarer til en gennemsnitsløn på

det svarer til en gennemsnitsmånedsløn på enogfyrretusind kroner

billigere for nationen om vi stak tre hundrede og fem og firs arbejdsløse hver fyrretusind kroner om måneden og så ellers bare

det der er problemet det er derfor danmark halter bagud

at brugsen godt nok stadig væk åbner butikker

faktisk lande i europa som taber arbejdspladser hver eneste dag det gjorde vi også

vi har stoppet den blødning som fik lov til at fortsætte under vk regeringen med liberal alliances støtte om akutpakken som blev nævnt

det mest effektive vi har nye tal fra nordjylland som viser at otte og halvfems procent af dem som kom i jobrotation faktisk nu er begyndt at få

men så er vi jo bare uenige vi gør alt hvad vi kan

jobbene i butikkerne hos de handlende og det betyder fordi der er den gevinst ved at

det er jo et faresignal af de helt store vi har set at grænsehandelen er eksploderet vil

regeringen være med til at trække de arbejdspladser tilbage og gøre det konkurrencedygtigt for danske købmænd at handle mod de tyske

at der er noget der hedder grænsehandel og at det er skadeligt

partier som da de sad i regering opfandt og indførte en fedtafgift når man hører det fra partier som står for fem og halvfems procent af de skatte og afgiftsstigninger vi har i danmark fra to tusind og ti til to tusind og tretten så

der måske er et par danskere som synes at det er lige letkøbt nok at sige at grænsehandelen var et problem der ikke eksisterede før men

har ansvaret for det afgiftsniveau der er nu men de seneste tal viser at de afgifter er for høje

om er vil herre magnus heunicke på vegne af regeringen

trække de arbejdspladser vi helt åbenlyst

at at fjerne både sukkerafgiften og fedtafgiften

ligestille afgifterne på øl og vand som er de største lokkevarer

ligesom vi fik elimineret den multimedieskat som venstre og konservative opfandt og indførte ligesom vi fik elimineret og fandt midler til

fjerne den iværksætterskat som venstre og konservative også indførte

taler om fremtidens danmark multimedier iværksætteri mon det er noget man

leve af fremover jeg tror nok at det er svært som parti

stå som en stor fremtidsgarant hvis man siger at man finder på

vi har fjernet det og vi medvirker også gerne hvis det er muligt at finde midler til at fjerne

på en mikrofon til fru ellen

nu mister deres job i udviklingsafdelingerne fordi man skærer to hundrede og fyrre million kroner

finansieret en afskaffelse

en indførelse af sukkerafgiften som vil betyde nedlæggelse af to hundrede danske job hvis socialdemokraterne mener at det er dårlige afgifter

med nogle løsninger så danmark

så

på seks milliard kroner så kender vi jo

gaver ufinansierede lettelser

nemlig i vores fælles velfærd så jeg må jo stille et modspørgsmål til fru ellen trane nørby bare sådan helt

at venstre er meget meget vrede over sukkerafgiften som ikke er indført endnu den er ikke indført den er ikke trådt i kraft den har ikke haft betydning for grænsehandelen men det

og indføre den her per første januar med den konsekvens

det kan jeg godt leve med kritisér endelig

har et stort regeringsparti som ikke selv kommer med nogen svar men kun kritiserer alle os andre

og de afgiftsstigninger

fra herre magnus heunicke til de mange mennesker der har mistet deres job

er det seks personer i superbest

regeringen giver nogen svar

at der allerede er sket fyringer og at man har mistet hver tiende butik i

og at grænsehandelen er boomet jamen hvem har så ansvaret for det hvis de afgifter vi har planlagt ikke er trådt i kraft endnu

stigning i grænsehandelen og

så er det jo jeres egen politik

som man prøver at løbe fra over for danskerne så jeg håber

regeringen selv indførte for eksempel fedtafgiften

spares på de statslige udgifter

ulandsbistanden stige med otte hundrede og fire og tredive million kroner over to år når man dertil lægger

udlændinge her i landet så kommer det op på en milliard kroner jeg gerne høre hvordan herre magnus heunicke forklarer sine vælgere det når han er ude

det fællesskab vi er en del af er et af verdens stærkeste og et af verdens rigeste fællesskaber det er danmark og det er et privilegium at være dansker vi knokler for at vi skal bevare vores fællesskab men

de køber den fuldstændig de er faktisk fuldstændig enige i

god værdi som vi ikke

hans eget menneskesyn

vi jo er verdens rigeste samfund at vi har penge nok

til de familier der pludselig står uden eksistensgrundlag efter nytår og som socialdemokraterne ikke

prøv at forklare dem det jeg synes det er amoralsk at man på den ene side forlanger at danskerne i den grad skal holde for

er det andet end et spørgsmål om menneskesyn hvad er det andet end et spørgsmål om hvordan man definerer

selv definere hvad jeg synes er moralsk og moralsk her i samfundet

at beskære dagpengene og

og nu bagefter prøver at komme som prinsen på den hvide hest og siger

man stå ved de beslutninger man har truffet

må man jo sige ja det står jeg på mål for vi socialdemokrater står mål for at vi gør alt hvad vi kan for at skaffe arbejdspladser for at sikre at de udsatte mennesker i danmark kommer ind

nogle vil kunne få kontanthjælp andre kommer til at få nul kroner at leve for fordi de for eksempel har en ægtefælle med en indkomst det betyder altså at vi risikerer at stå i en situation hvor mange tusinde danskere må gå fra hus og hjem fordi de ikke har noget arbejde

fordi der mangler arbejdspladser i danmark og det er fordi venstre konservative dansk folkeparti og de radikale forringede det dagpengesystem

er med til at sikre os alle sammen hvis ulykken sker

lavet en akutpakke og jeg håber at den virker jeg synes også at den indeholder gode ting men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge socialdemokraterne hvor mange skal falde ud af dagpengesystemet før socialdemokraterne vil gribe

ikke skal falde ud af dagpengesystemet vi bakker op om at vi har et stærkt

vores familier for det betyder noget for dansk konkurrenceevne

samtidig for at det selvfølgelig

et mål for nogen at gå og være ledig i årevis man skal hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet igen og så skal vi koncentrere kræfterne om dem der er ledige vi skal bruge tiden på dagpenge meget klogere og meget bedre end man har gjort i

mange år hvor det kun har handlet om at piske dem og handlet om at hive dem i aktivering

vil meget hellere bruge meget mere energi på at opkvalificere dem så man bliver mere parat til at gå ind på arbejdsmarkedet igen

måske får nye kompetencer så man er klar til

ud over vores akutpakke som giver mulighed for

ville være røget ud det vi godt vil måles på

har vi nået inden for mulighedernes kunst politik er jo som også

kommet med et

siger jamen det er jo ikke meningen at folk skal være på dagpenge de skal være i arbejde

lad os lave en jobgaranti

vi kan gøre for at sikre de her mennesker mod at ryge ud af systemet

jeg stillede et meget konkret spørgsmål som jeg ikke fik svar på så derfor vil jeg stille det igen hvor mange

at vi bliver nødt til at gøre noget

de mennesker som står og kigger på at

så alvorligt at vi jo har sat ind med initiativer i hele danmark med

altså vigtigere at sikre regulære arbejdspladser det kan lyde besnærende med jobgaranti

og andet men for os er det vigtigste at sikre regulære arbejdspladser til de grupper som står til at komme i klemme så vi gør alt hvad der står i vores magt for at sikre både for den enkeltes og

brudt det dødvande som vi er i øjeblikket

skabt flere arbejdspladser situationen

det ved enhver men vi kæmper for det og vi skaber næste år enogtyvetusind

bruge sin tid på en lang opremsning af drivende sentimentale floskler

matador med den onde kapitalistiske bankdirektør den hårdtarbejdende tømrer den stakkels familiefar som sidder hjemme på køkkenbordet og må sige at end ikke hans mange mange timers arbejde kan gøre at han kan forsørge sin familie

kom lige tilbage til danmark i to tusind og tolv tidligere talere har talt om hvordan forholdene er i sønderjylland og jeg kan anbefale at ordføreren tager en tur derned detailhandelen bløder jeg var

som fortalte om den store vækst virksomheden har oplevet i dag har man tyvetusind arbejdspladser placeret rundtomkring i

nej her er man nede på nu at have lige omkring fem hundrede arbejdspladser på spørgsmålet vil i kunne etablere arbejdspladser i danmark fremover er nej det vil vi ikke

det vindmøllerne ude i havet er det solcellerne på de danske tage som skal gøre at vi får skabt rigtige arbejdspladser kom nu ind i kampen

reformer skab en politik som gør at vi får rigtige arbejdspladser i danmark og ikke skal drive videre på en sentimental

jeg tror nok at der er mange der

anser det for at være et arbejde for danmark faktisk et arbejde som skaber værdi og som også skaber eksport i danmark

er et supergodt arbejde

fuldstændig glimrende at vi har rigtig mange der arbejder inden for vedvarende energi i danmark det er

jeg ved ikke om vi havde det i matadortiden men vi har det

satsning på det område og det er den satsning vi nu udbygger med vores energiforlig som jeg godt ved at liberal alliance er sure over jeg

ikke anser det for at være reelle arbejdspladser når man arbejder inden for vindindustrien i danmark ok der er vi altså så

overhovedet kan være ude i havene hvis det er den rigtige billigste og mest effektive måde at skaffe energi på

i forhold til danske arbejdspladser det

ottehundredetusind mennesker på overførselsindkomst i danmark og så taler

jeg synes helt ærligt det er for

succes for danmark som jo virkelig har gang

man altså ikke mener at vedvarende energi vindmøller og solceller

socialdemokrater og liberal alliance under den borgerlige regering blev vi overhalet på den danske produktivitet det siger oecds egne tal vi lå på en sølle otteogtyvende plads ud af tre og tredive lande det var ikke godt nok

med vores uddannelsesniveau det steg jo ikke der var ikke en stigning

en ungdomsuddannelse det er jo nogle

vi skal forbedre for at styrke vores konkurrenceevne

uddannelsesniveauet under den tidligere regering det var stigende og det man forvisse sig om under profilmodellen det man nemlig måler på er de unges evne til at gennemføre uddannelse fremadrettet så de unge som herre

og herre lars løkke rasmussen har været statsminister for da de startede i skole og

i skole har en betydelig bedre mulighed for at få en ungdomsuddannelse end nogen tidligere generation herunder

man ser på det men jeg vil blive på uddannelsesområdet for før valget

og sf jo en stribe af løfter herunder til unge der

en praktikplads i deres fælles udspil de unge skal med fremhævede

at syv tusind unge stod uden en praktikplads og det var en katastrofe det ville

måtte man forstå i s og sf ordne

derfor er jeg nødt til at spørge herre magnus

hvor stor stigningen har været i antallet af unge

de seneste tolv måneder hvor s

sammen radikale har udgjort den danske regering hvor mange

blevet parate til at kunne tage en uddannelse men det kan vi

vi kan konkludere er jo at vi har en fælles målsætning om at vi skal op på fem og halvfems procent af en årgang der skal have en ungdomsuddannelse og mens vk regeringen havde ansvaret i ti år faldt andelen den steg ikke

faldt andelen af unge der fik en ungdomsuddannelse hvad så med de erhvervsfaglige uddannelser som

drejer sig om den alvorlige situation med unge mennesker som mangler en praktikplads

sat gang i tre tusind ekstra skolepraktikpladser men vi er ikke færdige det problem skal løses

står uden praktikpladser i dag end da fru helle thorning schmidt blev statsminister for et år siden jeg kan oplyse

en katastrofe at der var syv tusind der

en praktikplads jeg kan oplyse at i dette øjeblik er

derudover finder jeg dybt problematisk at regeringen

det praktikpladstilskud til virksomhederne som har været med til at holde hånden under praktikpladsantallet under vk regeringen mens krisen satte ind

regulære rigtige praktikpladser men bare flere skolepraktikpladser lad mig henvise til at ordføreren selv skelnede meget mellem rigtige arbejdspladser regulære arbejdspladser

at vurdere om arbejdspladserne inden for vedvarende nu også var reelle og regulære rigtige arbejdspladser min pointe var netop at

når det drejer sig om praktikpladssituationen jeg synes det er et kæmpeproblem at vi stadig væk har for mange mennesker unge mennesker som godt vil tage sig en uddannelse men hvor systemet ikke er klar virksomhederne ikke er klar skolerne ikke er klar til at de også kan færdiggøre den uddannelse som de er begyndt på

er at vi har skaffet tre tusind ekstra praktikpladser

hvert år at nå endnu længere så vi til sidst har en fast garanti for at når man starter på en uddannelse så kan man også færdiggøre den men det er altså

synes det er glædeligt at regeringen gerne vil skabe

men sandheden er jo bare at ledigheden stadig væk

og regeringen har haft det her som hovedpunkt siden regeringen startede sin

og der er ikke sket noget der rykker overhovedet

derfor vil jeg spørge hvordan det så kan

at man ikke drager den konklusion at man kommer de mennesker til undsætning der nu risikerer at falde ud af dagpengesystemet der nu risikerer den utryghed det vil skabe for dem og deres familier hvad vil herre magnus heunicke gøre

betydet at vi har stoppet den styrtblødning som skete måned efter måned efter måned

en situation hvor ledighedstallene

som vi socialdemokrater stemte imod

samme niveau så spørgsmålet er ikke

hvorvidt der er ændret noget i nogen som

et stunt sådan en kolbøtte sådan en ja undskyld udtrykket ussel omgang politisk plattenslageri man foreslår selv et indgreb

ikke ændret noget som helst i forudsætningerne

lavere ledighed som regeringen havde som mål er ikke sket

gode gamle komiske ali fra irakkrigen

bliver ved med at snakke om at vi skal flere job vi skal have lavere ledighed men det sker jo ikke

forlænger vi altså dagpengeperioden og støtter de mennesker og kommer den utryghed til livs der er ude

citater igennem for jeg vidste at det var noget man ville spørge om fra dansk

gennemførte men jeg har ikke set nogen steder at dansk folkeparti var klar til finansieringen af det

det at vi fik repareret

nå ja men vi havde da egentlig regnet med i dansk folkeparti at vi kunne ændre lidt på

hvis konjunkturerne ikke vendte så er

det så ikke skrevet ind som en forudsætning i den aftale man lavede under

havde man jo masser af indflydelse det har man så ikke i dag og det kan

i tirsdags uanset hvad man

mener om indholdet det kommer jeg tilbage til

en festdag når folketinget sådan trækker i arbejdstøjet nogle synes måske vi

statsministeren uanset hvem det er indtager talerstolen og giver sin åbningsredegørelse jeg skal også

det vil jeg nu lige komme tilbage til

i den grad er kommet dårligt fra start men statsministeren

op på et pressemøde og siger at regeringen er kommet rigtig godt fra start

drejer sig om også i tirsdags hvor man fik fornemmelsen af at hun i

hvilken som helst tale der kan handle om hvad det så end skal være på nøjagtig den samme formfuldendte stilsikre måde og med det samme smil på

på min stol hernede og hørt på statsministerens

beklagelse ved nærmere eftertanke og

set talen igennem igen og prøvet at fokusere på hvad skete i tirsdags så tog jeg nok fejl der var et sted hvor jeg egentlig mærkede at statsministeren brændte igennem og mente hvad hun sagde det var da talen kom ind på eu og de europæiske forhold hvor hun jo med glæde kunne citere krags ord om

jo sagde i talen i europa parlamentet at hun var europæer af hjertet og derfor er det jo logisk nok at det europæiske falder hende nemt og er et sted hvor hun faktisk godt selv kan nu handlede det så også

vi fik desværre ikke så mange ord om det jeg håber at statsministeren i dag senere når hun tager ordet kan løfte sløret for hvor hun ser danmark i forhold til for eksempel bankunionen

tyskland nu som krav for at gå videre i processen med at finansiere de sydeuropæiske landes

ønsker en egentlig føderation altså en finansunion bygget

mener statsministeren at danmark skal med i det uanset at den danske befolkning jo har sagt nej tak til at være en del af euroen

kroner jeg synes det kunne være interessant at statsministeren svarer på det spørgsmål senere

udviklingen i eu

for for regeringen jeg tror de fleste danskere der har fulgt statsministerens gøren og laden det sidste års tid kan huske en del omkring

nævnt ganske mange gange jeg har jo det ønske at jeg

en lille knallert stående herude og så demonstrere for statsministeren hvad en kickstart egentlig er en kickstart er jo noget med at man med

en simpel enkel handling kan sætte noget i gang der så virkelig kører derudad spørgsmålet er

hos folk alle mulige steder som svaret på

hjulpet danmark den har måske holdt hånden under nogle arbejdspladser fordi man har fremrykket nogle anlægsprojekter

jo ganske udmærket at man bruger en lavkonjunktur

regeringen i vi har jo også støttet det før regeringen kom til da det var den tidligere regering der også ville sådan

det er jo fint nok men en kickstart der har

vurderer de jo at vi virkelig er inde i i noget der minder om recession

på de økonomiske problemer regeringen afskaffer håndværkerfradraget til ejere og lejere som ellers kunne

regeringen har jo sløjfet nedrivningspuljen til forskønnelse af landdistrikter

danske arbejdspladser alt imens accepterer regeringen en situation hvor der er langt over tredstusind østeuropæere som tager jobbene

jeg vil vove den påstand at noget der for alvor presser lønningerne i det danske samfund

mængden af østeuropæere som nu er her og som i praksis

været i arbejde men som også sætter en ny standard for hvad man kan kræve i løn for at udføre arbejdet det pudsige her er at alt imens vi hører en masse om et

hører vi ikke et ord fra den socialdemokratisk ledede regering om det her problem med så stort et antal østeuropæere

er fuldstændig tavs i den debat der

i formiddag den eneste grund til at det har været oppe

ordfører jeg synes

på det danske arbejdsmarked og forholde sig mere aktivt til det statsministeren talte også i tirsdags om parallelsamfund hun sagde at regeringen vil have færre parallelsamfund ja tak det vil vi også

færre parallelsamfund hvad skal man så gøre for at få færre parallelsamfund

så de der er her med problemer som baggrund

kan blive hjulpet til at blive integreret i det danske samfund hvis ikke man kan integrere dem der er

enkelt er det jo hvad er regeringens bud regeringens bud er at der nu kommer markant flere asylansøgere til danmark end tidligere i forhold til sidste år

den stigning der har været bare de seneste måneder

skal ud at bo uden for centrene

have lejlighed ud at have arbejde i lokalsamfundene er det noget man virkelig tror vil nedbringe antallet af parallelsamfund jeg tror der sker det modsatte det viser al erfaring til sidst vil jeg

jeg skal selvfølgelig også ønske regeringen tillykke det synes jeg

gøre når en regering har fødselsdag også selv om man egentlig ønsker sig en anden regering men jeg må dog lige komme med den observation at før valget

hvor mange flere penge den enkelte kommune fik

valgte velfærden det var før valget

der nedskæringer i kommunerne

den korte udsættelse vi nu laver mødet udsættes hermed til klokken

skal jeg lige oplyse at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

ordet til at stille spørgsmål er fru maja panduro

af det som som nu skal ske er at man har et ønske om at df

af det offentlige dem der producerer værdierne dem som så modtager

det er pensionisterne og

skriver morten messerschmidt er ordføreren

skal i regering eller ej vil jeg som det første sige det er umuligt at sige noget om det skal vi

på det tidspunkt hvor vi får størst indflydelse ud af det og vælgerne vil give os opbakning til det men altså helt ærligt der er sandsynligvis tre år til et

tale og jeg i fald ikke den der er tilhænger af at man sælger skindet før bjørnen er skudt så der skal lige være et flertal for en ny regering og så skal vi se den største

at være uden for regering og alle de der ting alle forudsætninger skal opfyldes

et hold det det kan fru

ved mener jeg at morten messerschmidt er en dygtig en europaparlamentariker ja det mener jeg i den grad han er

en god figur for danmark i europa parlamentet så er

som jeg i hvert fald husker det der bliver citeret det er en diskussion om en anerkendelse af de skaffedyr der hele tiden skaffer pengene hjem til

anerkende dem som hver eneste dag knokler for at tjene penge

så vi kan have et velfærdssamfund hvor vi har en stor omfordeling hvor vi hjælper pensionisterne hvor vi hjælper

understreger det men det har ikke noget som helst at gøre med

understrege at pensionisterne også for en stor dels vedkommende er en gruppe der har hjælp behov ja selvfølgelig

som fortjener bedre hjælp end i dag ja selvfølgelig ønsker vi at understrege det

genopretningspakken frem

var i størrelsen fem og tyve milliard kr og det var mest besparelser

der fik jeg syn for sagen og en vis beundring for dansk

at finde på noget andet så det ikke alt sammen er besparelser

til v og k jeg har aldrig sagt

synes det var beundringsværdigt

for dem alle sammen det går jo som vi vidste

udtryk for betyder det så at man ikke

til de mennesker der bliver ramt af den kortere dagpengeperiode det mener jeg godt at man kan og jeg mener også

inden for skiven hvis vi går tilbage og kigger på det arbejdsmarkedskommissionen

sætte dagpengeperioden ned fra fire år til to år så opererede de faktisk også med en mulighed for

midlertidige forlængelser af dagpengeperioden i situationer hvor vi politikere syntes at ledigheden

og hvor det ikke tegnede til at man realistisk kunne finde et job

valgkampen sidste efterår at det det ville vi tage i brug hvis vi fik mulighed for at få indflydelse på det så

vi gjorde i foråret det at vi støttede forslaget fra

af om at lave en midlertidig forlængelse og nu foreslår vi så at man gør det en gang til det synes vi egentlig ligger helt inden for skiven og det håber jeg også at fru marianne jelved vil

på en konjunkturafhængig dagpengeperiode så skulle ledigheden op på omkring otte pct før man kunne ændre

at sikre at folk kan være på

årtier og det er derfor at vi har bevæget os på det her område som vi har

endnu dygtigere derfor synes jeg ikke at

thulesen dahl så modigt gjorde i foråret to tusind og ti

ændringer i forudsætningerne

forventningen var at der ville komme gang i væksten forventningen var at der ville komme gang i beskæftigelsen

vi står i en situation hvor vi taber arbejdspladser

derfor kan vi da ikke bare sådan sige nå

bliver da nødt til at have en en holdning til

er nogle mennesker som i

ikke har en realistisk chance for at skaffe sig et arbejde i en tid hvor boligmarkedet hvis de skal sætte huset til salg som den eneste mulighed for

en mulighed i arbejdsmarkedskommissionens model

i sin essens går ud på at man

i danmark det er næppe noget der vil ske fra den ene dag til den anden men det er

polsk eller en rumænsk overenskomst og arbejde efter den i danmark jeg tror at der er rigtig mange danskere der ville betakke sig for at det er den form for arbejdsmarked vi skal have i danmark hvor man ikke kan forsørge sin familie selv om man har

ikke desto mindre det der ligger i venstre og dansk folkepartis

ikke forstået at det var det der var rækkevidden eller også vil

af over tredstusind østeuropæiske arbejdere som turnerer rundt i danmark og som tager jobbene fra danskerne til en løn der er langt under

få for deres job hvad kan danskerne så gøre ja enten kan de bare se sig selv blive arbejdsløse eller også kan de byde sig til til de lavere lønninger som østeuropæerne nu byder sig til med det er den reelle situation ude i virkeligheden netop nu vil

mere teoretisk debat om der vil ske om nogle år hvis nu man gør det ene eller det

anerkende at den anden debat om østeuropæisk arbejdskraft i danmark er en

det burde man gøre noget helt anderledes dramatisk ved end det

regeringen har gjort og det er påfaldende

en åbningsdebat som den her hvor man siger at man kerer sig så meget

vil have den konsekvens for løndannelsen i danmark

danske lønninger når man kan arbejde efter en rumænsk overenskomst

det vil arbejdsgivere kunne kræve

vil man det

at om der er nogen der så gør noget ved den løndumping

og arbejdstilsynet kommer ud og laver kontrollerne kommer ud på villavejene og ser på hvad

det er noget venstre side af folketinget ikke har været optaget af

kristian thulesen dahl havde medansvaret og ikke gjorde noget det gør vi nu vi får afsløret de steder hvor der ikke bliver arbejdet efter dansk overenskomst vi slår ned på det fordi vi netop ikke

men det er det kristian thulesen dahl vil have mere af vi skal arbejde efter rumænske overenskomster

i folketinget der har bifaldet at man fik de østeuropæiske lande

som medlemmer af eu og dernæst

hvis lønniveauer stadig væk er så langt bagefter

kan komme til danmark og reelt underbyde danske arbejdere

vil man bare ikke tale om og det er

skal selvfølgelig genfremsættes men vi skal selvfølgelig når det bliver lovgivning i danmark sikre

overenskomster på dansk jord det skal selvfølgelig være ting der er eksisterende i danmark og så er sagen at herre jesper petersen

med beskæftigelsesministeriets notat og så videre

efter eu reglerne men vi lægger os altså ikke fladt ned i forhold til eu

kan laves formuleringer der sikrer at det her

finder sted i danmark på ordentlige vilkår så man

herre jesper petersens regeringsnotat

thulesen dahl der står til at falde ud af dagpengesystemet og det er meget alvorligt for de mennesker

mange af dem risikerer faktisk at få nul kroner at leve for mange af dem risikerer at måtte gå fra hus og hjem

og ingen af dem ville have stået i den situation hvis

for at forringe dagpengene og dagpengereglerne hvis ikke dansk folkeparti havde stemt for

dansk folkeparti

jelved netop har sagt og jeg citerer det går jo som vi vidste det ville gå

får konsekvenser for rigtig mange mennesker

fortryder i fortryder i at

stemmer til at forringe dagpengene fortryder i at i lagde stemmer til en halvering af dagpengeperioden

af at enhedslisten er i en situation hvor man ikke engang kan regne med

man skulle jo tro at enhedslistens energi ville blive brugt

som ikke vil være med til at lave lave en midlertidig forlængelse af dagpengeretten for de

i den grad er to meget forskellige partier og vil noget forskelligt vi har taget ansvar

en stilfærdig opfordring at man retter skytset mod dem der ikke vil være med til at afhjælpe det her problem i stedet for

dagpengesystemet

de mange mennesker har fået en fyreseddel og som nu står til at miste deres dagpenge

jeg stillede et meget meget simpelt spørgsmål nemlig om

fortryder

at fire år

ændret reglerne for genoptjening altså få genoptjeningen tilbage på en halv år

det vi gjorde dengang var at tage ansvar for danmarks økonomiske situation på et tidspunkt hvor finanskrisen havde raset og hvor vi skulle genoprette dansk økonomi men for mig at se er der ingen forskel

er ikke noget problem i at man på den ene side gør de ting der er nødvendige for dansk økonomi på lang sigt så der er troværdighed omkring dansk økonomi

imod ellers at blive ramt voldsomt her til nytår som jeg også sagde til fru marianne jelved lå det faktisk også allerede i arbejdsmarkedskommissionens model at man skulle forkorte dagpengeperioden generelt til to år men så skulle man i bestemte situationer

kan måles på at beskæftigelsen falder lave midlertidige forlængelser af dagpengeperioden det

behandlede regeringens forslag

at stille et enkelt spørgsmål

kristian thulesen dahl anerkender

at man skal anerkende virksomhedsledere og deres evne til at skabe overskud i

bruge et udtryk som er så kraftfuldt som udtrykket gøgeunge

retfærdiggøre denne anerkendelse af virksomhedsledere jeg

det her med skaffedyrene i i danmark som jo ikke bare er et spørgsmål om virksomhedsledere

et spørgsmål om de arbejdere der går på arbejde og tjener deres penge hver eneste dag vi har i de seneste måneder haft en debat om det her med at være på kontanthjælp hvis man

jeg har også set regeringens repræsentanter

i den debat der har handlet om at hvis man er arbejdsløs og modtager understøttelse så skal man selvfølgelig også stå til rådighed for

synes jeg er helt relevant den kommer jo sikkert også op i forbindelse med regeringens forslag om at lave en kontanthjælpsreform

selv om robin hood princippet altså at vi skal hjælpe de svage

den tredivete januar to tusind og tolv om at omfordelingstanken lighedstanken er en syg tanke mener herre kristian thulesen dahl også at lighed

det er jo en lidt mere nuanceret fremstilling end den herre benny engelbrecht lige har gjort sig skyldig i skal man omfordele for omfordelingens egen skyld nej det skal man selvfølgelig ikke man skal omfordele af hensyn til at skabe et sammenhængende samfund der

alle de positive ting der er ved et samfund der er præget af en stor grad af omfordeling fra dem med de bredeste skuldre til

også derfor jeg ved talrige lejligheder har sagt at jeg synes godt om den nordiske velfærdsmodel jeg synes godt om en

hvor de stærkeste i samfundet tager ansvar for

de svageste og jeg synes at noget af den homogenitet

i det danske samfund er noget af det vi skal værne om

så sandelig også i en kulturel sammenhæng ved at anerkende den kulturarv vi er en del af anerkende vores historie anerkende at det giver nogle goder at vi har en befolkningssammensætning så homogen som den er

for alvor at få lavet det om i en fart

udenlandske firmaer der arbejder i danmark underbetaler deres udenlandske arbejdere lader dem arbejde sort altså uden at

firmaer også blæser på alle danske arbejdsmiljøregler det betyder jo

så kommer vi så til det her famøse forslag som dansk folkeparti

at hvis en arbejdsgiver indgår en polsk overenskomst tredive kroner i timen så skal dansk fagbevægelses

lave vareblokade for at opnå en bedre overenskomst og det er jo skrækkeligt

ordførerens kommentar til

gad vide hvor vedkommende står og kommer der nu et hint til hvordan medlemmerne skal stemme her om kort tid nå ikke mere om det

svaret på spørgsmålet vi vil ikke gennemføre en lovgivning i danmark som betyder at vi skal anerkende østeuropæiske overenskomster

vi vil have en lovgivning der sikrer

de faglige organisationer der kæmper medlemmernes sag

man har forsøgt at give et billede af nemlig at

det der derimod er den reelle trussel det

inde på nogle gange og det håber jeg også at der bliver lejlighed til at

forholde sig til i debatten er

den reelle løndumping der finder sted lige nu

at man tilbyder arbejdskraft til langt lavere lønninger end det danskerne er vant til og så har danskerne to muligheder enten at blive arbejdsløse acceptere det eller selv begynde at underbyde

fem og tres million kroner ekstra til kontrol imod social dumping til arbejdstilsynet skat og politiet og hvis vi tager dagens

jo også karakteristisk at i regeringspartiernes forslag til

sammen med enhedslisten står der at vi skal bekæmpe social dumping det arbejder vi stadig væk med og vil tage initiativer til hvorimod i det

ikke et ord om at man skal bekæmpe social dumping

sammen med venstre har dansk folkeparti aftalt med venstre at danmark skal meldes ud

kort bemærkning og med et minut til at svare først skal vi

i det hele taget formulere en tanke hos os selv om at vores indflydelse ville være størst ved overhovedet

jeg må bare sige til til sf spørgeren her

sætte sig som mål at komme i regering og så kaste

når man skal i regering kommer ikke til at finde sted hos dansk folkeparti så enkelt er det så på den måde er vi ikke forhippede på at komme

til ministertaburetterne overhovedet og så synes jeg altså også at

de skal spørges og de skal høres jeg synes det er lidt tidligt men

en forståelse af at man i sf har kapituleret

accepterer at det næste folketingsvalg bringer regeringsmagten væk fra de nuværende regeringspartier så dem om det men men så langt er vi ikke kommet endnu

altså et faktum at

aftalen var højere og

for at miste dagpengeretten altså arbejderbevægelsens erhvervsråd som er nogle som jeg tror statsministeren og regeringen jo ofte lytter til det er ikke sikkert

tidligere på året var forventningerne at der ville være en stagnation på det private danske arbejdsmarked det er nu afløst af risikoen for en ny nedtur som kan koste yderligere attentusinde og ottehundrede arbejdspladser i de tre

senere står der dansk økonomi balancerer lige nu på kanten af recession og lige nu tegner sig en ny nedtur

jo bare de refleksioner som ganske mange ude i fædrelandet gør sig om hvordan dansk økonomi har det nu

er for nogle fremtidsudsigter vi har her på kort sigt der får os til at sige at så bør vi tage et ansvar for de mennesker som ellers på grund af noget vi selv har gjort

dagpengeretten vi føler da et særligt ansvar for at komme med løsninger på det fordi vi jo blandt andet selv lavede en dagpengereform for et par år siden som efter vores opfattelse byggede på en forventning om at vi nu stod i en vækstsituation og ikke i en

vk i august to tusind og elleve

mindre udtrykker noget helt reelt

at der er tale om nuancer i tal så er

finkæmme de tal som som bliver læst op her

er at en af forudsætningerne dengang faktisk også

man forventer et større tab af arbejdspladser

jeg så på det radikale landsmøde at

at man skulle have de her økonomiske reformer

et socialt sigte og jeg synes det er lidt ærgerligt hvis det

var for at berolige baglandet der var kritisk men herefter

med østeuropæisk arbejdskraft i danmark lige nu og her lige uden for vores vinduer

de sidste fem år hvor

dansk folkeparti sammen med venstre og konservative styrede det her land hvor mange

var meget ængstelig i forhold til arbejdskraften fra

eus regler i forhold til vandrende arbejdstagere som kunne underbyde danske

jeg ved ikke helt hvordan det forholder sig i dag men det kan vi jo eventuelt komme tilbage til

været en frygt hos os hele vejen igennem dengang man lavede østudvidelsen

kunne medføre vi ønskede at man skulle udnytte alle muligheder inden for eu for at forsinke det tidspunkt hvor de østeuropæiske arbejdere kunne komme ind og tage de danske arbejdspladser simpelt hen i et håb om at lønningerne så kom op på et højere niveau i de østeuropæiske lande inden

fik fri adgang til det danske arbejdsmarked det ønskede man så ikke et flertal i folketinget uden om dansk folkeparti ønskede at man ikke udnyttede de regler fuldt ud

så formåede vi altså ikke at påvirke den så voldsomt at vi kunne udnytte

de regler vi havde inden for eu så langt de kunne strækkes

grænsebomme og den slags svarer til at bekæmpe en atomubåd

der handlede om hvordan man skulle gebærde sig i forhold til østeuropæisk arbejdskraft var dansk

som jeg husker det med den daværende vk regering

og radikale venstre og jeg tror at sf tilsluttede sig senere vi

risiko for at der kommer en strøm af østeuropæisk arbejdskraft ind i danmark vi har advaret

for billig østeuropæisk arbejdskraft men tror de fleste kan finde den hvis

så skal man da ikke bilde mig ind at det ikke skaber lønpresseri på det danske arbejdsmarked der er da masser af danskere gudskelov der arbejder til fornuftige

nu må se sig udkonkurreret af østeuropæiske arbejdere og se i øjnene at de har to muligheder enten at blive ledige eller at gå ned på det lønniveau som østeuropæerne tilbyder sig

det er det fru pernille rosenkrantz theils parti må påtage sig ansvaret for man kunne godt have forventet

der vedtaget nogle nye regler om cabotagekørsel

set på at vognmandsindustrien gradvis er blevet udhulet på grund af urimelige cabotageregler uden at man

havde mulighed for at stille nogle klare krav når man indgik finanslovaftale få en politik der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

at vi i danmark har en slappere linje i forhold til

have strikt styring af det her end man har i en række andre eu lande så vi mener at vi har handlemuligheder

at gøre noget for at komme problemerne til livs i vognmandsbranchen og hvis jeg skal tage det

øvrigt har regeringspartierne bag sig i det spørgsmål ja så kan vi

udvikling fortsætte igennem

problemerne og vi satser jo på at vi får en afklaring i løbet

i ti år og det først

oprør imod det på en måde så det kunne høres og så kom det til sidst

gjort noget som helst jeg sagde bare stilfærdigt i første runde at fru

det ved hun jo faktisk ikke om vi har gjort så derfor synes

en en forholdsvis hurtig

jeg tror at rigtig mange mennesker der oplever det her som et problem ude i vognmandsbranchen gerne vil se løsninger og jeg gav så

at hvis regeringen er optaget af det og vil komme med løsninger er vi med på det vi vil meget gerne

så kan vi have en diskussion ved siden af der handler om fortiden den deltager jeg meget gerne i

at han ikke er helt tilfreds med vores regering og han siger derfor direkte at han ønsker et andet flertal bestående af i hvert

og venstre det betyder jo samtidig at der skal stilles krav til venstre for det tætte samarbejde

en tilbagerulning der som minimum betyder at pointsystemet skal genindføres og at reglerne for familiesammenføring

serveret til befolkningen før folketingsvalget sidste år

der ville fortsætte uændret det var sådan hovedbudskabet

vi altså set den her lange lange række af lempelser

selvfølgelig er at vi får et flertal her i folketinget

som vi siger som minimum tilbage til de regler vi havde før valget

vi får genoprettet udlændingepolitikken

vi får normaliseret udlændingepolitikken igen i forhold til de lempelser der nu sker og som

i fremtiden blandt andet ved at antallet af asylansøgere

og fattigdomsydelserne det er de fire ting vi har ændret på udlændingeområdet

hvad der skal ske på udlændingeområdet så kunne at han samtidig løftede sløret for hvilke nye krav til stramninger

siger jo direkte at det er minimumskrav at de her fire tiltag bliver tilbagerullet

i øvrigt lempelser som giver offentlige merudgifter på på forventeligt otte hundrede og firs million kroner så det er en dyr omgang for danskerne

bare dyrt for samfundet kulturelt men det bliver også dyrt dyrt i forhold

til vores pengekasse hvilke andre ting der måtte være nødvendige at gennemføre

vurdere hvad der er nødvendigt at gøre i forhold til de ting vi vi mener er vigtige på udlændingeområdet nu siger vi så bare klart hvad angår de lempelser regeringen når at lave inden næste valg at der vil vi gå til valg på at få

meget gerne komme tilbage også i fremtidige debatter selvfølgelig

nyt under solen og så underholde med

høje og det giver udfordringer for vores erhvervsliv de udfordringer er ikke en følge af krisen

dengang de sad ved magten vk udviste ikke rettidig omhu som man kunne sige det reformer og

konkurrenceevne blev forsømt til fordel for et stift skattestop og en slap finanspolitik udfordringen blev ikke taget op tværtimod blev lønkonkurrenceevnen

så da krisen ramte os forsvandt rigtig mange arbejdspladser

slås nu med de ubetalte regninger der er ikke nogen genvej

komme på rette kurs forudsætningerne for jobskabelse og bedre konkurrenceevne er blandt andet en ansvarlig finanspolitik og en skattestruktur

at yde en ekstra indsats en afdæmpet lønudvikling

en tilstrækkelig stor og veluddannet arbejdsstyrke

arbejdsmarkedspolitikken bringer os et stykke ad vejen og de seneste overenskomster bidrager ansvarligt og positivt til vores mål

er bedre til at optimere arbejdsprocesserne og er kreativ når nye ideer skal udvikles

mere velstand danmark har været kendetegnet ved at have et højt uddannelsesniveau

landene i to tusind og ti var danmark rykket seks pladser tilbage og

blevet overhalet af seks nationer det er derfor at

radikale venstre og regeringen satser satser massivt på uddannelse

at alle videregående uddannelser bidrager til at øge produktiviteten for alle medarbejderne

en uges tid siden overværede på aalborg universitet

på sin tredje uge med studerende fra aalborg universitet og studerende fra

fra arktitektur design og fra andre designuddannelser de sad sammen virksomheder på sundheds og

af de tre uger udarbejdede de innovative løsninger som virksomhederne

med sig hjem og sætte i produktion

gerne ville have fra universitetet og fra professionshøjskolen se det her er virkelig en god historie

de har kan bruges sammen med forskning og innovation og det som de studerende lærer det er den type

innovative løsninger der fører frem til nye produkter

velfærdsteknologien og til flere nye arbejdspladser det underbygger vigtigheden af få en samlet innovationsstrategi sikrer koblingen mellem de offentlige investeringer i forskning udvikling innovation

danmark skal være løsningernes land hvor de innovative løsninger de samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse

også en grøn vej til et bedre samfund i regeringsgrundlaget har regeringen formuleret nogle mål for en meget ambitiøs grøn omstilling den vil radikale venstre

hensyn til vores økonomi i de sidste fem og tredive år er verdens middelklasser vokset

at verdenspriserne på energi fødevarer metaller og andre ressourcer

det tyvende århundrede

den lange vej til en grøn økonomi

den grønne omstilling fordrer en gennemgribende omstilling af hele vores økonomi af

alene med alle disse planer der arbejdes med klare allierede for at styrke indsatsen

fn og verdensbanken

strategisk plan med klare målepunkter og med en høj grad af sammenhæng mellem de klima og miljømæssige aspekter og de økonomiske aspekter en omstilling der lever op til regeringsgrundlagets ambitionsniveau er virkelig en meget stor udfordring men se den store udvikling begynder nu i folkeskolen

i spidsen for en folkeskolereform hvor børnene skal

for at lære på en måde der tilgodeser det enkelte barns læringsforudsætninger det gælder både i de boglige og i de praktisk musiske fag der er brug for mere tid der er brug for lærere med lærerfaglige kompetencer derfor skal vi have en målrettet efteruddannelse af lærerne al god undervisning står og falder med at lærerne kan

skabe tillidsfulde relationer med eleverne men nu fødes børn som bekendt ikke som syv årige derfor vil regeringen også se på udviklingen af pædagoguddannelsen og et samarbejde med kommunerne øge kvaliteten af arbejdet i dagtilbuddene børn er børn og børnene

og fællesskabets ansvar uanset deres rødder og deres forskellige livssituationer vi bygger

et fag og til dannelse som borger og medborger

samfund med frihed og folkestyre radikale venstre

gjort før i vores historie da vi gik fra enevælden til demokratiet

folkehøjskolerne skabte et selvbevidst folk der skabte forpligtende fællesskaber af myndige mennesker

tids problemer til debat og formede en fælles fremtid vi har rod i en kultur som har skabt fællesskaber og fremdrift kulturen og historien er det kit der binder mennesker sammen og som gør det muligt at vi sammen kan løfte en udfordrende fremtid

fru pia kjærsgaard herre joachim b olsen fru tina nedergaard

fru stine brix herre erling bonnesen herre peter christensen

men vi når nok kun ti

tegner godt for for samarbejdet forhåbentlig

af den fremstrakte hånd vi er kommet med for at vi kan finde nogle brede løsninger som netop går ind og tager hånd om det problem som fru marianne jelved jo også nævnte i sin tale nemlig at vi har en konkurrenceevne som er blevet presset op gennem de gode tider og som vi har behov for at gøre noget aktivt

at vi skader den yderligere

gerne spørge fru marianne jelved om fru marianne jelved ser noget perspektiv i

målrettet på nogle af de skatter og afgifter som skaber grænsehandel hvor vi viderefører boligjobordningen som ifølge et svar

og hvor vi i fællesskab går ind og tager

kommende finanslov men vi har noteret os i radikale venstre at venstre er kommet med et bud og gerne vil bidrage til en finanslovforhandling og

resultat hvis vi vil kunne blive enige men det er klart at vi

gerne vil bidrage til at konkurrenceevnen forbedres det er bare

bidrage til at løse konkurrenceevneproblemet og jeg kan ikke afvise

for samfundet det er det vi har hørt fra en lang række erhvervsledere hvis der ikke sker noget nu hvis der ikke bliver sendt nogle positive signaler

så risikerer vi at danske produktionsvirksomheder er rykket ud af landet om om ti år derfor er det jo også et valg regeringen står

lave en bred aftale som sænker nogle skatter og afgifter eller om

den anden vej og gjorde det dyrere at producere i danmark

fru marianne jelved lagde meget vægt på den grønne omstilling det

set enige i men boligjobordningen som regeringen nu lægger op til at har jo i høj grad også været med til at understøtte energirenoveringer den nettomålerordning som regeringen nu stopper og den energiforbedringsordning som man ikke vil indføre alligevel hiver jo i den modsatte retning hvordan hænger de her ting sammen lidt tilsvarende højteknologifonden som regeringen vil spare på hvordan hænger det sammen med det fru marianne jelved står og siger nu

er et udtryk for at man gerne vil

valgt at prioritere for eksempel uddannelse meget højt i regeringen

skaffe ekstra midler til at kunne finansiere det højeste optag

de danske uddannelsesinstitutioner

et andet sted fra uddannelse er for os helt afgørende for også på sigt at øge konkurrenceevnen og skabe bedre muligheder for vækst højere produktivitet fordi alle

analyser viser at det at have en videregående uddannelse og komme ind

er jo et bidrag til den store satsning som uddannelse er

har handlet om de her dagpenge

der falder ud af dagpengesystemet her til nytår hvis man følger reglerne som de er nu og ikke

har fulgt debatten ikke bare i dag men over tid har kunnet høre at det radikale venstre er det parti af regeringspartierne der i særlig grad har modsat sig ændringer til gavn for de mennesker der ellers falder ud af dagpengesystemet

om den modstand det radikale venstre har imod sådan nogle ændringer gør at der ikke vil kunne findes løsninger i finanslovforhandlingerne

midlertidig forlængelse

af dagpengeretten er modstanden så massiv

hen vil modsætte sig at man forhandler sig frem til en løsning i

herre thulesen dahl her i salen

det som er der nu ingen det var det jeg mente

de forudsigelser der var i tusind og ti hvor vi stemte

men ikke var med i et forlig fordi vi ikke måtte komme med i det jeg ved ikke hvem der forbød os det men samlet måtte vi i hvert fald ikke komme med der er ingen af de forudsætninger der er ændret og derfor synes jeg det er meget hult af

dahl at svinge sig op på den hvide hest og spille helt og løbe fra den aftale som

der siger at sådan er det og at man har en aftale i

at finde ud af nu er om det betyder at

bevægelighed som gør at man i

for næste år kunne lave den samme bevægelse en gang til

i tankegangen hos det radikale venstre at gøre det en gang til det er ligesom det

man har baseret sig på grundlag men så forhandler man med nogle partier og giver nogle indrømmelser og en af de indrømmelser kunne jo være at man ser på det

der er den mulighed for bevægelse hos det radikale venstre i

den konkrete forhandling om finansloven for to tusind og tretten som skal i gang i næste uge og som finansministeren har indbudt til

at det er regeringen der forhandler finanslov

det er regeringen der afgør hvor kompromiserne skal ligge henne og hvordan de

det samme som statsministeren gjorde i forgårs nemlig gemmer sig bag folkeskolen i stedet for at tale om mange af de problemer og udfordringer som danmark står over for det er folkeskolen

et område hvor vi sikkert bredt i folketinget kan blive enige om at det

fra fru marianne jelveds tidligere ministerium økonomi og erhvervsministeriet

der faktisk viser at

særlig meget for den økonomiske vækst

andre faktorer som har haft stor betydning vækst i arbejdsproduktivitet investering af produktionskapital

hos den medarbejder der kommer men hos alle medarbejderne i virksomheden dermed øges produktiviteten

og erhvervsministeriets egne tal i stedet for at prøve at se

ved at uddanne sig på grund af at skattetrykket

den store gevinst

så længe vi har en udgift til velfærdssamfundet som vi finder rimelig og den skal finansieres

vi nødt til at have et skatteniveau

indeholder det element at man skal bekæmpe ulighed

må man vel indføre mere lighed

at det kan betale sig at arbejde gøre en indsats og investere i danmark er det ikke sådan at fru marianne jelved i virkeligheden er mere enig med mig end med de partier som man

sammen med her i folketinget om at vi skal skabe mere dynamik i samfundet det betyder at nogle tjener flere penge end andre men

det har det radikale venstre faktisk ment siden nitten

læse i det første program de har lavet vi ønsker at give et løft til den del af befolkningen som har mindst og vi prøver at gøre det på en måde som ikke konflikter med arbejdsmarkedet og andre forhold det kan man

den skattereform der er indgået senest hvor vi har lavet særlige beskæftigelsesfradrag

for enlige så de får mere ud af det end de

venstre er parat til at øge skatterne i det her samfund eller er det radikale venstre parat til at gå videre i den retning som vi ganske rigtigt gjorde med aftalen i juni og sænke skatterne i

det giver os mulighed for at gøre mere for dem der har mest brug for hjælp i det her samfund

det er vigtigt at vi gør en bedre indsats over for de mest udsatte i samfundet men det forudsætter jo ikke at vi får mere lighed det forudsætter

i samfundet så vi har bedre råd

vi er tilhængere af en progression i skattesystemet

er fuldstændig afgørende for det videre politiske forløb ikke bare frem til nytår men i resten af den her regeringsperiode nej det er

jeg kender jo ordførerens holdning ordføreren er vældig begejstret for en dagpengereform der kan medføre at tusindvis af mennesker mister deres forsørgelsesgrundlag nej det er et spørgsmål om skattereformen det taler jo for sig selv at ordføreren mener

fordi det er dem uden for arbejdsmarkedet der betaler regningen

spørgsmål til ordføreren hvad mener ordføreren om en af de markante betingelser som partiet venstre stiller for at kunne indgå en finanslovaftale med regeringen nemlig kravet om at den lave ydelse der findes til unge kontanthjælpsmodtagere under fem og tyve år også skal gælde for unge helt

til tredive år er ordføreren positiv over for det svarer ordføreren ja

miste deres forsørgelsesgrundlag vi gør det for at der er tusinder af mennesker der skal komme i arbejde og ud af offentlig forsørgelse

hensyn til spørgsmålet om venstres forslag om en særlig lav ydelse for en ny gruppe

stå her fra folketingets talerstol og foregribe hvad finansministeren skal forhandle om med de partier der gerne vil forhandle finanslov med regeringen det kan ikke lade sig gøre jeg har været lang tid nok i politik til at vide

fra partiet venstre det må jo tages som et tegn på at man er villig til at forhandle venstres krav så jeg må altså lige minde om hvad vi taler om vi taler om at unge mennesker under fem og tyve år i kontanthjælp i dag får seks tusind seks hundrede og tres kroner om måneden

man kan leve for det beløb

for sådan et beløb efter seks måneder nedsættes dette beløb til fem tusind seks hundrede og to og tres kroner om måneden

synes man at det er rimeligt

jeg ordføreren mener det er men jeg vil da gerne høre det

lige spørge om det er sådan at den gruppe mennesker kan købe alting til halv pris eller hvordan argumentationen nu er det er vel heller ikke så svært at svare på synes ordføreren det er rimeligt som venstre foreslår at disse lave satser som jeg ville kalde fattigdomsydelser skal udstrækkes til gruppen af unge helt op til tredive år

som er op til fem og tyve år enten skal i job eller i uddannelse

til det valg så har vi valgt et ydelsesniveau som minder om su niveauet

det andre unge skal leve af hvis de er under uddannelse i

andre sådan som det var tilfældet da socialdemokraternes ordfører var på talerstolen tidligere på dagen

gerne starte med at kvittere for

vi har en rød regering at det radikale sidder med som det sidste bolværk mod kommunismen i danmark så tak for det bliv endelig ved med det så længe

marianne jelved nævner også i sin ordførertale at der skal en bred vifte af initiativer til for at bringe os videre ud af krisen og det er

ordføreren i kunne sådan et initiativ også være en reform af kontanthjælpsområdet som jo faktisk står i regeringens eget program men som jeg må forstå at statsministeren for nuværende har sat på pause kunne fru marianne jelved løfte sløret for hvornår regeringen påtænker at komme med et initiativ på kontanthjælpsområdet sådan som venstre har gjort

på et tidspunkt jeg er ikke i stand til at sige præcis hvornår den kommer men den kommer selvfølgelig inden for en rimelig tid det er det tætteste jeg kan komme på det

mange andre initiativer der skal til for at vi kan skabe en bedre udvikling i danmark med flere job nye virksomheder

synes jeg også man skal være opmærksom på at

innovationsstrategien er central som jeg var inde på i min

er jo ikke kun det der løser problemerne vi skal se bredere

på det som parti nu står fru jelved jo som ordfører for de radikale og ikke

en kontanthjælpsreform og herunder også

vi vil virkelig gerne arbejde med det her område og også meget gerne i samarbejde med regeringen

bare være konstruktive ved at række hånden ud også på det her område eventuelt i forbindelse med en finanslovaftale eller en særskilt aftale det skal ikke

men hvordan ser fru marianne jelved som radikal

at få så mange af reformerne igennem relativt

sådan at vi også bliver i stand til at drage nytte af de reformer få glæde af

på vores adfærd og på den måde vi kan indrette os

relativt stor indflydelse på den regering de er medlem af det har vi hørt

med en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden

og det synes vi jo i dansk folkeparti er beklageligt men jeg vil gå lidt over i anden boldgade for jeg vil godt høre hvor meget det radikale venstre har tænkt sig at intensivere samarbejdet i regeringen på det værdipolitiske område vi bemærkede i dansk folkeparti at man på det radikale landsmøde her for nylig vedtog en resolution

sagde at dannebrog vores flag ikke længere havde forrang eller

ens nu er

efter vores opfattelse en meget stor forringelse en forfladigelse i forhold til de ting

det radikale venstre vedtog og jeg skal bare høre om det er noget man vil gå videre med i regeringssamarbejdet jeg

jeg synes er skidt nok som er blevet vedtaget på det radikale

det rette tidspunkt hvor der foregår forhandlinger af den karakter

skal lige tilføje bare for at berolige

rundtomkring i de små hjem og fru pia

bor i danmark er pæredanskere og det er dem der vil hejse dannebrog og det vil altså dominere overalt hvor

vi vil se hen så dannebrog bliver ikke usynlig og

dannebrog får ikke nogen lavere prestige eller status end det har allerede det er vores flag det er danmarks flag det er danskernes fædrelands flag hvis der så bor en svensker der også gerne vil

flag ved sit sommerhus eller en tysker så synes jeg

at dannebrog ikke får en lavere prestige noget

laver nyt regeringsgrundlag midt i en valgperiode men

set meget fra det radikale venstre som man kan få igennem efterfølgende godt lige nå

det radikale venstre er helt ude på et sidespor

eller er det kun tre eller er det fire

det er groteske ting man hører fra det radikale venstre

på de områder som jeg

hvor mange skal man kunne indgå ægteskab hvor mange skal man

overvejelser vi har gjort os og vi er så frimodige at delagtiggøre omverdenen i de overvejelser vi gør os det drejer sig om børn

homoseksuelle par at det her vil være aktuelt men det er jo ikke noget vi har på tapetet det er ikke noget vi skal lovgive om på nuværende tidspunkt eller noget vi har tænkt os at få ind i regeringens

hvis man ser på udviklingen i uligheden gennem de sidste tredive år

den stort set har været uændret specielt når man

den gruppe som det er mest relevant at tale for

er i uddannelse

indkomst og de ældre trækker sig ud af arbejdsmarkedet og får selvvalgt lavere indkomst

ikke være en idé i at fokusere en lille smule mindre på det her med lighed hvis konsekvensen af at gøre det ville være at vi blev et rigere land altså at vi fik en større økonomisk vækst når vi sænkede skatterne og det bedre kunne betale sig at arbejde for sandheden er jo den at det danske velfærdssamfund i international sammenhæng ikke længere er så unikt altså en gennemsnitlig tysker en gennemsnitlig englænder og en gennemsnitlig hollænder får alle sammen mere velfærd end en dansker når man tager den private velfærd og den offentlige velfærd og lægger dem sammen da vores største problem

vil det så ikke være en god idé at gå en lille smule på kompromis med ligheden for at få

ekstra skalle og det er jo blandt andet for at bidrage til at få en tilpas stor arbejdsstyrke og en tilpas stor

så vi har jo brugt

men der er ikke planer om at vi skal fortsætte nu med flere skattereformer nu skal den her jo indfases og virke

har vi jo ikke noget imod at nogle mennesker tjener flere penge end andre mennesker

udfordring før der kom en finanskrise som blev til en gældskrise og så videre det har været danmarks udfordring i meget lang tid

marianne jelved vil være enig med mig i at det at have lavere skatter og have et lavere

bagud i forhold til nabolandene vil det så ikke sådan helt rationelt set det

om ideologi være en god idé at gå på kompromis

karakteriseret ved et velfærdssamfund som er offentligt finansieret og som er stort vi ligner hinanden på rigtig mange punkter i de fem nordiske lande

med hinanden sådan som jeg husker det

væksten højere i norge og sverige end den er i danmark og danmark har i ret mange år som herre joachim b olsen også selv gør opmærksom på haft en lavere vækst end

mere for så vi kan få lidt mere ud af den

bagefter de andre på det område

sat fokus på innovation og på alle de elementer som vi ved kan påvirke væksten

fru marianne jelved har jo aldrig skruet sig op i helt så skingert et leje når det gjaldt praktikpladserne

og det tidspunkt hvor der var syv tusind der manglede en praktikplads kaldte det

at tabe en hel generation siden

statsminister er antallet af unge i køen af praktikpladssøgende øget med fem og tyve

udtryk for at der er en generel afmatning i virksomhederne det er

fru marianne jelved kan genkende da hun jo tidligere også samarbejdede og k om at skabe praktikpladser

spørge til er hvordan fru marianne jelved kan gå med til

at lave en finansieringsomlægning der betyder at det tilskud som virksomhederne i dag får til at få elever nemlig på halvfjerdstusind kroner per elev skal laves om til at de penge tager man fra virksomhederne

skolepraktiksystemet når det er de rigtige praktikpladser vi ved der giver den bedste effekt håndværksrådet påpeger at i deres område vil det betyde flere tusind færre praktikpladser

den mekanisme jeg spørger ind til snarere end at være retorisk

til at der fem og tyve procent flere unge der mangler en praktikplads nu

at det er et meget stort problem at vi ikke har de praktikpladser

vi har jo prøvet mange forskellige incitamenter belønninger osv

er endnu ikke lykkedes for os at skaffe dem der var brug for derfor synes jeg ikke at man kan fortænke regeringen i at prøve nye veje for at se om vi kan finde

det radikale venstre i høj grad har arbejdet for at der skulle

jeg mig virkelig meget over at man ad bagvejen faktisk kan være med til

forhold til vores erhvervsuddannelseselever når man tager penge fra virksomhederne som de ellers

i deres virksomhed og konverterer det til at give tilskud

praktikpladser og det er dyrere for samfundet at have eleverne i skolen end ude i virksomhederne for der er de jo produktive

skabe en større produktion og dermed omsætning i

samfund når håndværksrådet som er organisation for de

en god vej at betræde når vi mangler

og der går jeg ud fra at venstre også deltager så derfor bliver hele sagen jo taget op og den er ikke til at forhandle her

kom lidt for let om ved vi har jo i den seneste tid

opleve at man fra det radikale venstres side

med en række værdipolitiske tiltag blandt andet har man diskuteret at man vil gå ind for at flermanderi skal være

ægteskab bestående af tre eller fire personer

foreslået at vi skal have kønsneutrale cpr numre og pas og vi skal også diskutere det med de kønsneutrale børnehaver

folkekirken ud af grundloven det ved vi godt og vi har også set at nogle fra det radikale venstre

respektere kongefamilien så synes jeg måske at ordføreren i stedet for at vige udenom

alle der mener

danske samfund vil radikale venstre gerne lytte til

hensyn til de meget små mindretal der har nogle særlige ønsker og særlige behov hvis det er muligt at gøre det

flere koner

kønsneutrale børnehaver det har jeg dog ikke hørt noget om

det må herre hans kristian skibby have

trykte medier inden for den senere tid jeg tror

ressourcer på at lade

på kong volmers mark set i forhold til hvad jeg synes der måske burde være noget man skulle bruge sin tid på

fornøjer mig for eksempel i den her tid med

anden gang i rigtig mange år at vi ikke skal diskutere udlændingepolitik samtidig med at vi forhandler finanslov

indgået en aftale med v og k om

som har sagt at den nye offentlighedslov som der

vil begrænse journalisters mulighed for at søge aktindsigt blandt andet

den type dokumenter som under den forhenværende regering blandt andet var med til at afsløre overbetaling af privathospitaler og

at man på den her måde indskrænker pressens mulighed for

den har magt

at man nu har lavet den her nye offentlighedslov og om det

resultat der nu er lagt frem

forhandlinger med regionerne om priser på privathospitaler

privathospitaler

er når man siger at ministeren har har brug for at kunne have forhandlinger med andre ministre med ordførere om lovforberedelse

indskrænkninger af de nuværende regler eksemplet fra tidligere

den type dokumenter vil det være vanskeligt at få aktindsigt

at ministeren skal kunne arbejde men der er jo også

kendskab til magtmisbrug så mit spørgsmål er

en periode af en vis længde det er det bedste

give nu for det er er færdigforhandlet og derfor nytter det ikke noget at jeg står og siger

og økonomisk usikkerhed er de vigtigste emner over middagsbordene både herhjemme og i de lande der omgiver os regeringens fornemste opgave er at få danmark sikkert igennem krisen den er ikke slut endnu som en tidligere statsminister ellers påstod vi skal komme styrket ud på den anden side med et solidarisk velfærdssamfund og vores unikke arbejdsmarkedsmodel i behold med social tryghed med styr på økonomien og med flere arbejdspladser

mange eksempler på hvordan regeringen sætter handling bag vores fælles værdier om humanisme globalt udsyn bæredygtighed og social fairness

fra adgang til flere kurser til ufaglærte ledige til vielse af homoseksuelle i folkekirken fra energiforlig med massiv udbygning af den vedvarende energi til kickstart

markant indsats mod trykket på danske løn og arbejdsvilkår danmark er inde på en ny kurs

alligevel gjort sig selv en tjeneste ved at være mere klar i mælet om hvad valgresultatet gav af muligheder vi gik til valg med udgangspunkt i at vi stod historisk stærkt på venstrefløjen men med ni procent af stemmerne og i en mindretalsregering kommer man ikke udenom at regeringsvejen er brolagt med lige dele indflydelse og kompromiser tillagt en krisetids hårde prioriteringer dem tager vi på os vi vil måle vores succes op mod den kurs som højrefløjen førte landet ud ad er det lykkedes at skabe fremskridt og trække danmark til venstre gør regeringen en forskel for de mennesker og det miljø vi slås for ja for pokker hver dag

langt på bare et år men vi er langtfra færdige med at forandre danmark for os er retningen klar for det første ønsker vi et danmark med reelt lige muligheder for alle

man klarer med en enkelt lov men gennem en lang sej forandringskamp med fokus på at flere får en uddannelse

konstant på at der bliver skabt nye arbejdspladser der skal turbo på den grønne omstilling og bedre uddannelse

står stærkere i konkurrencen med udlandet for det tredje

har vi en vigtig opgave i at rydde godt og grundigt op efter finanskrisen både i ubalancen mellem indtægter og udgifter de politiske fejlbeslutninger der blev truffet herhjemme

i den spekulationsbølge der var en bombe under hele nationer regeringen forbereder et løft af folkeskolen det er der god grund til hvad enten man ser på hvad eleverne kan

rutsjer danmark baglæns i sammenligning med andre lande det er uholdbart hvis vi skal klare os fremtiden og give vores børn og unge lige muligheder i livet skal langt flere godt igennem uddannelsessystemet det starter i folkeskolen hvis børnene bliver dygtigere til at læse

regne i de tidlige skoleår bliver det også nemmere at lære i andre fag hvis de trives og

mødes af dygtige lærere kan alle få mere ud af skolen end de gør i dag og

et af de lande der bruger flest penge på folkeskolen per elev det skal vi selvfølgelig blive ved med men vi skal også bruge dem bedre så de kommer

af børnene forlader folkeskolen uden at kunne læse ordentligt

elever det kan vi ikke være bekendt

skal han rustes endnu bedre allerede i folkeskolen

halvfemstusind private job er gået tabt

statsminister tabte omkring en hundrede og tredive job hver dag i sin regeringsperiode også om søndagen regeringen har stoppet blødningen med nye investeringer og tiltag holder vi hånden under enogtyvetusind job næste år men det er klart at mange ledige stadig er nervøse

risikerer at falde ud af dagpengesystemet

af de ledige og regeringen kerer sig om dem vi skaber nye arbejdspladser vi investerer i opkvalificering og uddannelse til ledige og vi har lavet en vigtig akutpakke der tilbyder en særlig hjælp til dem som har under et halvt år tilbage i dagpengesystemet

jobrotation og andre ting der hjælper den enkelte ledige

det op til a kasserne kommunerne fagforeningerne og virksomhederne at sørge for at få den omsat

danmarks konkurrenceevne styrtdykkede det kostede arbejdspladser og det skete på venstres vagt de seneste år er der så indgået ansvarlige overenskomster

til at tilfredsstille venstres formand der i pressen nu omtales som lars løntrykker der sammen med dansk folkeparti

fremsætter forslag der knægter lønmodtagernes

for at kæmpe for deres egne rettigheder på trods af at de tager medansvar på samme tid og har krav på at kunne blive ved med at slås for egne rettigheder i et uskønt parløb kaster oppositionens sande akse sig ud i et ideologisk opgør med lønmodtagernes arbejds og lønvilkår slut med ordnede løn og arbejdsforhold bare fordi du arbejder i danmark slut med at arbejde er en sikkerhed mod fattigdom ifølge en lang række eksperter vil venstre og dansk folkepartis forslag om at fjerne konfliktretten åbne for østeuropæiske løn og arbejdsvilkår i danmark men det får ikke venstre til at ændre kurs måske fordi løntrykkeriet er selve formålet vi ser selvfølgelig anderledes på den sag i sf først og fremmest fordi vi ikke ønsker sultelønninger i danmark men også fordi svækkelsen af den danske arbejdsmarkedsmodel stabiliteten velordnede forhold jo netop vil svække og ikke styrke danmarks konkurrenceevne regeringen ser bredt på

konkurrenceevne vi forfalder ikke til løntrykkeri og vi har allerede på et år sat gang i mange nye initiativer tag for eksempel det investeringsvindue der er i skattereformen og

og mellemstore virksomheder vi afsætter seks hundrede million kroner til efteruddannelse til ledige ufaglærte

milliard kroner til blandt andet flere studiepladser på videregående uddannelser så vi får mere værdi ud af en arbejdstime lagt i en dansk virksomhed og ja hvis venstre og konservative vitterlig har fortrudt den fedtskat de selv indførte så står vi såmænd klar med et forslag til at få den afskaffet sammen med den omdiskuterede sukkerafgift som venstre jo kritiserer men som de ikke foreslår finansiering til at komme af med vi investerer også i infrastruktur og forsvarer vores arbejdsmarkedsmodel trods presset

er ressourcernes betydning stadig groft undervurderet priserne på vigtige ressourcer er de sidste ti år steget lige så meget som de faldt i løbet af de foregående hundrede år det påvirker naturligvis dansk erhvervsliv fra vindmølleproducenter til landbrug

har fat i den lange ende

handler det altså ikke kun om hensynet til naturen og jordens klima det er ellers nok det handler også om at danmark skal ruste sig til konkurrencen på morgendagens verdensmarked jeg indledte talen med en reference til regeringens en års fødselsdag men det er jo ikke det eneste jubilæum vi kan fejre det er også en år siden

åbningsdebatten og og blandede sig

ikke mindst fordi det det sidste år på mange måder har været svært at få klarhed over hvad venstres politik egentlig er og når der en sjælden gang er kommet noget

er det så underligt usammenhængende som nu for eksempel venstres finanslovudspil hvor der mangler tre milliard kroner i

forhold til det man selv siger og hvor man vil øge underskuddet

jeg ser frem til både den fortsatte debat og en ny sæson med fremskridt som regeringen har taget hul på men hvor meget mere er

ole birk olesen peter skaarup kristian jensen kim christiansen henning hyllested erling bonnesen stine brix merete riisager og esben lunde larsen jeg håber vi kan nå de første ti eller elleve

har glemt lidt af hvordan historien egentlig så ud at den gæld vi overtog efter nyrupregeringen var på to hundrede og otte og tres

kunne stå godt imod dengang krisen ruskede og rasede

alle andre lande i europa tilsvarende hårdt

en meget offensiv tilgang til krisen udbetalte sp penge fremrykkede offentlige investeringer lavede energiforbedringsordninger som alt sammen var med til at holde hånden under beskæftigelsen det tror jeg hører med til den historieskrivning som jeg tror herre jesper petersen lidt

forfalskede i sit indlæg jeg kan forstå at mener at det går så godt

og at man holder hånden under arbejdspladserne

til femtentusind tyvetusind arbejdspladser går tabt når regeringen afskaffer boligjobordningen når regeringen afskaffer nettomålerordningen når regeringen afskaffer energiforbedringsordningen

det går også ud over praktikpladser hvordan harmonerer det lige med de flotte ord som herre jesper petersen står

var langt lettere når der skulle deles skattelettelser ud nu kommer så

og konservatives regeringstid

ikke været meget vilje til jeg vil egentlig

men det er klart at vi er udfordret der er for mange ledige jeg synes vi prøver på at tage skeen i den anden hånd for

konkurrenceevnen styrtdykkede mens venstre og konservative var ved magten

vi gør det der skal til for at produktiviteten lønningerne omkostningerne kan følges ad på

en fornuftig måde vi afskaffer ikke nettomålerordningen det ved jeg ikke hvor

en aftale om at skulle se på den igen men der er ikke tale om nogen afskaffelse når det handler om praktikpladser er der sat en række initiativer i værk der gør at flere får en en praktikplads

komme efter for nu at citere en tidligere statsminister men men prøv igen

den danske gæld hurtigere end forudsat af sr regeringen samtidig

og sagde brug løs brug løs af pengene

end det vk regeringen lagde op til

regeringens finanslovforslag det samme gør boligjobordningen heller ikke

petersen siger der er behov for at gøre noget at man så vil afskaffe boligjobordningen som holder hånden under danske arbejdspladser som sikrer danske arbejdspladser og som sikrer praktikpladser

at glemme at det var dem selv der stod bag den for nylig måtte man også trække en pressemeddelelse tilbage fordi man var kommet til at beskylde os for at indføre den

det var det var det der skete vi har lagt forslag frem til hvordan vi kan finansiere en afskaffelse af fedt og

vi diskuterer fortsat gerne med venstre om hvordan det kan lade sig gøre når venstre så selv fremsætter

er faktum jo bare at man nøjes med kun at afsætte

boligjobordningen har vi ikke kunnet undskyld tiden er gået men

at pege på at venstre og dansk folkeparti

han er enig med næstformanden i hans eget parti mattias tesfaye som jo i politiken har skrevet en længere og god artikel om at en af konsekvenserne af at der falder tusindvis af mennesker ud af dagpengesystemet næste år

og hvis herre jesper petersen er enig med mig

så ikke også enig med mig i at det måske er en lille smule fattigt at sige at nu har vi lavet en akutpakke med en ifølge a kasserne forholdsvis begrænset effekt

meget i den offentlige debat

godt om da den blev foreslået men vores tilgang til politik er nu engang sådan at når terningerne er kastet stemmerne er

forhandle ud fra de muligheder der er på det tidspunkt og dagpengereformen er en del af regeringsgrundlaget den er blevet udskudt med et halvt år

til gengæld

med et halvt år at man investerer massivt så der er enogtyvetusind flere danskere der er i arbejde næste år og det må vel være det vigtigste samtidig investeres i uddannelse så ikke mindst ufaglærte ledige kommer til at mærke at er afsat

vil også kunne hjælpe nogle af de ufaglærte der er tættest på at falde ud efter efter nytår så der bliver gjort ting

dansk folkeparti og der kan tales meget om deres løben frem og tilbage

nogenlunde det rigtige sted og med dansk folkeparti har jeg

når de står nogenlunde det rigtige sted skal man slå til hurtigt

hurtigt væk igen så er kendsgerningen

lønpres vi får tusindvis af danskere som er røget ud af dagpengesystemet og som ikke har nogen penge at leve for

vil stille deres arbejdskraft til rådighed til nogle løn og arbejdsvilkår som ligger langt under det vi er vant til i danmark og det er jo også et angreb på forsvaret for danske lønmodtageres vilkår præcis ligesom det som venstre og dansk folkeparti lægger op til når de vil have

høje intellekt rækker til at forstå at når man laver en aftale på det tidspunkt hvor valget er overstået og dansk folkepartis synspunkt på det tidspunkt var som det var

så laver man ikke bare lige om på det fordi der er et andet parti i folketinget der har skiftet mening så holder man fast i de aftaler der er lavet

jeg overbevist om at enhedslisten ville arbejde på den samme måde det ville

til at udvide grundlaget for sukkerafgift

glas med rødkål skal stige i pris til tre og tyve kroner det betyder jo at der er en hundrede og otte og tredive medarbejdere på beauvais som nu frygter for deres

truer den sukkerafgift alene fem tusind arbejdspladser i danmark jeg synes det er

socialistisk folkeparti tager politiske initiativer er angreb på de private arbejdspladser i danmark

arbejdspladser i en ny vækstplan blandt andet ved eksport af vandteknologi

så blevet af den hvorfor syntes regeringspartnerne ikke rigtig at det var en god idé eller viste virkeligheden at

for eksempel de afgiftsstigninger som den tidligere regering herunder lars barfoeds parti indførte

vil godt være med til at diskutere om den skal indføres

om det kan lade sig gøre vi angriber ikke private job vi vil gøre op med

konkurrenceevnen rutsjede nedad under den regering herre lars barfoed var en del af det gjorde den fra start til slut gik det kun den gale vej produktiviteten fulgte simpelt hen ikke med udviklingen i lønningerne det må man gøre noget ved og derfor investerer vi massivt i uddannelse vi putter flere penge i infrastruktur og vi laver faktisk også en del af den erhvervspolitik som

hvor vi kan nogle særlige ting og er der nogle markeder hvor vi rigtig gerne vil

investeringsministerium der knokler benhårdt på det

kræfter på at udvikle os inden for nogle af de her særlige teknologier hvor vi står

vælgermøde men pointerne er

er der overhovedet nogen elementer i den vækstplan fra sf

skulle give femoghalvfjerdstusind nye arbejdspladser

kommer til miljøteknologi og det at skaffe rent drikkevand hvad der vil være en stigende efterspørgsel på i en verden med flere og flere mennesker

han altså gået galt i byen det er der da og det skal vi søge at udnytte til gavn for danske virksomheder danske arbejdspladser dansk eksport

i forhold til de politiske kendsgerninger noget af det der stod klart

at i valget mellem velfærd eller skattelettelser valgte herre jesper petersen velfærd

at sf efter valget

man har gennemført en skattepakke der giver skattelettelser og man siger nu at der er nulvækst i den offentlige sektor næste år med det resultat at kommunerne

store milliongaver hvis man kom til magten som en del af velfærdsløftet fordi man ikke ville have skattelettelser man ville have

rigtigt at konstatere at sf

siden men jeg kan konstatere at det desværre ikke har gjort så dybt et indtryk på herre kristian thulesen dahl at han kan huske ræsonnementerne fuldstændig idet der jo i både lå

det at man skal have lavere skat på arbejde og begge dele

de argumenter jeg fremførte og i de dokumenter man vil kunne

fra den tid hvis man gerne vil det

at øge beskæftigelsesfradraget kraftigt så helt almindelige lønmodtagere får mere ud af deres arbejdsindsats og der står mere på lønsedlen når skatten er trukket fra er også fremgået før valget så vi må vi må vist tage

en snak om gamle dage over en kop øl på et tidspunkt og få genopfrisket kristian thulesen dahls

jo dernede og skriver løs måske på sin twitterprofil man ved det aldrig

bekendtgjorde jo efter skatteaftalen blev indgået det var i en deadlineudsendelse at skatteaftalen betød at der blev færre penge til velfærd

alle sammen ved at når man

den risiko at der bliver færre penge til velfærd det var økonomi og indenrigsministeren der sagde det efter skatteaftalen blev indgået

når vi andre formastede os til

før valget fik vi jo at vide at det var en massakre på

dermed bringer herre jesper petersen sig det må jeg bare lige erindre ham om i modstrid

et aktuelt underskud

er faktisk strukturel balance

mere end hvad man kan sige om det sidste år under den regering som

thulesen dahl støttede skattelettelserne skattepolitikken er også anderledes i modsætning til tidligere finansierer vi det faktisk vi bruger ikke penge

det var det herre kristian thulesen dahl begav sig ud i ad flere omgange

først fortiden og jesper petersen konstaterer korrekt at under vk regeringen steg lønningerne mere end produktiviteten fordi man ikke havde et tilstrækkelig stort arbejdsudbud til at holde lønudviklingen bare nogenlunde i ro det er korrekt men vil herre jesper petersen ikke medgive at hvis sf

lønkonkurrencedygtigheden i danmark lad mig bare nævne

jesper petersens parti var imod kontanthjælpsloftet herre jesper petersens parti var imod de alt for små lettelser i skatten på arbejde som vk regeringen gennemførte herre jesper petersens parti var imod tre hundrede timers reglen på kontanthjælpsområdet herre jesper petersens parti var til gengæld for at der skulle ansættes endnu flere ekstra i den offentlige sektor

fyrretusind som vk regeringen ansatte og herre jesper petersens parti var for at lønningerne i det offentlige skulle stige

og dermed større lønstigninger og dermed en

i også i en konkurrencemæssig sammenhæng at have et højt lønniveau hvis produktiviteten følger med det er vi jo et eksempel på i danmark

mange år hvis vi er dygtige nok og der er en høj nok værdi af den arbejdstime der der bliver lagt

det ikke noget økonomisk problem at danskerne også får en ordentlig løn men det var det forhold der

ikke udviklede sig som det skulle igennem de ti år hvor herre lars løkke

ved magten da var produktivitetsudviklingen i danmark elendig og blandt de dårligste i europa så giver det et forhold der ikke stemmer

får os til at rutsje ned ad konkurrenceevnestigen det

lønningerne stige uanet men det viser jo

det er et vigtigt rammevilkår nu er det jo sådan at danmark har verdens højeste skattetryk

villig til at gøre noget ved det er sf villig til at gøre noget så danmark ikke i fremtiden

reformer på det område men der er selvfølgelig åbent for

fedtafgiften og sukkerafgiften der nu er til diskussion det er vi villige til

at undlade at gennemføre hvis vi kan finde en fornuftig finansiering til det det kunne liberal

et generelt princip om at vi skal have skattetrykket så langt ned

ser vi jo bare ikke ens på tingene vi mener faktisk at det er rigtig rigtig godt at vi har et udbygget velfærdssamfund i danmark solidarisk velfærdsmodel der indebærer at der bliver betalt relativt

og på en lidt anden måde end man gør i andre lande hvor hvor bidragene fra arbejdsgivere jo kommer på andre måder end de gør

selvfølgelig altid se på om det kan gøres bedre men det må ikke være på bekostning af det som vi synes er rigtig godt og vigtigt ved et solidarisk velfærdssamfund

sukkerafgifterne for det er jo ikke noget som regeringen

får tid her under debatten

den samme retning som andres er

at danmark skal forbedre sin lønkonkurrenceevne

danskerne at lønnen skulle holdes i ro så er

og de medlemmer der har stemt ja til overenskomsterne ad flere omgange faktisk har vist en meget stor vilje til at tage medansvar for den økonomiske udvikling og acceptere det at der er en endog meget behersket lønudvikling

jo omvendt også en forventning til politikerne om at vi sørger for at følge trop med investeringer i uddannelse i

for at vi kan blive ved med at skabe også blivende

muligheder på på markederne for at skabe eksport det er det regeringen er i gang med ikke med at lave politiske indgreb tværtimod

har vi jo ikke tænkt os at ødelægge muligheden for at fagbevægelsen

konfliktretten

til at få bragt lønningerne ned langt langt

østeuropæiske overenskomster er det

under vk regeringen hvor man forsøgte at presse lønningerne

statsministeren

siger til danskerne hold lønningerne i ro

aktuelle virkelighed jeg forholder mig til der har fagbevægelsen og medlemmerne vist en stor vilje

og det er ret ansvarligt i en krisetid så må

op med vores del og det er regeringen i gang med

at vi skal have rumænske overenskomster i danmark så ved jeg godt at

ikke er det der står i forslaget men når man spørger eksperterne når man spørger beskæftigelsesministeriet

det der vil være konsekvensen af det

meget smart fundet på ikke det svarer lidt til var der en der sagde tidligere i dag at skubbe en mand ud fra møns klint og bagefter stå og undre sig over at det går helt galt når han rammer

konsekvensen af det forslag vil være der åbnes for østeuropæiske overenskomster i danmark det medvirker vi ikke til at venstre skal se at gøre sin stilling op om det virkelig

forslag man vil holde fast i skal fremsættes her i folketinget

sammenstimlet flok af rigtig mange unge mennesker

sig selvfølgelig imellem og

ikke at gøre det fordi de vurderede at der var så mange mennesker til stede og at

udviste en så truende adfærd og af både køller og knive

godt tænke mig at høre sfs ordfører

vi alle sammen er enige om i folketinget men nej jeg tror ikke at

grænsebomme ville have lavet om på det forhold det er mennesker der er vokset

nogle tydeligvis ikke forstår hvad der er rigtigt og forkert i en tid hvor hvor det var

parti der var endog meget indflydelsesrigt i danmark

anden lov og så er det der ovre

sørge for at de unge og den næste generation af unge ikke kommer til at være på samme sidespor hvor man kan finde på

om at gøre op med bandekriminalitet nu og her

for at vi får en bedre integration får

brugt de unges ressourcer til noget godt jeg tror på at alle kan bidrage med noget godt

form for parallel virkelighed hvor man tror det er ok at bryde ind på en skadestue for at få fat i et andet menneske og slå vedkommende til

om en generation kan lade sig gøre at komme væk

her problemer det er jo simpelt hen ikke godt nok

i ghettoområderne i det hele taget har et ønske om at få noget mere tryghed og der er det altså vigtigt at også sf tager den opgave

signaler om at man vil gøre noget at spørge sf om en konkret ting jeg kunne ikke få vores justitsminister til at

vores samråd her til morgen om

ikke leve med at vores bærende institutioner bliver angrebet på den måde så mit forslag er at man skal indføre en strafferamme på to års fængsel for det

justitsministeren har haft gode grunde til at svare som han har gjort tidligere tidligere i dag men mig bekendt er det ikke lovligt

at bryde ind på hospitaler det er mig bekendt ikke lovligt

true personalet med vold eller at troppe op dér med våben man ikke har tilladelse til at bære så det er selvfølgelig ulovligt allerede nu

kriminalitet og så må der være en konkret drøftelse om det forslag herre

bare siden august hvor

måtte se på at ændre for eksempel genoptjeningsretten eller at man måske måtte have en glidende indfasning af dagpengereformen når den nu skulle træde

forbindelse med at der nu står mange

så dagens lys udtrykte herre jesper petersen jo alvorlig bekymring for om det nu også var nok

hvad hovedhjørnestenen i akutpakken nemlig jobrotation giver

er sket siden august måned

som vi ser dem nu står fast

ud halvdelen af dem kan ikke få kontanthjælp og må gå fra hus og hjem

har banket sf på plads i det her spil det er den forklaring jeg hører når jeg sådan kommer rundt på møder og i fagforeninger

så længe at de risikerer at miste deres dagpenge er fuldstændig intakt vi har lige præcis ikke på noget tidspunkt sagt

anden bestemt ting skulle gennemføres

meget reel udfordring det tror jeg alle i regeringen er enige om også derfor har vi jo taget fat med

enogtyvetusind flere mennesker i arbejde næste år på grund af den og

de politiske beslutninger der ligger der end der ellers ville være

i uddannelse få nye muligheder med en akutpakke og i stedet for at diskutere alle mulige hypotetiske tal

i virkeligheden er svært også for dem der i dag

så kom dog i gang med at bruge de muligheder for at hjælpe de ledige beskæftigelsesministeren har også gjort klart at hvis der kommer til at være mangel på midler til jobrotation

man villig til at se på om der skal være flere det er jo et virkelig godt initiativ for man kan få nogle i uddannelse der mangler det og nogle andre ind på arbejdsmarkedet men det er det vi gør nu og det skal der til for at hjælpe de ledige de ledige den bekymring som herre henning hyllested refererer til

er at

hvad er så sfs indsats er herre jesper petersens og hans partis indsats

falder ud af dagpengesystemet hvoraf nogle jo

vi må benytte de muligheder der er for at gøre noget vi har lavet en aftale om at den dagpengereform står ved magt det var vi ikke særlig begejstrede for men det var sådan det

det vi så siden har gjort

føre den ud i livet og som faktisk har forpligtet sig til at gøre noget og få hjulpet de ledige der er tættest på at ryge ud af dagpengesystemet med at komme i beskæftigelse

man kan ikke opfinde et eller andet nyt

det pludselig er der opløse regeringen på grund af en

fungerer det bare ikke vi bruger de muligheder der er vi er godt i gang og bliver der behov for flere midler til jobrotation

er der også en åben dør det er det beskæftigelsesministeren

år mindre til næste valg

i vi vil sikre at virksomheder der har en lovligt indgået overenskomst ikke bliver

røde del af fagbevægelsen

det klinger jo en lille smule hult når vi så samtidig ved at den siddende regering intet

ikke lave en anden fortolkning det vil man slet ikke være med til man gør intet

jeg står her med en hjemmeside der hedder billig arbejdskraftdk

man reklamerer med polsk og rumænsk arbejdskraft som herre

til firs kroner i timen inklusive alle omkostninger en hundrede og firs timer per måned mindst fyrre timer per uge hvor er alle de gode intentioner

herre kim christiansen lykkedes med forbedringer på trafikområdet som

hvis man går så meget op i social dumping som herre kim christiansen giver udtryk for nu synes jeg også man må være utrolig glad for den regering der er kommet til magten utrolig glad som i sin første finanslov sætter midler af fem og tres million

som jeg husker det til at politiet skat og arbejdstilsynet

villavejene sørge for at tingene foregår ordentligt slå ned på det når der er fusk og lovbrud

da noget mere end man kan beskylde den tidligere regering for at have gjort hvor var herre kim christiansen henne med den samme kritik som han kommer med nu dengang hvor mange forslag var det

de sidste fem år før regeringsmagten skiftede når det kom til at skulle bekæmpe trykket på danske lønninger og arbejdsvilkår det er et rundt nul vil kim christiansen de sidste fem år det dér er hykleri vi gør noget ved det

østeuropas lønninger slet slet ikke var på niveau med

formandskabet i en halv år

gjort i forhold til for eksempel

polen og rumænien til firs kroner i timen

at stoppe det cirkus eller tør man ikke

at det ikke er noget der går væk

hen for luftigt bare at sige at vi må ud af eu og så er det det problem løst

sætter den her regering ind med en massiv indsats på det her område

er givetvis ikke færdige der er nedsat udvalg

med nye forslag til hvad vi kan gøre ved trykket på danske løn og arbejdsvilkår men det mindste vi kan gøre er da at lade være med at vedtage det forslag som herre kim christiansens eget parti står bag

vil indebære at det ikke bliver muligt at køre en konflikt og dermed sørge for

ansætte medarbejdere på en rumænsk overenskomst hvordan skal man som almindelig lønmodtager kunne klare det diskussionen

selv været med ude på nogle kontroller

der jo altså er nogle problemer på det område også det har politiet fået flere ressourcer til at kontrollere foregår lovligt

for at følge op med helt konkret handling

for at få det gennemført

op med handling der ville det

vi kunne blive bare en smule klogere på hvad det store oppositionsparti rent faktisk vil det er forbløffende sjældent der bliver lagt noget frem og når der så gør

der ikke handling bag ordene det man vil finansiere stemmer ikke der mangler næsten tre

en lang række andre skal vi kalde det løfter fra herre erling bonnesen om lavere selskabsskatter om at fjerne flere afgifter som der så ikke lige er finansiering til det må komme

herre erling bonnesen er også godt klar over at der føres en dialog om hvorvidt man kan komme af med sukker og fedtafgiften og finde den rette finansiering det er nogen forhandlinger vi kommer til at skulle tage her på nogen seriøs måde men regeringen er villig til og har også forslag og tilbud om hvordan det kan foregå

jeg tror at den drøftelse har bedst af at foregå i andre lokaler med færre tilhørere

chancen en gang til sf har som regeringsparti meldt ud og lovet

den skal afskaffes ordføreren siger også

til hvordan den så skal væk så kom med

der forventes af et regeringsparti når man melder ud at man vil fjerne

der følges op med netop lige præcis konkret handling for at indfri det løfte

der vil også være konkrete tilbud der

venstre selv præsterer i sit eget indlæg det kan man godt sige er

et billigt kneb jeg responderede sådan set bare

som herre erling bonnesen fremførte om en form for sammenhæng mellem forslag man kommer med og finansiering til dem

bare bemærke at venstre ikke kan leve op til

lad os gerne tage en drøftelse i et mindre lokale end det her om hvordan vi kan gøre noget ved fedt og

så går

aftale med enhedslisten om at afskaffe sukker og fedtafgiften da vi forhandlede skatteaftale det var sådan set på plads regeringen valgte så at lave en aftale med venstre hvorefter fedtafgiften bliver ved med

og sukkerafgiften ser ud til at komme men man kan selvfølgelig sige når man tænker på hvad debatten i dag har handlet om

sukker og fedtafgiften ikke blev afskaffet sammen

snakket om

måske være gået lidt mere i dybden med det tilbud som venstre har

regeringen om at indgå en blå finanslov det er jo et spændende tilbud synes jeg forringelser i kontanthjælp og

skal finansiere afviklingen af en række af de afgifter venstre har fortrudt de har været med til at vedtage og så skal det gå til skattelettelser til erhvervslivet

ikke mindst vil være til fordel for

familier i danmark det er sådan set den eneste gruppe hvis formue og indtægter faktisk er vokset under krisen men de skal selvfølgelig yderligere forgyldes og de fattigste skal betale

hundrede rigeste familier knap nok opdage den skattelettelse som venstre vil forære dem

er ikke bare at der er tale om et så dårligt håndværkertilbud at jeg godt kan forstå at venstre går ind for at man skal have store statstilskud til at renovere bygninger men det allermest spændende er jo sådan set

at de penge man får ind ved hjælp af en

skal gå til velfærd og uddannelse altså ikke til skattelettelser nu ved jeg godt

lige før sommerferien havde man også

om skattelettelser men skatteomlægninger og så blev det socialt uafbalanceret og det blev skattelettelser men siden da er der jo sket det at regeringen er blevet meget stålsat på at når ting står i regeringsgrundlaget

kan det ikke laves om og det vil jeg det her ene tilfælde sige

lyder som en rigtig god idé

ellers vil jeg sige at det faktisk var mere inspirerende at lytte til debatten på socialdemokraternes kongres end til

indtil nu og et af de mest

spændende og inspirerende indlæg kom jo fra finansministeren fordi han netop satte kød og blod på konsekvenserne for de familier som risikerer økonomisk ruin hvis en af forældrene ryger ud af dagpengesystemet da finansministeren talte længe og inderligt om hvor vigtige hans mors dagpenge havde været i

hans familie og for ham så understregede han det som vi måske indimellem glemmer nemlig at det får konsekvenser for mennesker hvis vi ikke forhindrer at omkring tyvetusind mennesker ryger ud af dagpengesystemet næste år på grund af de stramninger

der er rigtig mange små bjarner der risikerer at få deres barndom ødelagt for at øge arbejdsudbuddet i

det kan vi ikke være bekendt sfs

satte ord på en anden konsekvens i en artikel i politiken titusindvis af fattige uden noget at leve af skaber social dumping og løntrykkeri og det er jo også helt indlysende at hvis man ikke har noget at leve af så tager man det arbejde man kan få til den betaling der tilbydes det rammer ikke bare de arbejdsløse det rammer alle lønmodtagere vi har allerede set og det har vi også snakket meget om i dag hvordan fattige mennesker fra andre lande misbruges til social dumping

må jo nok stille det spørgsmål om vi har brug for

en situation hvor de medvirker til at forstærke de her problemer

vi har set hvor galt det kan gå i tyskland arbejder flere og flere til en løn på helt ned til halvtreds til tres kroner i timen begrebet working poor eller arbejdende fattige for at sige det på dansk og det skal man vel herinde er mennesker arbejde men er fattige og det fænomen nærmer sig vores grænser

de konservative og liberal alliance støtter en sådan udvikling det er jo deres løsning på krisen lønningerne skal nederst men er der virkelig et flertal for den politik i folketinget eller kan der samles et flertal for at sikre at ingen falder ud af dagpengesystemet

arbejde eller i det mindste et flertal for at redde de tyvetusind familier der står over for økonomisk ruin næste år

i hvert fald for enhedslistens vedkommende sige

vil acceptere at tusindvis smides ud af dagpengesystemet uden at have fået et tilbud om arbejde det er ikke nogen løsning at pege på en akutpakke der får fire hundrede i arbejde

har selv mange konkrete forslag men vi siger til regeringen

set opfordre regeringen til at holde op med at skyde på budbringerne

stedet begynde at lytte og medvirke til at finde løsninger vi står jo faktisk i dag regeringspartierne og enhedslisten sammen

et forslag til vedtagelse om at bekæmpe ulighed og fattigdom så kan vi samtidig acceptere at tusindvis af familier

meningsløse

en krise og den forsvinder ikke

godt forslag til vedtagelse vi fremsætter sammen med regeringspartierne

og social dumping og det sidste skulle

få dansk folkeparti til at stemme for

rigtig vigtigt for dansk folkeparti at bekæmpe social dumping har vi hørt i dag og så bør man

en vigtig rolle og det synes jeg

det er ikke kun olie at vi nærmer os en situation hvor naturressourcer bliver en mangelvare det er måske derfor vi har set hvordan prisen på råvarer efter at være faldet i over hundrede år

bare et konkret eksempel den danske landbrugsproduktion er totalt afhængig af anvendelsen af fosfor

prisen på grund af en akut mangelsituation i de kommende år eksplodere og ingen har i dag en løsning på hvordan den udfordring skal løses alle de partier der hele tiden taler om at vi skal sikre landbrugets overlevelse bliver fuldstændig stumme når de stilles over for den udfordring klimaforandringerne er bare et eksempel på

naturgrundlaget og miljøet den grønne omstilling er absolut nødvendig

det at satse på beskæftigelse og grøn omstilling kræver et opgør med den spekulation

det handler ikke bare om at lade bankerne betale deres rimelige andel af krisen det handler om at opbygge en finansiel sektor der kan stille penge til rådighed for de nødvendige investeringer det kræver opdeling af bankerne sådan at de spekulative forretninger skilles ud fra den almindelige bankdrift bankerne skal deles op så vi ikke behøver redde banker fordi de er for store til at vi kan tillade dem at gå fallit

danske bank hver gang de kvajer sig fordi de kommer og siger at hvis vi ikke redder dem

i dankortautomaten på mandag

vi skal sikre at pensionskasserne kan investere i grøn omstilling og produktion i danmark vi skal have en almennyttig banksektor som

en kickstart med den ene hånd hvis man med

anden hånd skærer ned på velfærden og fyrer folk som skaber velfærd for os alle der skal investeres i velfærd for det skaber jo faktisk værdier for os alle

at det skaber meget mere værdi for os alle sammen hvis skolelærere underviser børn sygeplejersker behandler syge pædagogisk personale passer børn sosu assistenter hjælper ældre og det med ældre lægger jeg mere

velfærd det er da meget bedre og skaber meget mere velfærd meget mere værdi end at de står passive og venter på et arbejde i arbejdsløshedskøen vi ser mange gode elementer i vores fælles forslag til vedtagelse i dag

kan gennemføre en skattereform med skattelettelser til dem med de højeste indkomster

kan forringe forholdet for fleksjobbere og gøre det umuligt at få førtidspension det har vi set den linje kan regeringen fortsætte

kan sammen med os bekæmpe ulighed og fattigdom det så vi

lehnert først fru ellen trane

at der netop lå et udspil til hvordan

det var regeringen der ikke ønskede at det skulle indgå i skatteaftalen da vi sad med ved bordet så man kunne afskaffe sukker

per clausen vil du ikke for os alle sammen

ud i det åbne rum hvad finansieringen var

at alle mennesker ville komme til at betale en lille smule mere i skat det er fuldstændig korrekt

acceptabel fordi den indgik i en aftale hvor der i øvrigt var social balance så den finansieringsmulighed er væk nu set fra vores synspunkt efter efter at regeringen lavede sin skatteaftale med de højreorienterede borgerlige partier fordi den netop var socialt ude af balance og derfor bliver det nødt til når vi skal afskaffe sukker og

ske på en måde hvor det bliver de rigeste danskere der kommer til at betale men det kunne have ladet sig gøre at lave en aftale med os dengang og hvis venstre kunne have tilsluttet sig den aftale

men da det kom til stykket ønskede regeringen jo ikke at afskaffe sukker og

regeringspartierne er gledet let og elegant hen over i forhold til at

egentlig kunne have slettet en afgift som har den negative konsekvens at den også vender den tunge ende nedad

enhedslistens opfattelse af regeringens indsats på praktikpladsområdet det er jo sådan at der lige nu er knap ellevetusind unge der søger en praktikplads

antallet af unge der mangler en praktikplads er

at det når vi nu skal i gang med at diskutere

da efter vores opfattelse vil være sådan at der vil være brug for at gøre en forøget indsats for at skaffe praktikpladser og gerne lave en egentlig praktikpladsgaranti

det er vores udspil til regeringen når vi skal i gang med at forhandle

at venstre kræver det samme som os så står vi da gunstigt

men det bliver ofte mest til hvordan ydelserne skal være og hvor længe man kan være på

blev til arbejdere eller lønmodtagere altså fik et job

netop sagt at det absolut bedste er at sørge for at mennesker får arbejde derfor insisterer vi jo faktisk på at man skal sikre at der i de kommende år bliver råd til at investere i nye arbejdspladser som et led i den grønne omstilling der er nødvendig derfor fremlægger vi hver eneste gang vi får mulighed for at snakke med regeringen og med andre planer for hvordan man faktisk kan øge beskæftigelsen ganske voldsomt

og dermed skabe nogle arbejdspladser til

behøver høre på herre simon emil ammitzbølls indblanding i

at hvis der er en kritik

at vi skal investere i arbejdspladser

en anden måde at sige

med højere afgifter på forbrugsvarer så det rammer de dårligst stillede mest

at rigtig mange mennesker der arbejder i vindmølleindustrien måske også nogle der er blevet fyret fra vindmølleindustrien sådan set er lidt ligeglade med om herre simon emil ammitzbøll betragter deres arbejdsplads og deres arbejde som kunstigt

lægger vægt på at der er arbejde hvor man laver nyttige ting som sælges og skaber overskud til virksomhederne

faktisk er langt mere afgørende for folk men ellers er kernen i det her vel bare at herre simon emil ammitzbøll bag ved det han siger mener at lønnen i danmark skal ned ikke for at man skal kunne

men fordi det skal blive endnu mere attraktivt at investere i danmark

er oprigtig optaget af at skabe arbejdspladser men på den anden side

at skabe gode vilkår for danske privatejede virksomheder som vi allesammen lever af

som herre per clausen lægger for dagen her i dag at danske virksomheders konkurrenceevne er et problem skabes arbejdspladser

formentlig rosende mente bemærkning fra herre lars barfoed

erklære min støtte til et konservativt forslag om at man skulle lave statsgaranti for lån fra pensionskasserne

til mindre og mellemstore private virksomheder

god idé at det konservative folkeparti nu gik ind for en slags statsbank

så kunne vi nemlig løse det som er langt langt det største problem for

danmark i dag nemlig at de ikke kan få finansieret de initiativer de gerne vil tage

set det allerstørste problem de har der var et kort øjeblik hvor det konservative folkeparti ville medvirke til at gøre noget ved

man skubber private arbejdspladser til udlandet altså det at ramme virksomheder med afgifter betyder i virkeligheden at

tre grunde til at der er problemer den

at der ikke er nogen gang i produktivitetsudviklingen det opfatter i

skal være helt ærlig som et virksomhedsanliggende som virksomhedernes

er at man har en kurs der ofte er for høj fordi den danske kronekurs er bundet til euroen

grund snakker man kun om lønnen

medarbejdernes kompetence medarbejdernes engagement i det arbejde der foregår indflydelse til medarbejderne

der lå en mulighed for at udvikle produktiviteten

man skulle bruge meget mere energi på at koncentrere sig om

det skal være tyske eller franske eller

enhedslisten kan give en håndsrækning til regeringen i det her tilfælde og sige det er helt i orden for det skader vores konkurrenceevne og reducerer antallet af arbejdspladser nye skatter og afgifter sidste år og

er rigtig dårligt for regeringen men det har den selv valgt ved at lave den skatteaftale den har lavet med venstre her i foråret

og afgifter og nu hører jeg enhedslistens ordfører sige at

det bliver jo interessant man kan bare håbe på

betyder at regeringen vil tage imod venstres imødekommenhed over for at lave en fælles aftale men

siger det modsatte det åbner i hvert fald et rum for

være en fremstrakt hånd altså jeg tror at man skal overveje hvordan det går hvis man alt for mange gange tager imod et dårligt håndværkertilbud så ender man med at gå fallit

hvis der findes måder at finansiere de beskedne ønsker

uden at man behøver at ændre på nogle skatter

som var socialt afbalanceret og kun handlede om at flytte rundt på pengene

uendelig langt fra hinanden i det ideologiske

at mennesker

mennesker er rationelle og agerer rationelt

mindre end tusind kroner ud af at

at det er meget rationelt når folk som mette og robert vælger

hjemme og stifte et parti eller

hellere blive her og gå til grunde på baggrund af moral

vi mennesker vil gerne leve i fællesskab med andre mennesker vi vil gerne opnå anerkendelse for det vi gør

jeg om almindelige mennesker det kan være anderledes med virksomheder det vil jeg ikke se bort fra

ikke bare i tv serier men også i det virkelige liv for eksempel

ejer af virksomheden nægter at lytte til rådene fra de kloge professionelle bestyrelsesfolk der siger at

jeg vil gerne advare imod det det er farligt

så afsindig dygtig

man vide at tusind kroner somme tider betyder ganske meget men jeg tror at der er mennesker

afgørende betydning at vi for eksempel får vores danske pensionskasser

på banen for at investere i produktion i danmark som kan sælges og give overskud men ikke nødvendigvis ikke nødvendigvis giver det samme overskud som hvis man valgte at producere det

ordførerens parti stille det krav at de ikke kan stemme for en finanslov hvis regeringen ikke finder en holdbar løsning for dem der ryger ud af dagpengesystemet her tænker jeg på om

mener at

jeg kan forstå på ordføreren at

ryger ud af dagpengesystemet nu får jeg nok

han jo tit når han slår på ordføreren

undskyld men det må jeg sige men

over for folketinget at fortælle præcis hvad det er for nogle krav vi står rigtig fast på det tror jeg at jeg vil prøve at få fortalt finansministeren og anden vis noget af det tror

jeg har meget meget svært ved at forestille mig at enhedslisten indgår i

fundet en tilfredsstillende og fornuftig løsning

i forhold til at der bliver snakket om at dansk folkeparti

man jo eftersom samfundet udvikler sig og man kan se at problemstillingerne er der

en aftale om hvordan og hvorledes man kan gøre ting bedre bedre og det kan vi jo høre

ordføreren ikke enig i at hvis regeringen vil løse det her

kunne etableres et flertal for det hvis regeringen vil det og der må vi så se om vi kan drive det

regeringen vil medvirke til det jeg vil bare sige at det

som sit parlamentariske grundlag eller også kunne

vi fra borgerlig side med os selv i venstre

vil prioritere den passive forsørgelse er

sikres nogle ordentlige rammebetingelser for virksomhederne

hvad betyder nu det hvad er det konkret venstres herre jacob jensen

jeg kan da helt klart sige at det er enhedslistens faste overbevisning at det bedste

at det er rigtig rigtig vigtigt

er også derfor vi har støttet regeringen

at der kommer enogtyvetusind nye arbejdspladser næste år

med finansloven for i år men vi er ikke så tilfredse med at man samtidig med blandt andet fordi man overholder nogle krav fra eu fører en politik der fører til at der så ryger

det ender med et plus på ellevetusind og det er jo bedre end et minus

sammenligning med udlandet hvis vil virksomhederne typisk flytte til udlandet

derfor er det jo interessant at vide hvor enhedslisten står

til finanslovforhandlingerne når det kommer til ønsket om

noget af det som er gift for den fremtidige konkurrenceevne

uden at der kommer ekstra skatter og

enhedslisten vil nedlægge forsvaret og og politiet ifølge partiprogrammet

det ville herre

til at svare på her under en åbningsdebat så jeg har valgt at stille et andet spørgsmål nemlig om et af enhedslistens

enhedslisten vil kræve af regeringen for enhedslisten er

en nøglerolle det kan vi ikke komme uden om sådan har vælgerne sammensat folketinget

at forlænge dagpengeperioden

møde hvor jeg sammen med herre lars christian lilleholt fra venstre diskuterede vores energiaftale

herre lars christian lilleholt sagt at det var udtryk for en revolution så

godt vi har faktisk på et enkelt område aftalt en revolution

jeg er men lad det ligge men jeg snakkede

også om indgreb over for den finansielle sektor og statsbank og grøn omstilling og

klart svar på spørgsmålet det afgørende for enhedslisten er at sikre at der ikke er nogen der falder ud af dagpengesystemet uden at have fået et tilbud om et arbejde

er afgørende for os og når jeg siger at det

jeg har lyst til at stå her og sige om det så er ni eller ti

skridt på vejen men godt nok et meget meget lille skridt i retning af det

at forlænge dagpengeperioden om

som kommer i den situation som herre per clausen helst ikke vil have nemlig

kan få dagpenge relativt snart hvis ikke man forlænger

bare tænke på det er altså hårdt arbejde

understrege vi gør det også gerne på det her

sommeren lader til at have mildnet enhedslisten en del

indgå en aftale hvor skatter og afgifter ikke

er vi det alligevel det er vi af den simple grund at vi har peget på regeringen og vi har ikke sådan tænkt os at stemme for et hvilket som helst mistillidsvotum der bliver rejst over for regeringen

og hvis vi kan blive enige så stemmer vi for de aftaler vi indgår med regeringen hvis vi ikke bliver enige regeringen vælger at lave aftaler med venstre stemmer vi imod derfor forholder vi os til indholdet i den politik vi kan føre sammen med regeringen og det gør vi uanset om det er forår eller efterår og uanset om jeg

ikke længere er støtteparti for regeringen ville enhedslisten støtte

bare det kom fra regeringen er det der ændringen skal ses eller

regeringen har lavet sammen med venstre derfor bliver det selvfølgelig mere besværligt og tungt

bliver vi jo nødt til at arbejde endnu hårdere for at rette op på

vores arbejde blevet hårdere og sværere og tungere men det tager vi gerne på os vi har stadig væk masser af godt humør tilbage

også konstant tale om alle de her mange dejlige arbejdspladser

vil skabe i danmark men man er jo konstant med til at stramme grebet om de danske virksomheder senest her med

i europa kan ordføreren fortælle mig hvilke reelle arbejdspladser der egentlig ligger i høje energiafgifter

en måde man finansierer samfundsøkonomien på og det kan vi godt diskutere for

forstået har siemens besluttet sig til at investere cirka en milliard kroner i udvikling af produktion i danmark i de kommende år ikke på trods af energiaftalen men på grund af energiaftalen

godt eksempel på at enhedslisten kan gøre ting der gør multinationale koncerner glade og det

koster rigtig rigtig mange penge men ordføreren fik ikke svaret mig på hvilke arbejdspladser det er der ligger i

disse energiafgifter det var det jeg rigtig gerne svar på men yderligere

i dit indlæg tidligere du siger at i vil skabe flere arbejdspladser med flere investeringer

at energiafgifterne går til at finansiere velfærden i vores samfund så går pengene jo til at ansætte skolelærere til at undervise vores børn pædagoger til at passe vores børn sosu assistenter til

give en ordentlig ældrepleje det er jo det skat går til det er til at ansætte folk til at yde en offentlig service

jeg har sagt og som jeg gerne vil gentage her rigtig mange virksomheder i danmark små og mellemstore virksomheder

set slet ikke tid til at klage og klynke over lønniveau og over skatter og afgifter for de har det kæmpestore problem

kan låne penge til investere i udvikling af deres produktion måske også nogle ting der faktisk kan gøre at de kan lave en mere effektiv produktion

omkostninger fordi den finansielle sektor i danmark ikke fungerer som den danske finansielle sektor burde gøre nemlig som en sektor

er det at gøre noget ved den finansielle sektor altafgørende hvis man skal sikre den økonomiske udvikling i danmark

at vi har nogle banker

forstå at ordførerens svar på det er at der skal en

er at varetage de penge

de skal tage en risiko

med lønmodtagernes penge og den risiko er de kun villige til at tage hvis de mener at

er at staten skal tage

de penge som bankerne ikke er villige til at løbe

med den risiko der er end en bank

det standpunkt og nogle ville måske endda tro på det at

en privat banksektor betød at tingene fungerede rigtig godt

vi jo konstatere at viljen til at løbe en meget stor risiko hvis man har en teori om

rigtig rigtig mange penge tilsyneladende er til stede hvorimod viljen til at løbe en mindre risiko og så tjene

det er så et problem ved den måde den finansielle sektor fungerer på

hvad kan vi gøre ved det ja vi kan gøre det ved det at vi for eksempel sikrer at noget af den kapital der i dag er i vores pensionskasser bliver investeret i produktion i danmark og der kommer staten til at spille en rolle

at man skulle sørge for at give en statsgaranti i forhold til

kunne målrette det i forhold til nødvendige investeringer i grøn omstilling

rigtig fornuftigt men mit hovedsynspunkt er bare at

er at vi har været igennem en finansiel krise at vi har set hvad der kan ske i den finansielle sektor

en meget lang diskussion hvor jeg ikke tror at vi er enige

er helt fundamentalt her er at ordføreren oprigtigt mener

politikere

at foretage risikovurderinger på vegne af skatteborgerne

men det er altså ordførerens opfattelse at staten

penge end

kun er blevet reddet i kraft af skatteborgernes penge så ville det

nok ret i det ville være bedre at lægge det i staten

være den erfaring man kunne drage hvis man bare forholdt sig en

politikere eller ministre der skal stå for udlån det har vi

der arbejder ud fra nogle rammer som vi har udstukket for hvad der er formålet med den finansielle sektor

låne penge ud til investeringer der kan skabe produktion

ville vi have en anden finansiel sektor end den vi har i dag

i gang regeringens andet det første har budt på en række skuffelser nye skatter nye afgifter nye love nye regler

gør nok for at forbedre danmarks konkurrenceevne

når statsministeren siger at regeringen har skabt titusind arbejdspladser i to tusind og tolv

og tretten for samtidig fosser arbejdspladserne ud af danmark nye tal fra dansk industri viser at vi alene her i årets sidste måneder kommer til at miste endnu syv

arbejdspladser primært i industrien

i det her så viste en

blandt en hundrede og seks og firs topchefer i sidste uge

har aktuelle planer om fyringer ifølge flere af dem fordi de vil placere flest mulige job i udlandet for at holde omkostningerne nede regeringen har derimod gennemført den ene erhvervsfjendtlige lov efter den anden

der godt nok sænker skatten men samtidig indfører nye skatter og afgifter for syv milliard

og dansk konkurrenceevne det skub der er brug for danmark har stadig et af verdens højeste skattetryk

arbejdspladser for eksempel lukker dalum papir i odense for produktionen ved udgangen af året farvel til to hundrede og tre og tyve medarbejdere alligevel fortsætter regeringen blindt sin afgiftsrus og giver virksomhederne den ene lussing efter den anden

lige inden folketingsåret gik i gang fik regeringens inderlige forelskelse i afgifterne så endnu et konkret udtryk

kommer der åbenbart en ny brændeafgift der vil ramme ikke mindre end syvhundrede og halvtredstusind danskere sandheden er at grønne afgifter er røde skatter

at når regeringen hælder skatter og afgifter ud over borgere og virksomheder

de ikke bare med dansk økonomi

sidste år er flere og flere blevet arbejdsløse for hvert enkelt menneske der oplever at miste sit arbejde er det en katastrofe arbejdsløshed handler nemlig ikke kun om tal og grafer det handler om rigtige

jo den snakker videre mens arbejdspladserne fosser ud

grundfos flytter hundrede arbejdspladser til serbien orifarm flytter en hundrede og tres arbejdspladser til tjekkiet radiometer flytter tres arbejdspladser til polen danfoss flytter to og tyve arbejdspladser til kina

hundrede og firs arbejdspladser til udlandet og også slikfabrikken malaco popcornfabrikken popz og maskinfabrikken cfs flytter arbejdspladser ud af landet

samtidig betyder høje skatter og afgifter at priserne stiger

så ikke bare lader regeringen arbejdspladserne fosse ud af danmark

som kød mælk ketchup og øl metoden er afgiftsstigninger

i floskler om sundhed og miljø afgiftsstigningerne rammer naturligvis dem med de laveste indkomster hårdest de arbejdsløse for eksempel på den måde straffer regeringen de arbejdsløse dobbelt

åbningstale intet om hvordan man skal forbedre konkurrenceevnen intet om hvad man vil gøre ved skatte og afgiftsbyrden

intet om hvordan man vil gøre det attraktivt at drive virksomhed og skaber arbejdspladser i danmark

regeringen er meget bekymret for emil forstår man og derfor skal der satses på folkeskolen

for den danske folkeskole er for ringe skemaer planer retningslinjer og ligegyldigt bureaukrati

ikke nok bare at give børnene nummeret til kommunen eller finde på smarte buzzwords som for eksempel ny nordisk skole der skal konkret handling til færre papirbunker mere undervisning fra lærerne og mere frihed til skolerne så de kan lære af de bedste så selvfølgelig

der er sakket bagud i forhold til resten af verden hvis ikke vi kommer i gang med modige og markante reformer

men ikke kan få en praktikplads

som lige har mistet sit arbejde

år som gennem mange år har drevet et gartneri men som nu må lukke på grund af regeringens energiafgifter hvad skal han nu leve af hvad skal hans medarbejdere leve af

han bliver nu gjort til grin for egen opsparing hvad er det dog for et signal at

sagde at vi skulle handle på problemerne

tænker regeringen nogen sinde på det det er vigtigt at huske også når vi taler om arbejdsløshed

men uanset hvor meget medfølelse vi kan have

holde fast i at det er et personligt ansvar at finde et job

gør vi de arbejdsløse til ofre og kommer i al vores godhed til at tale om arbejdsløse på en respektløs måde og det er ikke

som alle andre borgere med et personligt ansvar ligesom alle andre borgere

hvor det for alt for mange mennesker ikke kan betale sig at tage et job

at være på offentlig forsørgelse så er det da klart at rigtig mange

hårdtarbejdende mennesker i dette land har mindre end tusind kroner mere om måneden

et tal der håner

det er meget svært at få gang i opgøret med forsørgersamfundet

man har ikke nogen medmenneskelighed siges det fra venstrefløjen men hvorfor er det så medmenneskeligt blindt at udskrive checks til folk så de bliver parkeret på sidelinjen som svage velfærdsofre så de ikke har nogen som helst motivation for at komme i arbejde og forsørge sig selv

at insistere på at alle mennesker er frie

og fjerne incitamenterne for at arbejde og klare sig selv er ikke medmenneskelighed medmenneskelighed er derimod at vise respekt og hjælpe når der er behov for det

nogle gange er et kærligt skub og et klart incitament bedre og hvis regeringen for alvor beslutter sig for at vise medmenneskelighed over for borgerne

og bedre rammevilkår at sætte en stor fed prop i det gigantiske hul hvorigennem arbejdspladserne i øjeblikket fosser ud af danmark i regeringens første leveår er hullet blevet større lad os håbe at dette andet år

om der er identitet mellem dem der vil have ordet og dem jeg har fået lister på

liberal alliance eventuelt skulle gå hen og blive parlamentarisk grundlag det er jo velkendt at herre lars løkke rasmussen i sin korte statsministertid satte skatter og

der tillader at man kan hæve skatter og afgifter hundrede og syv og tredive gange eller vil liberal alliance stille som et krav at man ikke kan støtte en venstreledet regering

liberal alliance det ville dog være dejligt for danmark og danmarks konkurrenceevne hvis det skulle ske

og jeg er helt sikker på at hvis liberal alliance skulle komme i den for danmark så glædelige situation at vi får de afgørende mandater så vil en borgerlig regering komme til at betale med lavere skatter

den nye regering er i fuld gang med at sørge for at konkurrenceevnen kommer til at gå i den anden retning mit korte og klare spørgsmål

herre simon emil ammitzbøll er vil liberal alliance stille

regering om at et skattestop betyder at der ikke må ske én eneste skatte eller afgiftsstigning

i forhold til skattepolitikken efter et valg vil jeg sige at på lavere skat vi går til valg på lavere afgifter sådan arbejdspladserne kommer ind

og liberal alliance er jo også kendt for at gå noget mere op i at vi

hvor god velfærden er i danmark men kunne vi måske komme lidt nærmere om der skal være et eller andet officielt mål for en eventuel ny borgerlig regering

hvad niveauet skal være for skattetrykket er der

en bestemt sats man ligesom

påstå at man kan gennemføre det med seksten mandater

program fuldstændig som vi har gjort før

hvis de stemmer på liberal alliance vi er ikke så utopiske

medmindre vi får halvfems mandater eller flere

kommer vi til at trække danmark i den

jeg forstår venstre taler de også nogle gange om

ikke finde ud af at overholde førhen men det siger de så nu at de

at

vi kan vide hvad det går ud på når vi

råd til de skattelettelser som liberal alliance kommer med hvad er det det koster hvor mange milliarder kroner er det hvor langt skal vi ned skattetrykket det kunne man godt gå hårdt til mig

mål for hvor langt vi skal ned hvis man så håndfast kan sige at det er et meget massivt problem for danmark at vi

det er svaret til et rigt danmark hvor almindelige mennesker har et arbejde så arbejdspladserne ikke fosser ud af danmark som de gør under den nuværende regering vi har fremlagt en konkret politik

procent i indkomstskat vi har fremlagt en konkret politik til at halvere selskabsskatten og fjerne og nedsætte en række konkrete afgifter

jeg ynder at svare på de spørgsmål der bliver stillet at vi nok skal fremlægge en konkret

igennem af uafhængige økonomer fordi vi ikke skammer os over vores forslag

bringer venstre ind igen spørg venstre om venstre spørg liberal alliance om liberal alliances politik

og det er at vi vil kæmpe til sidste mand og dame for

været med i nogle aftaler om et par spørgsmål i udlændingelovgivningen blandt andet vedrørende børnefamiliers vilkår i asylcentre og børns muligheder for familiesammenføring med en mor eller far der bor i danmark

radikale venstre har haft særlig fokus på og derfor er mit spørgsmål når nu

for sig at der sker et skift i flertallet herinde og liberal alliance

regne med at de aftaler stadig væk holder

det ganske klart at de regler der er ændret her skal rulles tilbage igen som det

ikke et forlig og det vil sige at det der er inden for rammerne af aftalen selvfølgelig bliver overholdt kan vi så lave udlændingepolitik med andre end det radikale venstre ja det kan jeg love for at

har faktisk tidligere forbedret forholdene i asylcentrene med dansk folkeparti

vi er måske de eneste vi er meget samarbejdsvillige

regelsæt i hvert fald ikke kan rulles tilbage selv om der sker et skift i flertallet og kan man forestille sig at der er andre temaer i udlændingepolitikken som liberal alliance ikke vil kunne komme igennem med sammen med

ikke kender forskel på hvad en aftale om at gennemføre en bestemt lovgivning går ud på og hvad et forlig der binder i en bestemt årrække går ud på men det kan vi jo tage

side et helt nyt perspektiv vil jeg sige men

kunne blive en lille smule mere konkret altså hvad er det for en skat der vil føre til at arbejdspladserne vil strømme til danmark og hvad betyder det for hvordan den offentlige sektor skal se ud i danmark

mange skal ikke længere være ansat i den offentlige sektor og dermed være ansat i alle de her nye job som herre simon emil ammitzbøll vil skaffe til danmark jeg hørte godt at han mente at man havde haft nogle uafhængige økonomer til at gennemregne det

liberal alliance havde det lidt svært med uafhængige økonomer jeg kan huske

tid siden var formanden for partiet nødt til at bede

fordi de havde været så uforskammede

på kanten af dumpegrænsen men lad det nu være jeg vil bare gerne høre om

en anelse konkret jeg kan godt det der og har kunnet det i mange år med en lang række floskler og fraser om

milliard kroner nye afgifter på energiområdet sørger for at europas højeste energipriser bliver endnu højere sørger for at svække danmarks konkurrenceevne sørger for

danske arbejdspladser ud af danmark og skabe arbejdspladser i polen tyskland og holland

vi siger jo ikke at vi fra den ene dag til den anden med et trylleslag kan ændre alt men vi siger at

dårligt internationalt så kan vi ikke gøre noget som helst vi

ved at have lavere personskatter ved at have en lavere selskabsskat ved at fjerne en række af de energiafgifter

clausen og andre har tynget danskerne med

virksomheder som flytter arbejdspladser ud af danmark

har en meget afgørende betydning for

beskatte den danske befolkning herfra og til der er to torsdage i en uge

emil ammitzbøll svarede på mit spørgsmål jeg forstod ikke

hvad er det for et omfang den offentlige sektor skal have i danmark hvor mange skal fyres i den

sektor i dag i danmark og hvad for et lønniveau skal der være i danmark før herre simon emil ammitzbølls

jeg kan høre bliver stillet flere gange

godt høre det nu i stedet for at stille det igen vi ønsker at indkomstskatten skal være på

vi ønsker at halvere selskabsskatten vi ønsker at rulle energiforliget tilbage det kan man desværre først fra

fordi vk har bundet sig til enhedslisten vi ønsker at fjerne fedtafgiften vi ønsker at rulle en række øvrige forbrugs vækst og arbejdspladsdæmpende

hvordan skal det finansieres

ved færre offentligt ansatte ved naturlig afgang uden fyringer der skal være mere udlicitering og der skal være en senere tilbagetrækningsalder

og ellers tilbyder vi gerne et kursus oppe i liberal alliances gruppeværelse på

hvordan rigets tilstand er men måske ikke så mange løsninger

det finanslovforslag der er

debat mellem venstre og socialdemokraterne og jeg vil sige det til enhver der stiller et spørgsmål til venstre hvis man ønsker et

ønsker man at stille det til venstre så er

godt ærgre sig lidt over niveauet i pressetjenesterne her på christiansborg

john dyrby paulsen

ellers virker det altså lidt for præfabrikeret for min smag må

derefter blev jeg så skældt ud

hørt det svar som herre simon emil ammitzbøll åbenbart skulle

indstillet på at nikke ja til det finanslovforslag der ligger

ville vi bare stemme ja der behøver man jo bare skrue tiden tilbage til før september to tusind og elleve og se hvordan liberal alliance reagerede når vk regeringen fremsatte finanslovforslag der stemte vi jo ikke bare ja der gjorde vi det at vi kom med en række ønsker til hvordan vi

det skulle være at man dengang foretrak

bedre grundlag at forhandle på hvis man ønsker det godt for danmark

sænke skatterne og afgifterne og lade virksomhederne producere løs uden skelen til natur eller miljø så bliver der arbejde overskud

enige med liberal alliance om er at danmark er en lille åben økonomi der er fuldstændig afhængig af handel med udlandet

hvor langt størstedelen ligger inden for eu når man samtidig vil sætte den europæiske udvikling i stå og endda rulle samarbejdet tilbage på en række områder for sagen er jo at

det kræver forpligtende aftaler det kræver fælles standarder og det kræver bindende retsakter det kan i nogle tilfælde endda kræve at der er en domstol så hvordan harmonerer ønsket om vækst og fremgang for danske virksomheder

for frihandel vi går ind for et indre marked det har man det udvikler man

interesse i europaudvalgets arbejde

mandater til at forbedre nogle af de ting den ene gang efter den anden

at man ikke er enten

hallelujaeuropæer eller bare imod eu men synes vi skal have et europæisk samarbejde som bygger på fred frihed

når nu fru camilla hersom og det radikale venstre

at vores afgiftstryk og vores skattetryk ikke forhindrer danmark i

tro at frihandel bare kan foregå i et vakuum uden noget som helst

hvis man ikke har aftaler om hvornår en vare er en vare hvornår en skinke er en skinke hvornår en flaske øl er en flaske øl

der stilles talrige krav til produktsikkerhed til forbrugersikkerhed

virkelighed som vi lever i i dag

vi er bare bekymret for at man i eu ligesom i det danske folketing lader bureaukratimøllen kværne og tager mere og mere ansvar for borgerne bestemmer mere og mere over virksomhederne det synes jeg da er en relevant

og så lagde jeg mærke til at fru camilla hersom ikke svarede på mit spørgsmål selv om jeg svarede på hendes

når man har en grundlæggende anerkendelse af at danmark er en lille åben økonomi

energipriser når man er en lille åben økonomi hvordan kan man lave en fedtskat der sørger for at skabe arbejdspladser syd

når man er en lille åben økonomi det skylder det radikale venstre om nogen

en sådan

simpelt udtryk

hvorvidt ambitionsniveauet er omvendt proportionalt med antallet vågne minutter til udvalgsmøder

er et udtryk for at kvinderne

og vi ønsker at man skal have en aflønning i overensstemmelse med

kvinder og som har vokset sig større og større så jeg må igen

formulerede det jeg ved at det er sådan at man i danmark

tager forbehold for barsel får lige løn for lige arbejde og jeg forstår ikke hvorfor venstrefløjen bliver ved med

valg om hvilket job og hvilken uddannelse de gerne vil have jeg forstår

er fru lisbeth bech poulsen

ikke vil respektere at det er det enkelte menneske der selv bestemmer hvilken jobtype

må det være op til en selv og så skal venstrefløjen ikke komme og pådutte en hel masse mennesker et andet job end det de i virkeligheden

også for nu at berolige herre simon emil ammitzbøll

folk kan beholde mere til sig selv så bliver det også nemmere at kunne planlægge og selv at bestemme

hvilket familieliv man gerne vil have

som eneforælder måske

at have barnet derhjemme i stedet for i institution lavere skat giver mere frihed og dermed også mere ligestilling fordi det giver mindre afhængighed så derfor er lavere skat en god en god metode også når det gælder ligestillingen

der blev nævnt en ting i første runde der er satire for det de er jeg håber jo heller ikke at

at lavere skat er svaret

alle problemer nu har jeg lov til at være med i debatten her i dag for jeg var til dansk industris årsmøde og og derfor

årsmødet i to tusind og fem i dansk industri da anbefalede dansk industri og den daværende regering jublede og var grundlæggende enig

at danmark skulle efterligne og nu skal jeg lige spørge herre simon emil ammitzbøll om han egentlig godt kan se problemet i det jeg nu siger

synke lidt og irland de er begge stort set gået fallit og begrundelsen

jeg tidende og begrundelsen var at de havde lavere skat tror herre simon

emil ammitzbøll så virkelig på at lavere skat er svaret på alt

danmark og et endnu større underskud og hvordan går det der

er at man har haft politikere der har manglet mod til at træffe de nødvendige beslutninger det har vi desværre stadig rigtig mange steder fordi man vil bilde

hvis vi bare lader som om vi ikke opdager det der sker i verden

synes jeg faktisk er utrolig sørgeligt og jeg synes

mellem fløjene herinde for det eneste man er enige om er at prøve at udtrykke på forskellige måder at intet skal ske og at arbejdspladserne skal fortsætte med at fosse ud

konkurrenceevne alene

at man kan have en diskussion

ammitzbøll havde været til dansk industris

uddannelseseffektivitet er to helt afgørende konkurrenceevneparametre i fremtiden det er der nogle i regeringspartierne der har forstået men har

gode ting i at effektivisere en virksomhed men så lad det dog ske på markedsmæssige vilkår i stedet for at staten

og afgifters betydning når afgifterne stiger i

i polen og i tyskland og i holland

at forureningen kender grænser og at røgen kender grænser så den ikke bare kommer herover også det må man håbe men sådan er det jo ikke nødvendigvis når man har en virksomhed og man kan have en købekraft på niveau med den danske efter skat

det er lidt fluffy svar

at ordføreren vil gøre os den tjeneste at give et klart svar på et relativt klart spørgsmål der bliver sagt at lavere skat er en god metode der bliver sagt at stigende skatter skaber arbejdsløse og at arbejdspladserne fosser ud af landet så det korte spørgsmål er vil liberal alliance lægge stemmer til stigninger i skatter eller afgifter

der ikke har lagt stemmer til stigende skatter og afgifter siden folketingsvalget liberal alliance ønsker lavere skatter lavere afgifter jeg synes egentlig det er lidt forstemmende at man som

i den her christiansborg lala måde at diskutere tingene på

jeg har faktisk i detaljer gennemgået vores skattepolitik men hvis der er ønske fra venstrefløjen om at jeg skal gøre det hvert andet minut

og nu er det jo så heldigt at herre simon kollerup får ordet igen

simon kollerup ønsker at jeg skal gentage det svar som jeg tidligere har givet til en af hans kolleger

mit eget spørgsmål med at liberal alliance selvfølgelig ikke vil lægge stemmer til at skatter og afgifter

da herre lars løkke rasmussen var statsminister godt nok i en kort periode steg skatter og afgifter jo en hundrede og syv og tredive gange så mit spørgsmål

venstres udgave af et skattestop hvor skatterne altså godt kan stige og

mærkesag om skattelettelser

jeg godt kunne tænke mig at høre hvor mange skattelettelser liberal alliance har været med til at gennemføre over for danskere og over for danske

borgere og erhvervsliv med alle mulige andre metoder

meget kede af at det konservative folkeparti for eksempel lavede ejerskiftebeskatning vi er meget kede af at det konservative folkeparti lagde stemmer til højere energiafgifter i europas mest energiafgiftsplagede land vi er meget kede af at det konservative folkeparti var med til at opfinde fedtskatten

at afskaffe skatter det er jo endda sådan

en vkr regering der satte skatterne op som ingen regering før eller siden har gjort det så det er svært at få skattelettelser i

det var så en del af prisen men det samlede skattetryk er faldet og det har vi fra konservativ side trods alt stillet os i spidsen for at få gennemført

ikke er gået efter alt eller intet men vi har opnået rigtig rigtig meget

herre simon emil ammitzbøll at liberal alliance kan få gennemført sin politik hvis man til stadighed vil holde på

intet og er det budskab man vil sende til sine vælgere

går med til at lave nogen skatteomlægninger samtidig med at skattetrykket falder

jeg må også sige at hverken da det konservative folkeparti lavede en aftale om en stigende ejerskiftebeskatning eller da det konservative folkeparti lavede en aftale om højere el og varmepriser

at man fik en samlet lavere skatteindbetaling

det var værre så tror jeg også at det handler om en forskel selvfølgelig handler det om en forskel i stil som jeg kan høre herre tom behnke antyder jeg tror bare at

ambition om at komme til at sidde på ministerposterne i en borgerlig regering efter næste valg vi har en ambition om at komme ind og sidde med hænderne på rattet

ikke sidder og hygger sig på bagsædet mens der bliver indført en masse nye skatter og afgifter

at herre simon emil ammitzbøll omtaler ny nordisk skole som

ved hvad ny nordisk skole er

gemme sig bag folkeskolen

i det her folketing om at der skal ske noget

når han er færdig hvis ikke vi fører en anden politik

hvis ikke vi fører en anden politik

jeg venstre som så gerne vil slå sig op som et reformparti

med nogle lidt halvligegyldige reformer som man lader

der skal miste over to hundrede medarbejdere

som nu rykker den sidste produktion fra danmark til polen

carlsberg radiometer eller nogle af de

flytte arbejdspladser ud af danmark fordi de bliver hærget og tynget af afgifter og skatter både fra den tidligere og fra den nuværende regering fordi man kører videre i den samme socialdemokratiske

nogle målsætninger regeringen har hvad er det for en udvikling regeringen forestiller sig i det danske samfund

nu er der jo heldigvis en del tilskuere kan jeg se der følger interesseret med i debatten og jeg er også sikker på at der hjemme bag tv skærmene er mange som

når nu det er formålet med debatten at vi skal høre om hvad regeringen vil er der mon så nogen overhovedet som har fulgt debatten her i dag der er blevet noget som helst klogere på hvad regeringen vil med det danske samfund er der nogen overhovedet er blevet klogere på hvad regeringens målsætninger er

vil gennemføre hvad det er for en udvikling regeringen forestiller sig hvordan regeringen vil løse arbejdsløshedsproblemerne og skabe flere job

blevet klogere på det for vi har intet hørt om det intet har vi hørt hverken fra statsministeren forleden eller fra regeringens ordførere i dag intet har vi hørt om hvad det egentlig er regeringen vil

er det fordi det skal være en hemmelighed for os alle sammen hvad regeringen vil

er det fordi regeringen simpelt hen ikke ved hvad den vil jeg tror desværre at det er det sidste det første var ellers slemt nok

tror at det er det sidste jeg tror simpelt hen at vi har en regering som efter et år er blevet træt og ikke aner hvad de vil med regeringsmagten sådan er det og dog for nogle uger siden var der fire socialdemokrater

ville hvordan hvordan er det vi vil løse det her samfunds

udfordringer det var blandt andet finansministeren

med os her i dag og beskæftigelsesministeren de skrev i den her kronik i politiken at deres svar på danmarks udfordringer

var at der er brug for en stærkere stat

en stærkere stat

vi har verdens største offentlige sektor vi har verdens højeste skattetryk

vi har ikke brug for en stærkere eller en større stat

det er det der er problemet så er løsningen da ikke at gøre den større nej det vi har brug for er stærkere borgere og stærkere virksomheder det er det det danske samfund har brug for vi skal lade borgerne drive udviklingen vi skal give virksomhederne muligheder for at skabe arbejdspladser for virksomhederne er jo rygraden i det danske samfund det er indtjeningen i de private virksomheder i danmark som vi lever af alle sammen

derfor skal de jo sættes fri

i danmark og det er det debatten i dag burde dreje sig om det er det statsministerens redegørelse burde have drejet sig om det gjorde den bare ikke

der handlede om at bidrage til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne

for forholdet er jo at det er for dyrt og for besværligt at drive virksomhed i danmark

det har vi politikere selvfølgelig et ansvar for at lave om på det er ikke vores ansvar at drive virksomhederne men det er vores ansvar at skabe nogle gode rammer for vores erhvervsliv og så ellers blande os udenom og lade dem drive

er bedst til det men vi politikere har jo nogle gange svært ved at blande os udenom men det skal vi

at vi er erhvervslivets parti og sådan noget så vil jeg bare sige at det er fuldstændig rigtigt vi er erhvervslivets parti for det er virksomhederne det er erhvervslivet der ansætter danskerne ingen virksomheder ingen job

sådan er det bare

får vi ikke gjort det billigere at drive virksomhed i danmark får vi ikke gjort det lettere at drive virksomhed danmark så er der ingen nye arbejdspladser til de mange mennesker som har mistet deres arbejde og derfor er der behov for handling nu det konservative folkeparti ønsker en række reformer som netop kan skabe vækst og velstand og arbejdspladser udgangspunktet er jo at der skal være grænser for politik vi skal lade virksomhederne og borgerne drive udviklingen

og vi skal heller ikke gøre brug af pick the winner strategier eller popsmarte løsninger

og institutioner jeg har besøgt smeden der bygger børnesenge byrådsmedlemmet der forsøger at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde i sin virksomhed fødevarevirksomheder der kæmper en daglig kamp mod bureaukratiet for eksempel slagteren i svendborg og pølseproducenten i billund og konklusionen fra dem alle sammen er den samme lad os nu være i fred siger de lad os nu få fred til at drive vores virksomhed lad os nu få lov til at lave noget frivilligt arbejde

fire timer om ugen og lad os nu bare få lov til at drive virksomheder i et samfund med en lovgivning der er til at forstå detailregulering og kontrol af virksomheder og borgere har taget

og derfor er der brug for en reform der bekæmper unødvendigt bureaukrati og som forenkler den offentlige forvaltning men det er jo ikke nok hele vores velstand afhænger af at der bliver tjent penge og skabt nogle arbejdspladser i landets private virksomheder det er det vi lever af i det her land desværre går det den forkerte vej danske virksomheder taber konkurrenceevne og det betyder at arbejdspladser forsvinder ud af landet jeg ved jo at den altoverskyggende bekymring for mange danskere i denne tid er arbejdsløshed

en ven et familiemedlem en nabo og de behøver ikke flere tal og statistikker de ved at dansk økonomi står i stampe og de ved hvad de personlige omkostninger er

og så er det ikke nogen hjælp at vi politikere har nogle velsmurte politiske slogans om at skabe arbejdspladser hverken kickstart eller akutpakker har hjulpet verdens største offentlige sektor har ikke kunnet hjælpe

er problemet det der er brug for er flere job i den private

som i dag er ledige derfor vil det konservative folkeparti have fjernet både sukker og fedtafgiften og nedsætte punktafgiften på øl og vand

mere handel i danske butikker og ikke i butikkerne syd for grænsen det må ikke være så god en forretning at handle over grænsen som vi ser i øjeblikket i silkeborg mødte jeg stig leander stig leander

er smed hans svigerinde skulle på et tidspunkt have tvillinger og så tænkte han at han ville konstruere og bygge en vugge til hende det gjorde han så hun blev så glad for den vugge

dem kunne han da lave nogle flere af og så sælge dem fra bagsmækken af sin varevogn

det gik rigtig godt så begyndte han at lave nogle flere han begyndte også at lave andre børnemøbler

sælger stig leander børnemøbler i hele verden han har faktisk i dag halvfjerds mand i treholdsskift der producerer hans møbler til hele verden maskinerne står aldrig stille det er en fantastisk succes

brug for flere af hans slags problemet er bare at de halvfjerds mand er rumænere

maskinerne står nede i rumænien for stig leander fortæller mig at hvis han skulle producere sine møbler i danmark ville det være så dyrt at han ikke kunne sælge dem nogen som helst steder i verden det er det problem vi i det her folketing burde koncentrere os om at løse det er det problem statsministeren burde

noget ved i sin tale men vi hører ikke et ord fra statsministeren vi hører ikke et ord fra regeringen om hvordan de vil løse det helt grundlæggende problem for danmark

der er en løsning og det er at vi skal sørge for at være konkurrencedygtige i forhold til vores nabolande og der må vi hjælpe med at nedsætte virksomhedernes omkostninger det skal vi gøre ved at nedsætte de afgifter jeg har nævnt men vi skal også se på vores selskabsskat i sverige har man besluttet

nedsætte selskabsskatten fra seks og tyve til to og tyve procent man gør sig også nogle tanker i storbritannien og det vil yderligere svække vores konkurrenceevne i danmark

jeg synes det er rystende at regeringen overhovedet ikke adresserer det problem

ikke figurerer i statsministerens redegørelse til folketinget nå lidt ros skal der også være sådan er det jo

rose statsministeren for at have taget så fint imod det konservative oplæg om folkeskolen så fint at hun faktisk selv fremlagde en del af det i sin tale i tirsdags det er et godt oplæg til forhandlinger om en folkeskolereform jeg jeg håber at der kan blive bred opbakning til at gøre verdens dyreste folkeskole til også at være verdens bedste folkeskole vi skal styrke faglighed og dannelse i skolen børnene skal lære mere der skal være mere faglighed der skal være mere dannelse det er derfor børnene går i skole jeg vil også gerne kvittere for at regeringen kom på bedre tanker i forhold til at indgå aftalen om skattelettelser

fandt ud af at det ikke går at føre skattepolitik med

tak til den konservative ordfører for en tale som

lavede sammen med vk regeringen som

kan herre lars barfoed bekræfte at de dagpengeforringelser der blev lavet i to tusind og ti ikke var en del af

oprindelige forslag fra vk regeringen men at det rent faktisk først kom på bordet da dansk folkeparti gik ind igennem glasdørene i

fru marianne jelved er citeret det var dansk folkeparti der i to tusind

er det den konservative ordførers opfattelse at

dansk folkeparti har jo talt her i dag og

dahl var på talerstolen men men jeg må altså anbefale at man spørgsmål der handler om dansk folkepartis gøren og laden

i det konservative folkepartis eu holdning

stor interesse og egentlig også stor tilfredshed at der er en stigende skepsis

vi ikke spor kede af også fordi

er et parti der gerne vil i regering og har været i regering og

en del snak om så derfor er det egentlig meget velgørende og meget rigtigt at man har taget den debat tillykke med det

man har diskuteret det på partiets landsråd

de fire forbehold altså hvordan har det konservative folkeparti det med

det var vel også meningen at man skulle bemærke det at der var et forslag som godt nok var kritisk i forhold til eu men alligevel gerne ville afskaffe de fire forbehold

mener vi at det bør afskaffes jeg ser ikke nogen grund til at danmark ikke skulle kunne deltage i samarbejdet om det forsvarspolitiske i den europæiske union så det forsvarsforbehold vil vi gerne

vil vi gerne have det der hedder en opt in ordning

som vi jo også har forhandlet os til rette om at vi kan få altså den mulighed at vi siger at den danske regering og det danske folketing ved europaudvalget kan vælge at lade lade direktivforslag være en del af retsgrundlaget i danmark men

at vi selv kan vælge hvilket direktivforslag

retsgrundlaget i danmark for så vidt angår

lyset af den situation der er nu synes vi ikke at tiden lige nu er til at skibe os ind i det der må vi

hvad det er for en konstruktion det ender med

ikke klarhed over det på nuværende tidspunkt så der er vi ærlig talt lidt afventende i forhold til

økonomien i europa og euroen

som formand for de konservative faktisk foreslog at nu

i det forslag som de konservative behandlede på landsrådet var jo hele molevitten

og så var der noget med de andre det er derfor jeg synes at man fortsat er i tvivl

der er lidt vaklen men videre med arbejdet

i dansk folkeparti på at de konservative anlægger en mere eu skeptisk holdning

synes faktisk der er forskellige problemstillinger knyttet til hvert af de fire forbehold derfor gennemgik jeg sådan set ret præcist hvert af de fire forbehold

mig som ikke er i stand til at udtrykke mig klart nok og det må vi jo

op ved en anden lejlighed så jeg vil bare sige at det konservative folkeparti

samarbejde jeg mener det gavner og styrker den danske nation at vi

den skepsis vi har er jo en skepsis over for unødvendig centralisering

eus side hvis vi lige så godt kan have reglerne i landene selv vi mener at eu fortsat skal være et samarbejde mellem enkeltstater

så må jeg skuffe fru sofie carsten nielsen og sige at svaret altså er

sammen med liberal alliance har gennemført

er klart at det vi har været med til at gennemføre i sin tid

ulykkeligt hvad man gør nu fordi man

foregiver at der er nogle som kan få en normal tilværelse i danmark selv om de egentlig er asylansøgere som har fået afslag og skal hjem til deres

altså skabt en illusion en forventning hos dem om at de kan

blive i danmark og det kan de jo ikke for der er en dom for at de skal hjem og det synes jeg egentlig er ulykkeligt jeg synes ikke man gør de mennesker en tjeneste man gør dem en bjørnetjeneste

jeg mener det altså i den gammeldags negative betydning af ordet

har jo toldkontrol i dag så det spørgsmål om hvor intens den toldkontrol skal være

gøre det på men det er jo ikke afgørende

men svaret er klart nok grænsebomme er jo ikke afgørende for at vi er et folk selvfølgelig er de ikke

at være et folk har at gøre med at have nogle fælles værdier og en fælles kultur jeg ved godt at det radikale venstre ikke er meget for at at værne om en fælles kultur og fælles værdier

noget vi konservative lægger meget vægt på og det er det der gør at vi er et folk

nu synes jeg også at det konservative folkeparti

arbejdspladser vi mistede i den periode hvor herre lars barfoed sad på ministerposten

men jeg vil spørge herre lars

udflagning af arbejdspladser som skete mens herre lars barfoed var minister det andet spørgsmål er

vidste herre lars barfoed ikke allerede

to tusind og seks at vi havde problemer med innovation i vores private virksomheder jeg spørger fordi jeg har taget udskrift af hvor mange gange vi rykkede den tidligere regering for at gøre noget ved det for der stod allerede i konkurrenceredegørelsen fra to tusind og seks

gå galt og at vi havde for lidt innovationskraft

fire fem år

at regeringens politikere her i salen er meget mere optaget af en eller anden tilbageskuende diskussion i stedet for at fortælle hvad regeringen egentlig har af politik og igen det er fordi regeringen

med arbejdsløshed i danmark og udflagning skyldtes selvfølgelig den finansielle krise der er vel ikke nogen der kan påstå noget som helst andet end at den finansielle krise har været en afgørende faktor når vi ser på den

arbejdsløshed vi har fået men der er da også andre faktorer der spiller ind når det gælder udflagning af arbejdspladser udflagning af arbejdspladser har jo at gøre med

kan gøre det hvis produktionen finder sted i nogle andre lande det er jo fordi der er bedre produktionsvilkår i andre lande

overenskomstparterne som har gennemført lønstigninger som der ikke har været belæg for derfor er lønkonkurrenceevnen blevet svækket så meget som den er

kom en finansiel krise jeg står jo ikke og siger

politiske beslutninger

om den danske regering vidste det var et problem og havde lovet at man ville gøre noget ved det

kørende men er der måske ikke sat vækstteam i gang er

en indsats for øget konkurrenceevne er der ikke en stribe af initiativer er der ikke kommet en energiaftale der

nu har fået en energiaftale den er vi jo enige om og den er ganske fornuftig på lang sigt

en god investering derfor var det jo også sådan en energiaftale vi lagde op til da vi var i regering som så blev fulgt op af den nye regering så det har vi

så ved jeg ikke hvad det er for et løfte om en indsats for øget konkurrenceevne steen gade nævner

det må vi jo se mere konkret udmøntet før vi kan

jeg husker tallene fra finansministeriet størrelsesordenen tredstusind

så der er jo ikke noget behov for at fyre nogen

nedskalere den offentlige sektor i takt med naturlig

men jeg mener da at der er et behov for at vi ser på om vi ikke kan indrette den

spørge er nødvendigt at vi i danmark

der er meget bureaukrati vi kunne komme til livs jeg tror også at vi kunne gøre meget ved at mål og rammestyre meget mere

jeg tror at vi skridt for skridt har lavet alt for meget bureaukrati i den

som vi kan afvikle så vi bruger ressourcerne der hvor de gør en forskel i stedet for på unødvendigt bureaukrati jeg tror der er behov for en omfattende reform af

vi giver til hinanden kunne vi ikke prøve at tænke forfra

vi måske ikke alle sammen at sende en masse penge de højeste skatter i hele verden ind gennem det offentlige system med det varmetab der følger af det og så så sende dem rundt til hinanden bagefter vi kunne måske klare os uden de mange offentlige tilskud og kontantoverførsler mellem hinanden på den måde ville vi få en mere enkel offentlig

på at være sammen med eleverne i folkeskolen og være sammen med børnene i vores dagtilbud

det konservative folkeparti så

til at

ude i vores dagtilbud i den danske folkeskole og på vores uddannelsesinstitutioner

fyrede folkeskolelærere og jeg synes da også

chokket bliver for stort

og plejehjemmene og alle de andre gode ting vi har

fru rosa lund i landets private virksomheder

pengene bliver tjent hvis der ikke bliver tjent penge i landets private virksomheder

er der ikke nogen penge til de plejehjem eller til de skoler eller de hospitaler vi alle sammen gerne

jo bedre kan vi gøre det for de udsatte borgere i det her samfund sådan er den sammenhæng er derfor jeg interesserer mig så meget for private virksomheder men jeg har noteret mig at enhedslisten er fuldstændig ligeglad med private virksomheder

skatter og afgifter hvis vi nu ser helt overordnet på den politik

vk regering og ser på de afgiftsstigninger som nu

tretten så er fem og halvfems procent

at man gerne vil konkurrere med liberal alliance det er jo en hårfin konkurrence

fem og halvfems procent af de skattestigninger det sker

på det og det kan man jo så gøre efterfølgende men jeg kan bare sige at det konservative folkeparti ønsker at skatterne skal

vi ønsker at fedtskatten skal væk igen det var en fejl det har jeg sagt mange gange siger det også gerne her jeg mener også det er en fejl

man for eksempel skal betale sukkerafgift af syltede asier selv om der ikke er

noget som helst sukker i syltede asier den eneste måde man kan få sukker

det er helt galt med den sukkerafgift den kan ødelægge op til fem tusind arbejdspladser

den fremadrettede indsats for at sikre virksomhederne gode produktionsvilkår det er det jeg er optaget af og det synes jeg vi alle sammen burde være optaget af i stedet for mærkelige diskussioner og regnestykker om fem og halvfems procent at et eller andet skyldes nogle andre

have dårligt af

vi skal til at drikke lagen fra asier

holde os til asierne men

at de konservative også gerne vil være med til at afskaffe den fedtafgift de selv indførte

vil finansiere den del men lad mig bare slå fast

at fem og halvfems procent af de skattestigninger der rammer danskerne i

stammer tilbage fra vk regeringen

det ansvar man selv har siddet med det har man meget travlt med

stikke halen mellem benene og hoppe op i hængekøjen men jeg synes også

aftalt skattelettelser

rigtig godt så så mig bekendt har vi medvirket til at gennemføre skattelettelser

skattelettelser som socialistisk folkeparti var tordnende imod i valgkampen og jeg husker

jeg ville have skattelettelser endda i topskatten

jo glad for så så vi har jo sammen lad os da blive enige om det nu aftalt skattelettelser det er rigtig godt dem skal vi have

halen mellem benene eller hvad det var vi konfronterer os

den skal væk og det vil vi finansiere ved at dæmpe væksten i den offentlige sektor den behøver kun at stige med pris og lønstigninger frem til to tusind og tyve så der kan blive plads til en vækst i den private sektor

dag tænkte jeg

her har vi en leder af et parti der har fortrudt sin regeringsdeltagelse med alle de gebrækkeligheder det her land står i på nuværende tidspunkt og med det fingeraftryk der har været sat der det kunne jo godt afstedkomme at vil høre lidt til hvilke fremtidsplaner det konservative folkeparti har for regeringsdannelse derfor vil jeg godt spørge herre lars barfoed hvordan har det konservative folkeparti det

endnu så det følger ligesom af sig selv

det konservative folkeparti er optaget af er at vi igen

vi har så i det konservative folkeparti

en regering vi ønsker

bare referere til at der er flere af de konservative borgmestre der

med en melding om at det ville være utænkeligt at det bør være utænkeligt at se det konservative

som støtteparti til en venstre dansk folkeparti koalition kunne herre barfoed så ikke svare borgmestrene

på hvilke overvejelser partiets ledere gør sig i den anledning

hurtigt at man giver op

har en ægte glæde over

begynder at markere sig som et mere eu skeptisk parti det synes vi er helt naturligt og det synes vi giver nogle gode perspektiver

helt sikker på hvad det konservative parti sådan rent faktisk mener

en folkeafstemning om euroen senest i december to tusind og elleve altså i løbet af det halve år i efteråret to tusind og elleve

og tolv altså nu det opfordrede han den nuværende regering til

har afstedkommet en eller anden ændring tror man nok om det med forbeholdene men alligevel ikke mere end at partiets eu ordfører har understreget at partiet stadig væk går ind for at afskaffe de fire forbehold så

tilhængere af den europæiske union vi stadig væk tilhængere af et stærkt europæisk samarbejde faktisk er det sådan at det konservative folkeparti altid har været et meget nationalt sindet parti vi er meget optaget af at vi er en stærk nation selv om vi er

der er det vores klare opfattelse at vi ville svække danmark betydeligt hvis vi stod uden for

vi styrker danmark ved at være med for den europæiske union er et demokrati imellem europas lande som først og fremmest indflydelsesmæssigt

også fordi vi har et skæbnefællesskab og et værdifællesskab med de andre lande i europa

en gang til forsvarsforbeholdet skal væk

synes vi som tingene er nu at vi må vente og se

afstemning unionsborgerskabet

være at det udvikler sig i en positiv retning

siger nogle

man overhovedet kan etablere det dernedefra

mener de konservative at danmark skal

hvis det kan lade sig gøre rent juridisk det finder regeringen jo

lade det være en del af at man på et senere tidspunkt

en skepsis vi har jo en kritisk indstilling over for for meget detailregulering og centralisering fra kommissionens side vi ønsker at fastholde nærhedsprincippet vi mener at eu skal være et samarbejde mellem selvstændige stater

uden for kunne det jo være et problem for danske pengeinstitutter fordi man ville se på de danske pengeinstitutter som nogle der ikke var underlagt den fælles regulering og dermed kunne

risikere at danske pengeinstitutter kom til at betale en højere rente af den funding de så at sige får fra de internationale kapitalmarkeder og det ville jo betyde at danske borgere og virksomheder

med i en bankunion så som udgangspunkt synes jeg da at vi skal være med men vi skal også aktivt søge at påvirke indholdet i en bankunion på en fornuftig måde og der har jeg et indtryk af at regeringen er meget passiv regeringen sidder bare

er mig bekendt slet ikke aktiv med hensyn til at påvirke

en bankunion sådan at vi kan være tilfredse med det det mener

også vkos konkurrenceevnepolitik

nullerne

politisk svigt at man så massivt forsømte at værne om den danske konkurrenceevne

vi har fået en ny regering og den har fungeret et år men det er jo fordi

skal diskutere vk regeringens politik i stedet for

vi førte faktisk en meget offensiv politik for at sikre danske virksomheders konkurrenceevne jeg har nævnt hvordan vi har nedsat selskabsskatten hvordan vi har nedsat personskatterne hvordan vi har investeret i infrastrukturen i danmark for det er også vigtigt for en god konkurrenceevne og hvordan vi har arbejdet med vores uddannelse for det er også vigtigt for at have en god konkurrenceevne vi har på en lang række parametre gjort det

også haft erhvervsfolk til at sidde og arbejde sammen med os med hensyn til at se hvordan

sikre konkurrenceevnen på forskellige parametre vi har investeret mere i forskning end man nogen

har investeret i det her samfund netop også for at sikre det her lands konkurrenceevne så vi har gjort rigtig meget for at sikre konkurrenceevnen

er hvad den her regering vil gøre for at sikre konkurrenceevnen i danmark men det

men vismand efter vismand og nationalbankdirektør efter nationalbankdirektør var jeg

talte jo om at skrive de økonomiske lærebøger om så konkurrenceevnen har jo været et

er at det vil man ikke erkende men man bliver da nødt til

at man svigtede dengang så det vil sige

på ordføreren nu

vi tjener penge og at der er arbejdspladser til danskerne i det her samfund

har en god konkurrenceevne så man kan da ikke påstå at det ikke er noget jeg er optaget af det er jeg meget optaget af det var jeg optaget af

nogle lønstigninger på det private arbejdsmarked der nu har vist sig at være for

fordi virksomhederne har en meget svækket lønkonkurrenceevne men vi må jo gøre hvad vi

for at fortsætte det gode arbejde der var i den tidligere regering med løbende at at sikre konkurrenceevnen på de områder hvor vi politisk kan gøre noget

det er derfor jeg opfordrer til at også den her regering gør noget og fremlægger en politik der har med det at gøre det ser vi desværre ikke noget til det beklager jeg men jeg prøver

ikke ønsker en jeg

når man i disse uger og måneder

jeg har sagt at vi er stærke tilhængere af

europæiske union jeg jeg har redegjort meget omhyggeligt for

og jeg har sagt at vi så hviler på den balance at vi også er skeptiske over for unødvendig centralisering vi vil værne om nærhedsprincippet der er en lang række ting vi har været imod som kommissionen har villet gennemføre

kommissionens nye forslag om at man vil lave kvoter for

folkeparti er imod så vi er skeptiske over for unødvendig regulering

vi imod en føderation og jeg mener ikke at en føderation er en forudsætning for et eurosamarbejde

at vi er en del af eurosamarbejdet på den måde at vi jo har lænket den danske krone fuldstændig op på eurokursen

tænkt sig at fravige det og begynde at føre den gammeldags devalueringspolitik fra anker jørgensens tid det tror jeg

derfor europolitik i danmark det er bare udtrykt ved at de fysiske penge vi har her i landet er kroner og

inden for eurozonen med alle landes finanspolitik

to tusind og

og så ikke udvikle en politisk

meget strikse med at sikre de rammer der er for budgetunderskud og for gældsætning i de europæiske lande der er omfattet af eurosamarbejdet så skal det være sådan det har danmark da kun en interesse i vi har jo interesse i at der er en stabil stabil økonomisk udvikling i hele eurozonen det har vi oplagt national interesse i

fra at liberal alliance vil følge de rammer men jeg mener ikke vi skal have finanspolitik i europa på den måde at vi så skal have en kontrol med hvordan vi opnår de budgetresultater altså at det

jeg ikke går ind for jeg går ind for lavere skatter eller er det ved besparelser hvordan man opnår

næste ordfører i talerrækken er fru sara olsvig fra ia

i små afsides liggende bygder syv ud af ti danskere ved ikke hvem grønlands politiske leder er

procent af den danske befolkning tror at hver tredje fanger i grønland stadig benytter kajakken som sit primære fartøj i forbindelse med fangst til havs

tal fra en undersøgelse som analyseinstituttet yougov har lavet for nylig tallene viser med tydelighed at der er en grum skævhed i hvad danskerne ved om grønlændere og vores land en skævhed som bestemt ikke er med til at gøre livet lettere for de mange grønlændere som bor i danmark eller for de hundrede af studerende som hvert år kommer hertil for at læse desværre oplever vi gang på gang at der hersker denne store uvidenhed og det

for at få et godt og naturligt forhold til hinanden på tværs af atlanten i grønland har vi en mere naturlig tilgang til danmark gennem vores medier gennem familierelationer og på anden vis derfor er denne skævhed i viden om hinanden noget som vi mærker meget tydeligt jeg vil derfor hermed opfordre den danske regering til at se på hvordan man i danmark bedre kan sikre at danske børn og unge får et mere retvisende videngrundlag om grønland og grønlændere dette kunne for eksempel være ved at se på det pensum der i dag bruges i den danske folkeskole eller på de danske gymnasier rigsfællesskabet og forholdene i de to andre rigsdele bør fylde mere end en enkelt emneuge hist og pist og det bør ikke være sådan at når skoletjenesten fra de grønlandske huse tager ud på de danske skoler skal ressourcerne bruges på at aflære eleverne

fordomme om grønland og grønlændere undersøgelsen viser også at tre og fyrre procent af danskerne tror at mere end halvdelen af de grønlændere som bor i danmark er på overførselsindkomst det er langtfra tilfældet som andre undersøgelser før har vist

er en rigtig stor del af de grønlændere som bor i danmark velfungerende borgere med uddannelse og job der er

en del af samme befolkningsgruppe for hvem integrationen halter vi har talt om problemet før og jeg har i det første år som folketingsmedlem holdt møder med socialministeren om den problematik at integrationsindsatsen er så godt som ikkeeksisterende for de grønlændere i danmark som har brug for det

har været vores klare ønske at den nationale strategi som socialministeren sidste år lovede ville blive fremlagt indeholder en plan for hvordan man vil imødekomme denne udfordring her er det efter min mening helt centralt at integration ses som en naturlig ting som også forebygger

jeg venter spændt på at høre mere fra den danske regering om den kommende strategi igen i år står også de grønlandske huse uden at vide om de kan videreføre deres sociale projekter efter den første januar det undrer mig meget at der endnu ikke er fundet en løsning på det da der jo netop har været fokus på at styrke indsatsen over for socialt udsatte grønlændere jeg vil kraftigt opfordre satspuljepartierne til at se på den situation de grønlandske huse står i netop nu det bedste ville selvfølgelig være at disse og andre projekter for socialt udsatte grønlændere i danmark sikres varige midler så en langsigtet indsats kan

der er ingen tvivl om at arktis fylder meget

også i den danske presse overskrifter som nu kommer grønlands milliarder bliver danmark snydt skal danmark og grønland skilles kinesisk invasion truer grønland og ingen miner uden billige kinesere har fyldt de danske aviser og givet genlyd i både udenlandsk og grønlandsk presse men kan man nu tro

er som oftest nej rigtig mange af skriverierne i pressen har især det seneste halve års tid været stærkt overdrevne realiteterne er at vi i grønland netop nu står med store udfordringer som især drejer sig om at gøre hele systemet klar til den

fremtidige industri der går ikke tusinder af kinesere rundt i vores gader og vi arbejder hårdt på den lovgivning som skal beskytte både vores arbejdere og de udefrakommende arbejdere hvis eller når storskalaprojekterne realiseres vigtigst af alt er vi i grønland meget bevidste om at skabe

de mest hensigtsmæssige og trygge rammer for samfundet og for miljøet i forbindelse med udviklingen af disse industrier det er vores ansvar og vi tager det ansvar på os vi skal lære af de fejl andre og vi selv har begået gennem årene ikke mindst af vores historie som

samfund rigtig mange af de udfordringer vi står over for nu har vi på mange måder oplevet før de beslutninger vi tager nu vil tegne grønland i mange årtier og få

ikke opprioriteres i disse år statsministeren nævnte i sin i øvrigt rigtig fine tale i tirsdags

i august havde resulteret i aftaler om at forske yderligere i fiskebestande og klimaforandringer jeg har lyst til at spørge er det ikke netop disse områder som industrien og andre i forvejen nærmest kaster penge efter hvad med forskningen

som samfund kan forvente af den rivende udvikling i arktis hvad med forskning i hvad vi kom fra og hvor vi er nu samfundet og de mennesker som bor i arktis er det centrale i hele denne udvikling

desværre sådan at kommissionen for videnskabelige undersøgelser i grønland som var det eneste samarbejdsorgan som bandt grønlandsk og dansk forskning sammen nu nedlægges pengene kanaliseres over i eksisterende grønlandske institutioner dog nu med en mindre samlet bevilling og der er ikke nogen ny ordning til at koordinere den mangeårige fælles grønlandsk danske forskningsindsats også på det samfundsvidenskabelige område det fællesarktiske universitetssamarbejdsorgan university of the arctic som gennem tre år har været på den danske finanslov er nu også taget af jeg har holdt et møde med den danske forskningsminister om dette og kraftigt opfordret til at pengene til

arctic er netop et af de tiltag som arbejder med forankring af viden i de arktiske samfund med smidiggørelse af forskning på tværs af arktis og med udveksling af studerende på øst vest aksen et samarbejde som danmark og danske universiteter har kunnet nyde godt af og som danmark og grønland gerne skulle kunne nyde godt af også fremover netop et styrket samarbejde mellem vores rigsdele var et af hovedbudskaberne fra statsministeren formanden for naalakkersuisut og lagmanden efter rigsmødet i august

to områder som jeg har arbejdet med her i folketinget rednings og eftersøgningsberedskabet

man har deltes om nogle af opgaverne for eksempel har grønlands nationale flyselskab lagt helikoptere til i en årrække gennem mange måneder har vi ventet på et klart svar fra den danske regering om hvad man vil gøre med sar sar beredskabet fra årsskiftet hvor den nuværende servicekontrakt udløber jeg selv har stillet spørgsmål til en række ministre om dette allerede i juli måned men der er stadig ikke kommet svar jeg stillede også et spørgsmål i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovudkastet

denne uge men var desværre et midlertidigt svar uden indhold sar situationen er et klart eksempel på at der ikke altid er taget højde for de udfordringer der er i rigsfællesskabet udviklingen går hurtigt og vi kan simpelt hen ikke leve med den usikkerhed der skabes når tingene forhales gang på gang retsvæsenet er et andet område det var med stor glæde at vi kunne læse i regeringsgrundlaget sidste år at den danske regering ikke har glemt den retskredsreform

og som vi fra inuit ataqatigiit har kæmpet for rigtig længe jeg har stillet spørgsmål til justitsministeren om hvor meget der bliver tale om efter at den tidligere regering fjernede de lovede tolv million

svaret kom i dag og jeg er glad for at der endelig er afsat et konkret beløb til den tiltrængte retskredsreform

retsvæsenet i grønland er generelt et område med rigtig store udfordringer men en ting er sikkert vi mener som alle andre demokratiske lande at det er en forudsætning og et krav at der er en høj grad af retssikkerhed

vi ønsker at arbejde konstruktivt med at finde de bedste løsninger til det samfund vi har det samme gælder kriminalforsorgen og anstalterne i grønland som på trods af nogle forbedringer gennem det seneste år stadig

til fysiske rammer faglig kapacitet og antal pladser jeg vil kvittere for at man vælger at genåbne en midlertidig anstalt til at tage brodden af den lange venteliste til afsoning

det er en nødløsning og som vi har set de to gange

man før har valgt denne løsning så afhjælper det ikke problemet på lang sigt der er ganske enkelt ikke pladser nok i de eksisterende anstalter

renoveres og fornys på stort set alle måder så forholdene for både indsatte og ansatte på grønlandske anstalter i højere grad kommer til at svare til forholdene på danske anstalter der er altså rigtig store udfordringer i rigsfællesskabet både internt grønland og danmark imellem

forholdet mellem os og resten af verden der er meget

og det kræver en høj grad af samarbejde mellem grønland og danmark rigsfællesskabet er mest værd når det er et godt fællesskab når der er tryghed og tillid imellem os og når vi kan tale sammen fordomsfrit

her for ikke så længe siden

er et folk der elsker deres land og deres folk og som har nogle store udfordringer men

udfordringer det var en stor oplevelse

at de grønlandske organisationer på arbejdsmarkedet bliver sat ud af spillet i lovforslaget står der nemlig at

udenlandske virksomheder der bliver godkendt til

etablere storskalaprojekter kan nedbringe deres egne arbejdere og på deres eget lands overenskomster dermed er de grønlandske fagforeninger jo sat ud af spillet det vil

en helt klar udmelding fra april måned hvor vi siger at vi selvfølgelig ikke ønsker nogen form for social dumping i vores land

det skal stå helt klart at arbejdsmarkedets parter skal involveres i forbindelse med en fastsættelse af løn og ansættelsesforholdene for de udefrakommende arbejdere

sagt at vi gerne vil gå ind og lovgive om hvad mindstekravet skal være også i forhold til

forskellige internationale konventioner det er sådan står nu og det er vores holdning

et lovudkast og senere et lovforslag som ikke er helt i tråd med det vi har sagt det arbejder vi hårdt på at ændre det skal der ikke være nogen tvivl om men det bliver også en meget meget stor udfordring for det grønlandske samfund at

at det også giver mening for de selskaber som er interesseret i at komme og investere i grønland der er jo ingen tvivl om at det når det handler om mange tusinde arbejdere som det her lovforslag jo kommer til at handle om

som kommer til at være meget påvirket af hvordan løn og ansættelsesforholdene bliver men igen inuit ataqatigiit har

ja så vil det kræve en lempelse af den danske udlændingelovgivning og der håber jeg at ordføreren har forståelse for

stille nogle krav der skal gælde de danske arbejdere

at vi selvfølgelig ikke vil kunne stemme for en lempelse af udlændingelovgivningen der medfører social dumping

problemer nok med den borgerlige fløj der vil indføre det princip at

danske fagforeninger ude

at udvikle industrier nye områder

er i færd med at overtage forskellige sagsområder nu er det jo sådan at lige præcis opholds og arbejdstilladelser er

som vi kan hjemtage og det vil jeg også tro at vi gør på et tidspunkt

arbejdere ind hvis projekterne realiseres

ansøgning om udnyttelsestilladelse til en jernmine som

en finansiering til projektet og så er det vi står over for den den her problematik det er derfor vi lige præcis nu i

med efterårssamlingen i grønland arbejder med

så vi kan få rammelovgivningen på plads

til nemlig storskalaprojekterne

i danmark og dermed i sidste ende kræver en særskilt

er ordføreren vidende om en dialog mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre i forhold til at

det

som vi kommer til at rende ind i en hel del gange i fremtiden

vi har stadig væk to og tredive sagsområder som vi ikke har hjemtaget den proces vi har gang i og det er vigtigt for mig at understrege

en proces som vi bør være sammen om at arbejde

der er selvfølgelig uenigheder om hvordan man gør det ene og det andet jeg kan kun holde mig til hvad vores parti har sagt og det er at lige præcis til løn og ansættelsesvilkår

lovgive om mindstekravene

de her forhold og også overholde internationale konventioner det er det vi har sagt

det er det vi holder os til med hensyn til

gerne påpege at det også her kræver

en fælles indsats både fra det danske folketing og fra inatsisartut og også fra

begge regeringer og det er her jeg faktisk eftersøger en større kontaktflade så man er bedre forberedt når sagerne opstår men lige præcis på det her område

opholds og arbejdstilladelse er det mit indtryk at der er en dialog i gang

et senere tidspunkt men noget af det der jo også knytter sig til de her storskalaprojekter

at danmark jo på en eller anden måde skal stå til ansvar for det

hvilke konflikter

forudser det kan give mellem grønland og danmark inden for rigsfællesskabets rammer

betyder en grænseværdi og det er den grænseværdi

med hensyn til de her forskellige kontaktflader hvor der

man nu vil øge og styrke samarbejdet

som jeg forstår det har man erkendt og sagt at det er rigtigt at de her råstoffer sjældne jordarter og andre emner som som øget sejlads i det arktiske skaber nogle nye udfordringer på det udenrigs og sikkerhedspolitiske og det er netop det jeg også har arbejdet på at få sat på dagsordenen blandt andet med en konference her på

er at man bevarer det samarbejde man i forvejen har og styrker det og udvider det

kinesiske eventyr som andre også har berørt det er jo sådan at vi i danmark har

arbejdsløse jeg tænker på om ordføreren vil gå i dialog med det grønlandske hjemmestyre om eventuelt at få nogle af disse arbejdsløse danskere til grønland i stedet for at importere

er der ikke minedrift i danmark eller aluminiumssmelteværker

har kvalifikationerne til det arbejde der skal udføres vi har selv problemet i grønland den største del af de arbejdsløse vi har i grønland er ufaglærte og der er ingen tvivl om at til de her forskellige former for industrielt arbejde

så vil jeg også sige med hensyn til kinesisk samarbejde og kinesiske arbejdere at

på nuværende tidspunkt det kan man nogle gange få indtryk af at de gør når man læser den danske presse og som sagt tidligere er det

rammelovgivning vi er i gang med at få på plads i forhold til hvordan tingene skal være hvis de her projekter realiseres på på nuværende tidspunkt ligger der kun en en ansøgning om udnyttelsestilladelse

kvalificerede til at tage det arbejde der eventuelt ville være til rådighed i grønland og mener ordføreren ikke at man

har af erfaring så det kan jeg ikke udtale mig om jeg siger bare at når man har en plan om at åbne en mine eller et aluminiumssmelteværk

er det jo meget vigtigt at de mennesker der kommer for at anlægge det

forholdene for de udsatte grønlandske familier og udsatte grønlandske børn

sammen om de her problemer

også at ordføreren havde snakket med socialministeren om

at det burde være kommet for længe siden

tilkendegivelse fra socialministeren

vi har haft den her problematik i rigtig mange år altså de grønlandske huse og deres sociale projekter som står år efter år og ikke ved om deres projekter er finansieret året efter de har fået at vide at de skal

og derfor står de stadig væk usikkert for mig er det meget meget vigtigt at man ser på det her emne som et specialiseret emne

fordi grønlændere har dansk statsborgerskab og der kommer derfor ikke automatisk

en integrationsindsats over for grønlændere i danmark derfor er det en speciel situation hvor der også er nødt til at komme en speciel indsats ind

startede jo også med at sige at vi har en eller anden opfattelse af hvordan grønlænderne er i danmark derfor mener jeg at det er enormt vigtigt at man får taget fat så man får løst nogle af de sociale problemer som er omkring de grønlandske familier og de grønlandske børn

midler der skal gå til de grønlandske huse så det jeg

har ordføreren presset på hos socialministeren

det er jo en lidt uholdbar situation at det her fortsætter og at det bare bliver snak

udarbejde i forhold til socialt udsatte grønlændere i danmark og igen jeg mener at når man fremlægger den her strategi

skal man tænke bredere end bare på som er socialt udsatte i

for vi ved at integrationsindsats også er forebyggende

oplever at komme til en helt anden kultur end den vi kommer fra derhjemme derfor ville det også være på sin plads at man har muligheden for at modtage en form for integrationsindsats som grønlænder i danmark

jeg bed mærke i var at der var flere politikere i grønland som

end de grønlandske arbejdere derfor vil jeg gerne spørge ordføreren om ordføreren på nogen måde kan acceptere at kinesiske arbejdere skal gå til en lavere løn

kinesiske arbejdere skulle gå til

in mente at når kineseren kommer til grønland og arbejder skal kineseren kun betale landsskat og ikke kommuneskat derfor er der nogle ting der skal reguleres

jeg kan godt gå ind i flere nuancer men jeg tror at

øget fremtidigt samarbejde både med danmark og med eu socialministeren har styrket samarbejdet med den grønlandske regering omkring den sociale sikring af borgere der rejser mellem vores lande justitsministeren har skaffet bedre lønninger til vores kommunefogeder

midlertidig anstalt til at afhjælpe ventelister til afsoning i grønland udenrigsministeren har udnævnt en særlig ambassadør for

arktiske forhold kirkeministeren har sikret at der kommer en grønlandsksproget præst

grønlændere der bor her i landet forsvarsministeren har besøgt de grønlandske forsvarsområder og lovet yderligere ressourcer til beredskab omkring vort land

ønske om amerikansk hjælp ved søopmåling og beredskabsarbejde direkte til præsident obama

fælles holdninger hvor det er muligt

frihed til egne positioner hvis det er nødvendigt vi i siumut er også glade for det samarbejde der foregår

mellem det færøske socialdemokrati socialdemokratiets færø og

et samarbejde vi gerne ser forstærket gennem de

næste år fordi det peger fremad i en tid hvor udviklingen i de nordlige

går rigtig hurtigt men der

endnu mere samarbejde mellem alle de gode kræfter der vil grønland

vi i siumut ser gerne et forstærket samarbejde inden for riget omkring den nordatlantiske udvikling generelt for den udvikling der sker i disse år i det arktiske område er voldsom

disse ressourcer er selve midlet til at fjerne det bloktilskud som vi alle ser

fællesskab med danmark hvis man ikke forstår bloktilskuddets daglige pres på det grønlandske folks værdighed forstår man heller ikke hvorfor vi så gerne vil have disse ressourcer gravet frem og omskabt til penge

men men den er ikke endemålet

frigørelse af vores land politisk såvel som økonomisk derfor har vi brug for en selvstændig økonomi vi har brug for at få

bestemt ikke en ufarlig is

de aktører på råstofmarkedet vi står over for er

modstandere derfor har vi brug for to ting hvis grønland skal komme bare nogenlunde helskindet fra det olie

venter forude vi har brug for et nationalt sammenhold derhjemme i grønland over for de store multinationale olie og mineralselskaber

ressourcer bliver fulgt uanset hvad vi ellers er uenige om derhjemme bør vi tage ved lære af den erfaring vi fik gennem forhandlingerne om selvstyreloven nemlig at det kun var fordi den grønlandske side stod urokkeligt sammen at vi fik det fremragende resultat i hus vi har brug for at stå sammen igen og i fællesskab analysere om vi har stillet de rigtige krav til de internationale selskaber vi må sikre nu at vi fremover gør brug af den nye situation

samtidig har vi brug for at stå sammen med danmark så grønlands nye internationale rolle på dette område bliver afgjort i et samarbejde og ikke via trusler om indgreb og forbud hvis vi sammen gør dette rigtigt

kunne vendes til en klar win win situation for os alle sammen og endeligt sikre den afskaffelse af bloktilskuddet som vi vist alle vil se som en befrielse jeg håber dette vil være målet for både regeringen her

efter det valg der kommer

store gæstfrihed under grønlandsudvalgets besøg så det er jo en gentagelse af

jeg vil også gerne gentage det spørgsmål som jeg stillede til fru sara olsvig hvordan vurderer ordføreren det lovforslag der er lagt frem om storskalaprojekter det store problem

er at de grønlandske fagforeninger og arbejdsmarkedets parter fuldstændig bliver afskåret fra indflydelse

og at den fri forhandlingsret dermed

projekter nogen sinde vil blive realiseret med hensyn til

siumut at

ikke kan nå at at behandle lovforslaget færdigt

det fremlagte lovforslag er ambitiøst nok er det så fordi det ikke er ambitiøst nok når det drejer sig om

arbejderrettigheder og fagforeningernes mulighed for fri forhandling og eventuelt også en

sikre at der ikke sker social dumping er det det ordføreren mener med at lovforslaget ikke er ambitiøst

vil gerne have at vi får disse arbejdspladser

byder disse virksomheder velkommen

vi skal ikke være bange for at stille krav

og den bekymring der er

ikke bare fra dansk side men også international side er jo at man via en særlov

kan arbejdes på kinesiske arbejdsvilkår

til den danske regering og som man håber

er at man vil acceptere en skalalovgivning

den politiske intention der ligger bag

kan lave økonomisk udvikling i grønland uden at man får kinesiske arbejdsforhold

måske lidt fra socialdemokraternes samarbejdsparti på grønland at

lavet zoner på grønland hvor der kan ske løndumping og hvor der kan

ordføreren roser regeringen for de tiltag man har iværksat over for grønland men på mig virker det lidt som et dødskys fra

det virker som om man fra grønlands side så vil takke ved at importere i tusindvis af arbejdere fra kina

olsvig fik ikke rigtig svaret ordentligt på om der egentlig er kvalificeret arbejdskraft i danmark som man fra grønlandsk side kunne rekruttere når man forhåbentlig engang skal til at udnytte

er vil ordføreren arbejde for at grønlands hjemmestyre begynder at rekruttere blandt

arbejdsløse arbejdere i danmark så de også kan hjælpe

lidt over tre procent i to tusind og ni da vi gav

først og fremmest bruge den grønlandske arbejdskraft men ved siden af har vi

udenlandsk arbejdskraft det kan være enten danskere eller polakker som danskerne bruger meget

ikke være nærliggende at hente dem i danmark vi har trods alt et rigsfællesskab

bearbejde hjemmestyret så vi kan få danskere til at

i april som

politiske grundlag ia har for at arbejde videre med lovforslaget hvad er siumuts politiske grundlag for at arbejde

også på grund af vores store arbejdsløshed

derfor skal vi bruge vores egne ressourcer med hensyn til

siumut vil gerne have at at vi får disse arbejdspladser

udnyttelsen af minerne

politisk beslutning om hvad

man godt udnytte ressourcerne i grønland men hvis man taler om aluminium

de fleste borgere i grønland et ønske om at der etableres

vil jeg vente på at

kommer op til efterårssamlingen og derefter

rigsfællesskabet er vores fællesnævner og generelt er stemningen positiv

det er en udfordring at systemet

eller hjemtagelse

det er også en udfordring

hvis der etableres en ny konstruktion

og det er en udfordring at makrelsagen stadig spøger i kulissen

den er en årlig tilbagevendende begivenhed

fremstiller danmark og færøerne som allierede men som modsætninger

først et par korte kommentarer til den aktuelle diskussion om rigsfællesskabet

tilfredshed noteret os at der

på rigsmødet i grønland forleden var enighed om

er den gode ramme om samarbejdet

statsministeren nævnte i sin tale at man fremover vil intensivere samarbejdet om udenrigs og sikkerhedspolitik

der er tale om at nedsætte en arbejdsgruppe men jeg vil gerne høre hvilke ideer statsministeren

samarbejdet om udenrigs og sikkerhedspolitikken

lad os se på skævvridningen af systemet

hjemtagelse af sagsområder systemet der legitimerer forholdet mellem

hjemmestyreloven fra nitten otte og fyrre som

den blev moderniseret og udbygget for syv

et solidt flertal i lagtinget

der er to slags sagsområder den ene type er de områder som færøerne har hjemtaget og som derfor finansieres hundrede procent af færøerne den anden type er de fælles sagsområder som danmark og færøerne finansierer sammen der er en automatik i systemet

og færøerne frit

sagsområder og finansieringen af

tilfælde reduceres bloktilskuddet tilsvarende

systemet er rimeligt ansvar og finansiering hænger sammen der betales ved kasse et

fastfrysningen af bloktilskuddet er fra to tusind og tre og det er ikke foreneligt med systemet

danmarks medfinansiering af de

ganske vist skete fastfrysningen af tilskuddet efter ønske fra landsstyret et løsrivelseslandsstyre på vej ud ad døren

hvor ansvar og finansiering hænger sammen

de fælles sagsområder der finansieres i fællesskab er i hovedtræk folkepensionen hele sundhedsområdet og særforsorgen

er underfinansierede fra regeringens side

i regnestykket mangler der

cirka en hundrede og syv og tredive million kroner i to tusind og ti

åben for en ajourføring regeringen har et ansvar som den bør leve op til der må være tillid til vores system med hjemtagelser

forslag om et fælles finanstilsyn

som jeg har forstået konstruktionen skal det nye tilsyn

udstede advarsler og fortælle hvilke tiltag der bør gennemføres når der opstår finansielle kriser

på den anden side får tilsynet ikke magtmidler til at gribe ind

de færøske banker er en integreret del af den danske finanssektor og det danske tilsyn overvåger færøske banker men færøerne er som bekendt ikke med i eu

derfor er det vigtigt at vide hvordan

fremover vil operere i forhold til bankerne

planen om et fælles tilsyn

tilsynet med de færøske banker jeg mener at færøske banker selvfølgelig skal leve op til højeste standard sammen med danmark vurderingerne fra et fælles tilsyn vil vil kunne skabe troværdighed omkring vore finansielle institutioner

konkret forslag til hvordan vi bedst sikrer et fortsat solidt tilsyn med færøernes banker og sparekasser

må være på plads inden danmark træffer beslutningen der tales om en kort tidshorisont derfor må regeringen og landsstyret tale sammen snarest muligt

at grønland har samme behov for en løsning som færøerne

til den meget omtalte makrelsag

vi har over sommeren set eu skaffe sig selv hjemmel til at straffe lande som færøerne

sanktionshjemlen gør det næppe nemmere at gennemføre reelle forhandlinger om makrelkvoter og fiskekvoter generelt i nordatlanten der ligger jo på forhånd en trussel om sanktioner på bordet metoder hvor små lande udsættes for pression

appellere til at vi i rigsfællesskabets ånd finder de rigtige og mindelige løsninger på vores fælles

færøudvalget mødte da vi var på færøerne for en måneds tid siden det var en spændende tur hvor vi fik indtryk af et velfungerende samfund der selvfølgelig har store udfordringer men som også

i stand til at tackle dem

at der skal ske en ajourføring af bloktilskuddet hvad ligger der i det skal vi nu ligesom sidste år

i hvert fald at der kommer et krav om en meget drastisk forhøjelse ja ligefrem efterbetaling af bloktilskud tilbage fra 2003

så vil jeg høre om ordføreren vil bekræfte at det er

sådan set har bidraget til at gennemføre det man kalder flad skat

var pristalsreguleret hele tiden der er ikke tale

i den forstand

fuldstændig overtaget det er efter bogen og man betaler ved kasse et så har vi nogle sager som ikke er

altså som staten og landsstyret har i fællesskab det der er sket ved den her fastfrysning

vi har et svar fra fra finansministeren

to tusind og ti priser som

vi skal måske heller ikke forhandle det her i salen det var bare fordi ordføreren selv kom ind på at der skulle ske en ajourføring og så ville jeg prøve at trænge lidt ned i det

men ordføreren svarede ikke på mit andet spørgsmål

det korrekt opfattet at den regulering

man blev enige om sidste år også med folketingets opbakning jo faktisk

af en skattereform

var jo en pristalsregulering af den nuværende nuværende

staten medfinansierer

i makrelsagen eller om ordføreren har forventninger om at regeringen nu hvor man ikke har eu formandskabet så lidt mere frit og aktivt

var hele tiden at vi skulle undgå at få

en konflikt af den slags vi har i dag hvor vi

straf af en slags fra eu og det skulle vi så gøre

højeste plan i eu og skabe

vi ved alle sammen at tingene har ændret sig

som man nu siger er cirka fem million

nødvendige signal fra landsstyret det er min

danmark havde muligheden for danmark havde formandskabet i eu

elleve og det passer jo ikke

i landsstyrets beslutning

grunden til at

bevare ordningen som

have en finanslov

finanslov og hvis man i tilfældet

imod at få reguleret bloktilskuddet

skal man hele tiden tænke over hvad det nu er for nogle partier der sidder og og laver aftaler

de holder i hvert fald hvis sambandspartiet ikke har sagt ja hele vejen igennem er det sådan

med rigsfællesskabet nu har vi et andet landsstyre som har i sin

i politik kan det ofte være fristende at krybe ind i den mørke men komfortable blindgyde hvor man taler om rammer i stedet for indhold det er så nemt at henfalde til enkle proklamationer om en ny struktur i stedet for at tage de besværlige diskussioner om en højere standard meget af den debat der hen over sommeren har været om rigsfællesskabets fremtid

luftigt om mulige betegnelser på alternative statsretlige konstruktioner men ikke så meget om substans diskussionen er dog nødvendig og jeg kommer derfor tilbage til den senere men det er fællesskabets indhold der er det vigtigste og det er det vi har beskæftiget os med nede på mit kontor siden folketingets lukning og hen over sommeren af sommerens sager kan jeg nævne den om de mange færinger der fra nitten otte og

ti arbejdede i danmark og uretmæssigt betalte dansk arbejdsmarkedsbidrag og hvor mulighederne for erstatning nu undersøges

sagen om at få flere af danmarks dobbeltbeskatningsaftaler til også

rederier nemmere kan få opgaver i andre lande der er indgået aftale om at det danske filminstituts virksomhed også skal omfatte færøerne når det gælder andet end direkte økonomisk støtte der er nedsat en dansk færøsk arbejdsgruppe der belyser mulighederne for at færøerne overtager forvaltningen af det færøske luftrum der nu varetages af island

der er indgået aftale om at danske universiteter nu anerkender færøsk som kulturbærende fag således at færøske ansøgere ikke længere skal

kvittere for den positive dialog og det gode samarbejde som jeg gennem sommeren har haft med både regering folketing færøske myndigheder og andre om disse og mange andre sager som formand for færøudvalget vil jeg også takke medlemmerne for den velbemandede og

til færøerne i august måned der var nogle der savnede lidt kædedans og lidt færøsk snaps men det er noteret til næste gang

jeg ikke er helt så tilfreds med udgangen af kongeriget danmark er medlem af den internationale hvalfangstorganisation

på grund af færøerne og grønland derfor var det i orden at regeringen ved

mødet i juni i en principielt vigtig sag stemte direkte imod færøerne

og grønlands anbefaling

eu endelig vedtog det instrument der gør det muligt at sanktionere island og færøerne

mener vi fanger for meget makrel i vores egne farvande at sanktionere et land for noget som dette land gør inden for sine egne grænser vil være et handelspolitisk tiltag af uhørt karakter og at færøerne og island fra nu af skal forhandle med eu med truslen om sanktioner hængende over hovedet vil skabe et giftigt forhandlingsklima

en ulighed mellem ulighed mellem parterne der kan skubbe en fornuftig løsning langt ud i fremtiden det som eu gør

at misbruge den magt der ligger i dets størrelse

som objektivt set tilkommer eu hverken island eller færøerne kan true med det samme vi har jo ikke den størrelse der kan give truslerne kraft

mulige sanktioner bliver et hårdt stød for den færøske industri men dog ikke

det vil være muligt at handle helt uden om eu men for rigsfællesskabet bliver det unægtelig en mærkelig situation hvis hvis færøske skibe bliver nægtet adgang til danske havne det som eu planlægger at gøre er et på internationale forpligtelser om frihandel som eu selv har bundet sig til i

regi derfor er jeg glad for den klare tilkendegivelse fra regeringen med bred opbakning i folketinget om at man vil lægge en eventuel sanktion

hvis det er færøernes ønske jeg vil også takke for det samarbejde

i fiskebestande og i hvordan klimaforandringer påvirker havmiljøet som statsministeren omtalte i sin tale

sommeren denne debat bliver som statsministeren sagde mere aktuel jo mere interessen for arktis stiger og jo nærmere vi kommer eventuelt store fund af råstoffer i nordatlanten resultatet af den dyreste olieboring nogensinde ved færøerne foreligger om få dage det er meget usikkert hvordan et eventuelt stort fund vil påvirke færøerne selv er jeg ganske bekymret

vi er kede af det hvis færøerne forlader fællesskabet

en nyordning af fællesskabet må ligge inden for grundlovens rammer begge udsagn viser at man er endt i den omtalte blindgyde hvor der fokuseres på rammen i stedet for på indholdet jeg synes også at udsagnene viser en mangel på forståelse af hvori fællesskabet består

hvordan det fungerer

ikke kan forlade fællesskabet de uendeligt mange personlige bånd der binder landene sammen kan ikke skæres over man kan ikke træde ud af seks hundrede års historie man kan ikke fjerne de kulturelle og økonomiske forbindelser man kan ikke opsige substansen i fællesskabet

er at justere den juridiske og politiske ramme om fællesskabet

til fejl nummer to for når det fra dansk side kræves at denne ramme skal respektere grundloven viser det også en manglende forståelse af fællesskabets indhold

er ikke skrevet på færøerne den er aldrig vedtaget på færøerne og den handler slet ikke om færøerne vi har vores egen

en lov der regulerer det politiske system på færøerne det står der jo ikke noget om i grundloven og rigsfællesskabet jamen det bliver ikke engang nævnt i grundloven de forhold som grundloven regulerer på færøerne fungerer fint og loven sikrer det færøske folk nogle vigtige rettigheder men den politiske konstruktion

kaldes rigsfællesskabet bygger altså ikke

står uden for eu og selv forhandler med andre lande ja at vi endda nu står midt i en

er direkte modparter skal man være mere end almindelig kreativ for at kunne få til at stemme overens med grundlovens paragraffer visse steder forsøger man alligevel ved mere eller mindre kryptiske fortolkninger af virkeligheden at få rigsfællesskabet

at passe ind under grundloven men det svarer til at klemme en

rigsfællesskabet er som statsministeren også sagde en unik politisk konstruktion og den fungerer bedre end lignende konstruktioner gør de fleste steder i verden hvis man vil gøre rigsfællesskabet til et juridisk bur

rigsfællesskabet består i dag hvis fællesskabet skal have en ny juridisk ramme og det kan af forskellige årsager være en god idé må den konstrueres således at den genspejler det færøske folks historiske og nationale selvforståelse og den politiske virkelighed en nyordning kan ikke tage udgangspunkt i danmarks grundlov for den genspejler ingen af delene vel dette er en lang proces og dens vigtigste forudsætning

som har større betydning for mange mennesker end debatten om den statsretlige ramme

det forgangne år været en glæde for mig at finde gode løsninger på de sager og det ser jeg frem til også at kunne gøre i det kommende år som hidtil i godt samarbejde med regeringen med folketinget med de andre nordatlantere og med myndigheder organisationer og private virksomheder

vi fik hjemmestyreloven da vi overtog undergrunden da vi overtog folkekirken

det var umuligt fordi det var et brud på grundloven indtil man har set set at det politiske behov var så stort at man har gjort

gået så langt ud over grundlovens rammer at den fortolkning af virkeligheden som skal få klemt den her fod

størrelse fem og fyrre ned i en sko

otte og fyrre ville være et stort fremskridt

der er en overtagelseslov som giver os hjemmel til at overtage alt som ikke direkte vedrører

udenrigspolitik og så videre og hvis man så vil

er der jo utallige statsministre som har sagt at så kan man også overtage selve suveræniteten og så bliver der

det kan man godt som det er nu men jeg synes godt at vi kan få en aftale inden for fællesskabet som er bedre end den er i dag og som bedre genspejler den politiske virkelighed og den politiske selvforståelse

nogle virkelig interessante

rigsfællesskabet og grundloven og muligheden for øget færøsk selvstændighed dem tror jeg vi skal tage med i det videre arbejde også tak for gæstfriheden i forbindelse med færøudvalgets besøg

måske kan ordføreren oplyse mig lidt bedre om hvad der ligger

regulering eller ikkeregulering af bloktilskuddet

politiske liv der er på vej væk fra den tidligere målsætning om at man gerne ville arbejde frem imod øget selvstændighed og at det var det der var begrundelsen for at man selv foreslog en

at samtlige partier på færøerne har været med til at fastfryse

i de ti år det var fastfrosset samtlige partier har været med til

der er indgået adskillige aftaler om fastfrysning selv mener jeg at det ville være meget forkert hvis vi fik

en ordning således at hvis man på færøerne stemmer på et parti

penge fra danmark og hvis man stemmer på et andet parti

det ville være meget meget ødelæggende for

gælder uanset hvilket parti der sidder ved magten

om ordføreren måske kan se at

få en frugtbar diskussion om de pointer som ordføreren havde i forhold til rigsfællesskabet og grundloven og færøernes relation til danmark så kunne vi måske også få den her diskussion af bloktilskuddet sat på den rette hylde så

formandskabet nede på møns klint for nogle uger siden hvor vi diskuterede de her ting og behovet for at få en ordning som genspejler virkeligheden og det var der stor forståelse for og også

om han er tilfreds med regeringens håndtering af makrelstriden og hvilke initiativer herre

mener regeringen skal tage fra i dag og

jeg ville ikke kunne støtte en regering der fulgte eus linje i den her sag det har jeg gjort klart både før valget og efter valget og efter jeg er kommet herned

støttede eus linje men tog et andet

indebærer jo at danmark skal indsende en klage

del af eu men jeg var tilfreds med den løsning som

en procent af befolkningen i eu et af syv og tyve lande jeg tror faktisk

markant og sagde at ordføreren ikke ville støtte regeringen hvis der ikke kom en løsning på makrelstriden nu kan jeg forstå at den løsning at

men hvad nu hvis sanktioneringen

i danmark er det så også nok hvis regeringen blot

af en klage vendt mod danmark det synes jeg var

mandatet blev givet tilbage i marts eller

det sætter jeg også pris på jeg kan ikke kræve af danmark eller regeringen at den får hele eu til at

også gerne sige at jeg er ked af at de danske europaparlamentarikere alle stemte

det her forslag det det beklager jeg men det har jeg ikke nogen indflydelse på

har givet et resultat som jeg er

som nogle kom til at sige

mange ord og vi er kommet omkring rigtig mange emner

er at vi skal bringe danmark godt og trygt igennem krisen det kræver

det kræver handling

at pengene passer det gjorde de ikke før for det andet

med en række nye investeringer fra veje til vindmøller vi skaffer flere arbejdspladser i år vil mere end titusind danskere være i arbejde arbejde

initiativer og næste år er det enogtyvetusind der findes også tal for hvordan den samlede økonomiske politik virker der findes tal for hvordan beskæftigelsen udvikler sig fra det ene år til det andet de tal er ingen nyhed alt er offentliggjort

i år og de enogtyvetusind til næste år som er i arbejde

af regeringens jobskabende politik

som har mest brug for hjælp

afskaffet fattigdomsydelserne

de får en større ældrecheck og vi har skaffet flere pladser til de psykisk syge midt i en økonomisk krise hvor det er knapt med pengene har regeringen fået styr på de offentlige udgifter sikret arbejdspladser og forbedret hverdagen for nogle af de mennesker der behøver det mest det er regeringens vej vi er

hvad enten det er den ene eller anden sko vi har på

en åbningsdebat som i dag er jo at man mærker at demokratiet er i arbejde

at meninger brydes den politiske debat tager form og at folketinget for alvor

stempler ind i den politiske sæson sådan skal det jo være

rart for en gangs skyld ved hvor vi har venstre nemlig her i

de været næsten hele dagen velkommen til vi er mange

jo altid nøje efter hvad venstre siger og mener

at vi skylder hinanden og det skylder vi også vælgerne

så skyldes det jo ganske enkelt at

hvad partiet venstre sådan rigtig mener

jeg er i salen som fortsat synes at det kunne være interessant at høre hvordan det har påvirket venstres politik at man for bare en år siden stod i spidsen for en regering

havde magten på et tidspunkt hvor danmark

ethundrede og halvfjerdstusind

konservative og df stod bag skattelettelser i milliardklassen som der ikke var råd til og som sendte danmarks konkurrenceevne ud i et dyk som som fortsat koster arbejdspladser

procent på ti år

ja vi blev ikke meget klogere på det

det selv for venstres folketingsmedlemmer og folketingskandidater

at være rigtig svært at hitte rede

hvad venstre egentlig mener

som egentlig er ganske tankevækkende

sammen huske olsenbandenfilmene og når egon bliver rigtig sur

så må det simpelt hen være en socialdemokrat der har opfundet det regeringen har

skylden for egenhændigt at have opfundet en beskatning af træ til brændeovne men

for det er nemlig forsyningssikkerhedsafgiften som det handler om og det var en del af den tidligere regerings energiudspil og den indgår nu

at venstre tilsyneladende også har meget meget svært ved at finde rundt i

regeringen skulle have indført skadelige skatter på blandt andet

virksomheder til at dreje nøglen om eller flytte til udlandet men igen må jeg sige æres bør

ingen af de nuværende regeringspartier har opfundet det er ikke socialdemokraterne det er ikke det radikale venstre

aften og opfundet en ny afgift på en god dansk svinekotelet nej

så blev vi også klogere

vi tager også gerne vores egen sukkerafgift med i købet men selvfølgelig kun hvis vi kan finde et politisk flertal til at finde

jeg vil igen opfordre alle ansvarlige partier til at deltage i det pengene skal selvfølgelig passe

det de gjorde altså pengene passede da vi afskaffede venstres skat på almindelige lønmodtageres multimedier og præcis

de gjorde da vi afskaffede venstres skat på iværksættere oppositionen taler regeringen handler vi trækker nu

danskere ud af topskatten det gavner helt almindelige danskere

respekt for at danskerne jo betaler meget i skat

man kan diskutere om det er klogt at overlade det til venstre for tro

at de vil genindføre skattestoppet har venstre egentlig glemt

et spørgsmål i skatteudvalget og her fremgår det

regeringen mere end en hundrede og tredive gange hævede skatter og afgifter mens herre lars løkke rasmussen var statsminister altså inden for en ganske kort periode og lad mig gentage mere end en hundrede og tredive gange det er som nogle også har regnet ud i løbet af debatten rundt regnet en skatteforhøjelse om ugen

vil gerne kvittere for samarbejdet her sænker vi jo sammen skatten på arbejde med fjorten milliard kr men vi hæver altså også

ikke principperne i venstres såkaldte skattestop skattestoppet står åbenbart heller i vejen for at indføre forsyningssikkerhedsafgiften som vi har snakket om

fra regeringskontorerne og fra oppositionen

må man jo spørge hvordan skal venstres skattestop egentlig forstås fremadrettet

hvor man gentager og gentager et skattestop som man ikke

til en realistisk skattepolitik som man kan holde

har regeringen ingen planer om nye generelle forhøjelser af afgifter erhvervsskatter eller indkomstskatter men der skal naturligvis være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter og det synes jeg lige så godt man kan sige ligeud

og som jeg må høre debatten og også kommentarerne efter i tirsdags

som venstre synes er

kampplads i stedet for substans og også deres egne beslutninger

hævede afgifter på finansloven for i år og det står vi fuldstændig ved vi havde brug for de indtægter

venstre hævede afgiften på chokolade på cigaretter på sodavand på sukker på

yderligere forhøjelser af afgifterne

vin øl cola marsbar vingummibamser det var venstre med til

altså været med til at hæve skatter og afgifter

men det

at se på hvad partiet venstre står for

af den daglige trummerum her på christiansborg men når de sådan helt selv skal komme med forslagene venstre og dansk folkeparti har foreslået at det skal være ulovligt for lønmodtagere at starte en konflikt imod en arbejdsgiver

med en anden lønmodtagerorganisation når man lige siger det

sådan meget tilforladeligt og uskyldigt og lidt teknisk men hvis venstres

siger sagkundskaben entydigt

kolleger kommer til danmark og arbejder på deres lokale

venstre ønsker danske lønninger på tredive kroner i timen og jeg må

tredive kroner i timen

om venstre egentlig er klar over effekten af deres eget forslag

hvad konsekvensen af det her forslag egentlig bliver

meget vel det der kan ske kort sagt venstre og dansk folkeparti har fremsat et forslag her i folketinget der kan betyde at industriarbejdere i danmark pludselig skal kunne konkurrere med lønninger på tredive kroner i timen

det er det udenlandske lønmodtagere har tegnet overenskomst

fået de klare meldinger og dog når det handler om at udhule lønmodtagernes rettigheder er meldingen jo egentlig krystalklar man ønsker ikke at stå ved konsekvenserne men man er parat til at udhule lønmodtagernes rettigheder det blev rigtig mange ord om venstre men venstre bruger jo også selv mange ord især om skat og konkurrenceevne

kort må jeg bare sige at skattestoppet afskaffede de selv

diskuterede skatteaftalen i sommer

sige at selvfølgelig følger regeringen løbende med i om danske virksomheders konkurrencevilkår er konkurrencedygtige i forhold til andre landes

aktuelt må man bare sige at den danske selskabsskat ligger lidt under gennemsnittet

landene og det vil den fortsat gøre selv hvis svenskerne nedsætter deres selskabsskat

mange forskellige stemmer hos oppositionen men jeg synes egentlig at liberal alliance har haft den

er jo altid spændende og det vil jeg gerne kvittere for

finde den store lommeregner frem og finde ud af

hele taget er meget galt i danmark

af at fru mette bock mener at danske arbejdspladser i vindmølleindustrien

en torn i øjet på liberal alliance de bryder sig ikke

om de job vi er ikke enige herre anders samuelsen sagde også noget der var rigtig klart

iværksætterskatten afskaffelse af multimedieskatten de udmærkede aftaler vi har lavet om udlændingepolitikken

det var en stor udtalelse

er det også forfriskende at der er så store holdningsforskelle mellem regeringen og liberal alliance fordi det

også giver et udmærket kompas for regeringen

stadig vil have så klare synspunkter

herre anders samuelsen vil holde fast i sit synspunkt

et spørgsmål mange af os stiller hvad er

gå med på liberal alliances forslag som jeg i al stilfærdighed må sige

og afgifter når det gælder størrelsen på den offentlige sektor når det handler om hvordan de ledige skal hjælpes jeg synes at det er svært

over i en anden vigtig debat som har fyldt rigtig meget i dag hvad skal danmark

jeg er selvfølgelig enig med fru ellen trane nørby i at danmark skal leve af at private virksomheder kan skabe arbejdspladser herhjemme det arbejder vi også på

tilføje at private virksomheder også skal leve af

danmark hvor vi har en sund økonomi et stærkt fællesskab veluddannede medarbejdere forskning på

af danmark regeringen sikrer en sund økonomi vi investerer i forskning uddannelse og et godt samfund og vi gør endnu mere for at virksomhederne kan skabe fremgang og arbejdspladser

afskrivninger på investeringer i maskiner det skaber arbejdspladser

ramme på op til tolv milliard kroner ret mange penge det skaber arbejdspladser

til stede brasilien rusland indien kina og andre steder regeringen

bred skatteaftale som belønner danskere med helt

at stå uden for skatteaftalen partiet havde muligheden for at sige ja til en skattereform som giver en enlig mor eller en enlig far næsten otte tusind kroner mere om året og som giver

sagde nej

at gøre med at partiet havde brug for

vil undergrave præcis de rettigheder som skal sikre lønmodtagerne i danmark imod social

tredive kroner i timen er det som vi åbenbart skal leve af i danmark det vil jeg kalde social dumping

at dagpengeperioden blev halveret man siger et men man gjorde noget markant andet det har vi set

og det handler selvfølgelig om europa

meget travlt med at undsige regeringens europapolitik og jeg tror med fare for at bruge hans

at danmark skal holdes aktivt uden for det europæiske samarbejde uden for indflydelse uden for det økonomiske

udsendelse som blev sendt for nogle år siden på på dansk tv jeg

at hundredtusindvis af job er afhængige af europa

at vores sikkerhed er afhængig af

ved sit medlemskab af gøre en

reel forskel når det handler om miljø og klima og forbrugerrettigheder og meget mere

at danmark skal være medlem af eu og hvis det er tilfældet så synes jeg man skal sige det

og modsat dansk folkeparti som jo nærmest kom med forslaget i sin tid må jeg så sige at enhedslisten

sad med ved bordet da der blev skåret i dagpengeperioden lige så lidt som mit eget parti sad med ved det bord så jeg kan egentlig bedre forstå at enhedslisten

om de mennesker der er i fare for at miste

jeg vil sige til enhedslisten

at det er vores forlængelse af dagpengeperioden som lige nu hjælper de mennesker

allerede før sommerferien lad os huske at vi sammen har aftalt en en akutpakke hvor vi tager fat i hver og en der er ved at ryge ud af systemet

og det skal selvfølgelig sikre

seks hundrede og fem og fyrre million kroner af til en ungepakke og fem hundrede million kroner til et uddannelsesløft til de ledige faglærte og ufaglærte og lad os huske

har gjort en masse for at sikre arbejdspladser kickstart energiaftale investeringer i infrastruktur vi har truffet mange vigtige beslutninger sammen som berører de arbejdsløse direkte

truffet mange vigtige beslutninger sammen vi er ikke enige om alt men vi er enige om fornemmer jeg at vi skal kæmpe for at danmark er et land for de mange og ikke bare for de få vi har sammen afskaffet fattigdomsydelserne det er til glæde for næsten sekstentusind mennesker børn har fået muligheder som de før var afskåret fra vi er sammen om at sætte flere penge af til den kollektive trafik vi er sammen om bedre udligning til de fattige kommuner

sammen om ordentlige regler for familiesammenføring og børn vi har sammen truffet beslutninger som sætter en ny kurs

spidsen for en regering som var parat til at forandre og forbedre det danske samfund

mange gange i det år vi har haft til rådighed

nogle af vores resultater fra marts til juni en ambitiøs energiaftale en budgetlov ændret udligning til gavn for de fattigste kommuner en bred skatteaftale reform af førtidspension og fleksjob

pause i juli

en dyb indånding og fra august tog vi så fat igen med en ungepakke med finanslovforslag for næste år blandt andet om en helt ny storstrømsbro med en akutpakke og for to dage siden et ambitiøst lovprogram på mere end to hundrede forslag hvor vi blandt andet

at mennesker selvfølgelig ikke skal hænge fast i offentlig forsørgelse år efter år

hurtigere igennem vores uddannelser og hvor vi skal give vores folkeskole et løft regeringen har

nogle gange tog det lidt længere tid men

mange der har været med og jeg er meget tilfreds med at så mange har bidraget til at vi kunne gøre en forskel

nordatlantiske medlemmer jeg vil gerne sige tak for debatten og

det er noget der optager hele folketinget

indsats i folketingsarbejdet det kan mærkes at de

fru sara olsvig

der af og til kan være danskere og grønlændere imellem det lyttede jeg meget til

hvordan vi taler om hinanden og vores rigsfællesskab det

var et godt bidrag i debatten så har vi selvfølgelig haft en stor debat

om udenlandsk arbejdskraft i grønland og om storskalaprojekter jeg vil starte med at sige at

nye store erhvervsprojekter kan få i grønland og til fru doris jakobsen

også helt tydeligt hvor stor en betydning

til følelsen af hvor meget man egentlig kan selv i grønland det var meget tydeligt

takke fru doris jakobsen for at kvittere for det gode samarbejde vi har haft i løbet af året

har interesseret sig for de her storskalaprojekter det er jo godt nok det er jo sådan at landsstyret netop har fremsat et forslag til lovgivning

har holdninger til det men jeg skal bare minde om at

dette spørgsmål og derfor vil regeringen naturligvis afvente den endelige politiske stillingtagen

herre sjurdur skaale og

kan frit vælge at arbejde med deres egen forfatning

det har vi også sagt mange gange men det er også klart at så længe færøerne og grønland er en del af rigsfællesskabet skal forslag til egen forfatning være forenelige med grundloven og med færøernes selvstyreordning til sidst

joensen for også at kvittere for samarbejdet det glæder mig at både den færøske lagmand og

udtalt at arbejdet om den færøske forfatning skal ske i god forståelse med den danske regering jeg skal til at slutte jeg vil sige tak for en god debat vi har været uenige men som jeg fornemmer debatten i dag er der også vilje til at samarbejde i det kommende folketingsår jeg vil sige tak

den vilje stadig er til stede

over dem der kan få ordet og vi starter med herre lars løkke rasmussen for en kort

jeg er jo enige om rigtig mange ting vi er enige om

vi er enige om dagpengereformen vi er enige om det fornuftige i noget nær nulvækst i de offentlige budgetter aktuelt vi var også en gang enige om klogskaben i at lave en fedtafgift

statsministeren var ikke enig i at provenuet skulle bruges til at sætte andre skatter ned med men vi har været enige

enig med statsministeren når statsministeren kvitterer

en fornemmelse af at danmark enten stadig er i valgkamp

godt kvittere for den enorme interesse for venstre som statsministeren har udvist

men vi er ikke i valgkamp og landet ledes herfra hvor vi er

derfor har vi brug for her ved åbningsdebatten at få et signal fra statsministeren om hvorvidt statsministeren ønsker at forhandle finanslov med enhedslisten og sætte reformerne på pause

statsministeren reelt uden at skose os vil tage imod en fremstrakt hånd der går ud på at holde fast i at få gennemført de reformer som regeringen selv har sat på dagsordenen og lave skatte og afgiftslettelser der giver danskerne optimismen igen

at høre hvad venstre sådan går og siger til sig selv i i øjeblikket er man ved at bilde sig selv ind at det er vores skyld

måske måske ikke sker noget med grænsehandelen det har man sagt rigtig mange gange i den offentlige debat

ikke arbejdspladser derfor er det vigtigt at minde om at på ganske

mistede vi ethundrede og halvfjerdstusind arbejdspladser

danmark ude af den og det er også rigtigt som jeg sagde før

det er jeg nødt til at sige fordi det jo nærmest fremgår af debatten

statsminister der øgede arbejdsudbuddet

de reformer cirka et arbejdsudbud

som den nye regering har gennemført har venstre været der hver gang

man kunne minde hinanden om at da jeg som finansminister forhandlede

overenskomster i to tusind og otte stillede statsministeren sig i spidsen for et alternativt flertal med en milliardlønpulje der skulle bruges til

øge de offentlige udgifter nu skal vi så høre på

lønstigningen minde hinanden om rigtig mange ting men helt ærligt læg nu taktikken til side danskerne er ikke interesseret i historieskrivning

regeringen må vælge vil den rulle dagpengereformen tilbage med enhedslisten eller vil den seriøst gå i forhandlinger med blandt andet mit parti

kontanthjælpsreform om en grænsehandelspakke og om en erhvervsskattepakke der kan lette byrderne for virksomhederne give danskerne optimismen igen og sætte gang i vores erhvervsliv det er det

men på et tidspunkt fik vi jo lokaliseret venstres formand et sted mellem rio grande og rio de janeiro og da vi havde lokaliseret ham

en aftale om skatten

jeg også gjort et par gange jeg tror det er vigtigt at vi er sammen om at løse udfordringerne

når vi diskuterer nogle af de udfordringer der er

at påtage sig et ansvar selv og lade være at skyde skylden på

andre når man for eksempel vil diskutere stigende grænsehandel

afgifter venstre fandt på

historieskrivningen med også for

som sidder derude og kan få det indtryk at venstre

for at vi har mistet ethundrede og halvfjerdstusind arbejdspladser og at konkurrenceevnen bare er

agter at gøre noget ved grænsehandelen

statsministeren som regering der skal lede landet har man også en initiativret

fedtafgiften som vi har diskuteret øgede afgifter på chokolade sodavand alkoholsodavand

vi ved godt alle sammen grænsehandelsfølsomme varer vi snakker om her derfor har vi jo også sagt

bidrage til at få venstres fedtafgift væk ligesom vi også har erkendt at

god grund til at diskutere den øgede sukkerafgift som vi selv

seks medarbejdere opfatter statsministerens svar

jeg tror de sætter pris på at statsministeren har ambitioner om at gøre noget ved grænsehandelen men det der i virkeligheden tæller er hvordan

og fortalte den person som arbejder i butikken at man selv har ansvaret at man selv har været med til at

øgede chokoladeafgifter sukkerafgifter

jeg være med til at løse de udfordringer

har været med til at skabe et problem

vi alle sammen klart fik en fornemmelse

statsministeren var blevet bedt om at

lidt borgernær lidt nede i øjenhøjde som det hedder

i dag med større eller mindre held

jeg meget hæftede mig ved og det var statsministerens

lillebitte afsnit om udlændingepolitikken

ind på sygehuse med køller statsministeren virkede meget indigneret

at gøre ved det for der var ikke noget svar

det vi så da

ind på et sygehus og angreb og truede med køller er fuldstændig uacceptabelt og det hører ikke hjemme i noget samfund

vi ved at politiet er i gang med at tage sig af det vi stoler på

vi er meget optaget af parallelsamfund for det danske samfund bliver ikke bedre af at vi har store grupper

mennesker som lever meget afsondret fra det almindelige danske samfund

egne regler der gælder vi har set eksempler på at unge piger bliver lokket ind i eller

religiøse ceremonier men som er vielser og

bestemme hvem deres børn skal giftes med

vi har også set eksempler på genopdragelsesrejser det er noget af det vi gerne

genopdragelsesrejser nu må vi se hvad det bliver til vi medvirker meget gerne men det helt helt store og alvorlige problem

indvandring og igen får en meget stærk forøgelse

dem i ro det har statsministeren intet sagt om

alene at man skal skride ind over for tvangsægteskaber og genopdragelsesrejser

så vi har mulighed for at gøre noget ved de problemer vi

nogle af dem der er gået ind på sygehuset med køller er formentlig atten år

man har gjort særlig meget det tager vi så hånd om

de unge mennesker som bliver presset af deres egne familier

noget der handler om genopdragelsesrejser

hvor de kan ringe hen og at de kan få hjælp hvis de er på vej på en genopdragelsesrejse ligesom de selvfølgelig skal have hjælp når de vender hjem til danmark og gerne vil have hjælp af samfundet vores ideer handler om at de unge og børnene skal vide at vi står på deres side hvis de gerne vil bryde ud af de her parallelsamfund fru pia kjærsgaards grænsebomme ville

den her situation fru pia kjærsgaard har

med parallelsamfund men det er jo ikke løst nu tager vi hånd

fra reformerne af aktivering kontanthjælp fleksjob førtidspension med videre skal anvendes til at skabe et råderum der kan finansiere forbedringer af velfærd social indsats et løft i uddannelserne og forskningsindsatsen altså at det provenu der kommer ud af reformen af kontanthjælpen skal bruges på velfærd

regeringen går jo på at man skal bruge provenuet fra

komme venstre i møde på de krav de har stillet til at lave en finanslov med regeringen det kan

ikke lade sig gøre fordi det ville være et brud på

herre simon emil ammitzbøll for en kort bemærkning

det er vi selvfølgelig enige med statsministeren i

ikke bryder sig om oppositionen det er ikke nogen overraskelse og så kan jeg forstå at man ligesom i tirsdags ikke ønsker at give svar på de udfordringer som danmark står over for hvordan forbedrer vi vores konkurrenceevne hvordan gør vi noget ved den frygtelig store skatte og afgiftsbyrde som virksomheder og borgere er

erhvervslivet kommer i en situation

om tirsdagen eller om torsdagen

man

afgiftsbyrde danskerne er

at erhvervslivet kan sikre nye arbejdspladser

fra starten taget fat på at løse den udfordring nogle af elementerne i konkurrenceevnen er at der er styr på økonomien at pengene passer år for år at man ikke hvert år bruger flere penge end man har sagt det har vi sikret

skal sikre er at man er gearet økonomisk til den fremtid der kommer det er derfor vi har givet os i kast med et omfattende reformprogram som selvfølgelig betyder noget for konkurrenceevnen

at flere danskere kom ud af topskatten og

danskere er kommet ud af topskatten

virksomheder og erhvervsliv har efterspurgt lige så længe jeg kan huske

ud af danmark

det er derfor man hæver prisen på el det er derfor man hæver prisen på varme det er derfor man hæver prisen på

det hænger jo ikke sammen jeg undrer mig over det jeg hører og de manglende bud

poul schlüter

forbedre danmarks situation

at det sker vi har afskaffet iværksætterskatten og multimedieskatten

borgerlige regering fandt på væk med dem nu er vi så gået videre vi har sikret at de små og mellemstore virksomheder som løber ind i et meget

får mulighed for at låne flere penge det

mellemstore virksomheder som har gode ideer og

sikret at vi har et investeringsvindue til virksomheder som nu og her vil investere i nye maskiner

dem der gerne vil skabe arbejdspladser så skridt skridt for skridt har vi forsøgt at forbedre de rammer hvorunder vores erhvervsliv skal arbejde

at det er bedre at

end at lade være og vi stopper ikke der vi har enorme konkurrenceudfordringer

vil gøre ved det er at statsministeren vil hjælpe de unge mennesker

en gang til der skal være tryghed på vores sygehuse

at vi skærper straffen

trænger ind på et sygehus at siger at det må være en skærpende omstændighed at man trænger ind

to holdninger til her i folketinget der tror vi er meget enige

er meget enige om at det nu er politiets opgave at finde de kriminelle og at få dem straffet

temmelig høje strafferammer på det her felt

som tingene er i øjeblikket

det er netop derfor vi har lavet en offerfond jeg skal ikke kunne sige

som kan hjælpe de mennesker der er ofre for kriminalitet

de mennesker som er i fare

som kan reagere på den

derfor skal vi selvfølgelig også hjælpe de unge som gerne vil væk fra de her

er nogle parallelsamfund har deres egne retsordener det kan vi simpelt hen ikke acceptere og

tvivl om at det her er en ganske alvorlig forbrydelse og nu synes jeg vi skal lade politiet gøre deres arbejde

lade politiet gøre deres arbejde finde de skyldige

klamphuggere og lusede amatører

af regeringens indsats når man tænker på at statsministeren

lad mig bare tage et område som står i regeringens eget program nemlig kontanthjælpsreformen der har venstre spillet ud med et konkret udspil med seks klare punkter vi har rakt hånden frem og sagt at vi gerne vil hjælpe regeringen med at gennemføre en så vigtig reform

de har sat det på pause det er venstre der handler regeringen tøver derfor er det jo en bedre beskrivelse at kalde socialdemokratiet for elendige socialdemokrater og lusede amatører

en beskatning på træ til brændeovne og så få timer senere blev mindet om

som vi var helt alene om det var venstre sådan set helt klart med på

egentlig var venstre selv så

venstre i en så vigtig og afgørende situation som den danmark står i nu

en situation hvor økonomien er presset og hvor statsministeren

konstruktivt samarbejde vi har spillet ud med seks konkrete punkter til en kontanthjælpsreform som vi gerne vil diskutere videre med statsministeren fordi statsministeren selv

her ved vi præcis hvad venstre mener men regeringen handler jo ikke

både i aften og på andre tidspunkter

er optaget af at vi skal have en kontanthjælpsreform det er regeringen i hvert fald og det er også derfor vi har sat det på vores lovprogram vi har jo netop

for hvad der skal ske i løbet af det her folketingsår

det vil jeg så hermed påtale jeg registrerede det faktisk ikke da det skete men

overvejede om jeg skulle intervenere i forhold til sprogbrugen om socialdemokraterne men så

en fedtafgift vi har sådan set åbent og ærligt sagt

har haft en række negative konsekvenser derfor tager vi også politisk ansvar

alle andre så faktisk komme med nogle konkrete

nogle konkrete løsninger nogle konkrete handlinger

diskuteret lønniveauer her

lønninger på grønland og dermed i

at hendes eget parti sammen med dansk folkeparti meget klart har foreslået at det skal være ulovligt at konflikte i

at man gerne vil have bedre forhold på det danske arbejdsmarked

at det kunne betyde at man kunne komme fra udlandet med en overenskomst som for eksempel gav tredive kroner i timen

at man kan arbejde på en udenlandsk overenskomst

i danmark men man har ikke givet en forklaring på hvordan man så skal løse den udfordring at der kommer en udenlandsk lønmodtager med en udenlandsk overenskomst og at danske lønmodtagere

og dansk folkepartis forslag

siumut et ønske om

ikke vil acceptere en særlovgivning på grønland som giver mulighed

arbejdere til kinesiske lønninger

rigsfællesskabet

må tage stilling til deres eget forslag derefter skal vi nok gå ind i sagen det skal vi jo det ligger i rigsfællesskabets ordning men vi må have

at grønlænderne nu tager hånd om deres situation og melder ud til os

kan jeg ikke helt fornemme i det der bliver sagt her altså at vi skal stå og sige sådan og sådan skal i gøre i grønland det er grønlænderne som nu må have den her diskussion jeg lagde mærke til at herre lars løkke

vil så gerne være statsminister og det her

er grønlænderne som må klare den her

åbningstalen i tirsdags vedrørende

faktisk også med det som statsministeren sagde statsministeren vil jo ikke gøre noget ved det der var jo netop ikke nogen konkrete initiativer fra regeringens side til at

vi havde justitsministeren

i samråd her til morgen og det klare indtryk man fik når man

vores åbningsdebat i dag er at socialdemokraterne og regeringen

det synes jeg statsministeren skylder at svare folketinget på hvilke bud har man

over den begivenhed det er vi alle sammen enige om men regeringen er jo i gang med at gøre noget ved

vi er i gang med en bandeindsats som forhåbentlig kan betyde at den nyrekruttering som nogle bander er i gang med bliver stoppet og at vi stresser de her bander meget meget effektivt det er vi i gang med med

en styrket politiindsats i ghettoområderne det er også vigtigt

bliver presset ind i nogle ægteskaber de dybest set ikke ønsker at være i det skal vi jo også sige fra

om en politiindsats her og nu det handler om en bandeindsats som selvfølgelig tager noget længere tid men det handler jo også om at gå klart og hårdt ind i

men er ikke lykkedes at

socialdemokratiske statsministre i alt for høj grad

to tusind og elleve så altså

ikke nogen bedring på vej her nej det

magtforholdet altså er sådan at der er nogle der mener at

optøjer på hospitaler får en direkte konsekvens i stedet for som nu hvor det reelt ikke

at de ved at politiet er der derfor vil politiet stadig være i ghettoområderne også

vi har forstærket vores indsats

i gang med at rekruttere nye medlemmer blandt andet fra nogle af de her steder det skal være meget klart

enkelt ting for jeg har jo ikke så lang tid jeg ved ikke om det er bevidst men der er opstået en misforståelse om at vi har andre asylkriterier end den tidligere regering havde vi har ikke andre asylkriterier

for at opnå asyl i danmark nu som for en år siden

med venstrefolk det havde ført os ud over injuriegrænsen tror jeg men jeg

synes at regeringsgrundlaget er godt men er det så godt

sige at hun ikke vil lave en aftale med venstre hvor man bruger

situationer der opstår så vi synes regeringsgrundlaget er rigtig godt

tale med alle partier i folketinget om en kontanthjælpsreform og der vil vi selvfølgelig også tale med venstre venstre har tidligere udtrykt at de også er optaget af en kontanthjælpsreform vi skal sikre at der er færre unge mennesker som

at de vender i døren så at sige og det vil vi diskutere med

med dem der gerne vil være med vi vil gerne i gang med en kontanthjælpsreform og venstre har sagt de vil det samme det kan være enhedslisten også gerne vil i gang vi forhandler bredt i folketinget

skat er en alvorlig sag og at tiden ikke er inde til at føre en urealistisk skattepolitik det er vi fuldstændig enige i i liberal alliance men en urealistisk skattepolitik er altså en skattepolitik som gør at vi i danmark har verdens højeste

en skattepolitik der presser virksomheder ud af landet danmark er rutsjet ned ad listen over de mest velstående lande i europa ifølge oecds seneste velstandsrapport står vi til at

den skattepolitik man har ført i danmark igennem rigtig mange år hvis danmark skal være et velstående land så er det tid til at man laver nogle store reformer hvor man sænker skatten markant på arbejde og

beskatter danskerne for meget men man skal også sørge for at man har tilstrækkeligt med indtægter til det

vil at vi har indtægter til et uddannelsessystem der fungerer at vi har indtægter så vi kan investere i forskning infrastruktur

konkurrencekraft så jeg tror

et lands konkurrencekraft måles på hvad skatteprocenten er

om folk kan lide at bo der og om der er

højt uddannelsesniveau og alle mulige andre ting

det som den eneste faktor i forhold til at have stærk konkurrencekraft det mener vi ikke når det er sagt så vil vi også gerne sænke skatten

noget helt unikt på det her område vågn nu op

holdt karsten dybvad en

hun skulle holde sin egen tale han sad foran en

gerne vil placere arbejdspladser i danmark

noget de hellere vil men de fortæller

danmark sakker bagud i konkurrenceevne og den primære årsag er at omkostningerne i det her land er alt for høje det konkurrenceparameter vi klarer os allerdårligst på

hvis mine børn skal vokse op i et rigt

noget af det virksomhederne har efterspurgt i rigtig mange år er at færre skulle betale topskat det har vi sikret nu af grunde som jeg ikke forstår

liberal alliance ikke med i den aftale men vi har trukket tohundrede og femoghalvfjerdstusind danskere ud af topskatten hvorfor er det ikke en god idé også set i liberal alliances perspektiv samtidig har vi sikret at enlige forsørgere får en markant skattelettelse

huske hvornår enlige forsørgere har fået en så markant skattelettelse

var jo en superhelt som

godt kunne tænke sig at pytmand kom forbi en gang imellem og sådan i forhold til de skuffede vælgere sagde pyt med det eller i forhold til forholdene i socialistisk folkeparti

jeg

en gang imellem fra tid til anden lige skal tænke den tanke at statsministeren godt kunne have behov for det og så skal jeg være

at stå bi

lige to hurtige spørgsmål mens jeg stadig har

det med dagpengene det har jo været diskuteret ganske meget her i

at statsministeren kan reflektere over dagens debat uden egentlig at komme ind på det men hun har måske været ikke fysisk men på anden måde fraværende

være med til at finde en løsning hvis vi kan blive enige om finansieringen hvor man midlertidigt forlænger dagpengeperioden fra nytår med en halv år mere ligesom vi i

om det dagpengene at det klinger noget hult

præcise omstændigheder omkring de forhandlinger

og firstusind troppede op og foreslog at man skulle halvere dagpengene

midlertidigt der var ingen krav overhovedet

har man skiftet holdning til den her sag

kaster dybest set de ledige ud i en usikkerhed som de bestemt ikke

til at virke vi vil gerne skabe job til de arbejdsløse det er sådan set det de efterspørger

jeg har ikke hørt et eneste forslag i den retning fra dansk folkeparti

en to årig dagpengeperiode eller en fire årig dagpengeperiode det er det ene spørgsmål

hvis vi kan blive enige om en finansiering her i de kommende uger og måneder i finanslovforhandlingerne være med til

en midlertidig forlængelse af dagpengeretten

ligesom vi var enige om en halv års forlængelse tilbage i foråret

er bedre med en omvendt synder end end hundrede hellige

som gør det her igen

vil man så ikke kendes ved sine egne beslutninger

er det vi har gjort helt fra starten med kickstart energiaftale boligrenovering trafikaftale skatteaftale ting der hver især skaber job til de ledige hvor har dansk folkeparti været vi har forlænget dagpengeperioden

der var dansk folkeparti med og jeg er også klar over at man

nærmest at de ledige og sætte dem noget i udsigt som er meget vanskeligt og som

også gerne hjælpe med den største udfordring vi overhovedet har på det felt nemlig i sønderjylland og i sydjylland hvor grænsehandelen er eksploderet selv etablerede danske butikker fakta åbner nu butikker på den anden side af grænsen fordi arbejdspladser er flyttet til tyskland fra danmark og nu putter danskerne altså afgiftskronerne i den tyske statskasse i stedet for i den danske

sådan at vi får afgiftskronerne i den

en millioner liter væske der blev solgt på den

af grænsen hver dag tilbage til de handlende så vi får gang i hjulene igen og optimisme i det danske handelsliv og det gælder både dagligvarer og specialbutikker i syd

alle de ting man selv har gjort med hensyn til afgifter altså alt hvad man har gjort også

alt hvad man selv har været med til for grænsehandelen bliver påvirket af de ting som venstre og konservative selv har fundet på og stemt for i løbet af

sidste stykke tid skal man forstå det sådan at venstre og konservative har fortrudt alt hvad man har gjort på det

i grænsehandelen langt ud over det som de rapporter som skiftende regeringer har modtaget fra skat

vi har også i de forhandlinger der har været i forbindelse med skattereformen hvor vi senest kiggede på det her

jeg kigger på finansministeren og jeg er sikker på at han vil nikke sådan er

statsministeren er nu at adressere den her problemstilling og få de arbejdspladser tilbage

vi medvirker gerne til at fjerne fedtskatten og sukkerafgiften der skal komme og så få den samme afgift på øl og vand som der er i tyskland i dag sådan at vi fjerner de lokkevarer der driver danskerne ned på den

hvis vi kan finde et flertal og finde finansiering

at det kræver mere end ord det kræver også handling og statsministeren talte om hvad danmark skal leve af i fremtiden jeg håber også at det gælder for landdistriktsområdet at statsministeren er optaget af

det glæder mig også meget at statsministeren har nedsat en landdistriktsminister og et regeringsgrundlag der handler om landdistrikterne

spørge statsministeren om hvilket af de lovforslag som landdistriktsministeren altså som landdistriktsminister ikke

i hele sidste samling

vi fået lovprogrammet for det kommende år og der er heller ikke et eneste lovforslag så hvad tænker statsministeren som statsminister for hele landet der skal til for at få vækst og beskæftigelse i landdistrikterne siden statsministerens egen landdistriktsminister

vi tror på at der selvfølgelig skal være muligheder ude i landdistrikterne for at udbygge men man skal også passe på landdistrikterne og man skal for eksempel passe på at vi ikke omdanner vore kyster til solkysten

andre ting som også skaber liv og hygge i landområderne

at man kan bevare landdistrikterne som områder hvor det er rart at bo hvor

konstateret i dag at at de samvirkende købmænd har været ude at kvittere for netop det forslag fordi det er noget der er med til at bevare

at forklare sin politik men det blev kun til mudderkastning når vi spørger

ind til nogle overordnede floskler og ikke rigtig noget

lejlighed til at fortælle i kort form hvad det er regeringen gerne vil

det er jo i virkeligheden meget enkelt vi vil gerne trække danmark trygt og sikkert igennem krisen

den anden side er et danmark hvor vi stadig har råd til et velfærdssamfund og har fællesskabet i behold hvad betyder

det har vi taget solide skridt til at få i modsætning til

hvor budgetterne skred år for år det betyder også at vi skal gøre

sætte gang i beskæftigelsen titusind nye job med regeringens initiativer i år og enogtyvetusind til næste år

det er en socialdemokratisk ledet regering at selv om der er krise

regeringen gerne vil og jeg håber at der er rigtig mange der vil være med til

de floskler flere gange i aften

det med alle folketingets partier men jeg undrer mig

betegner det som floskler at vi skaber job og holder hånden under beskæftigelsen i en meget vanskelig tid og det kan måske forklare hvorfor venstre så til da ethundrede og halvfjerdstusind job forsvandt ud af danmark

at vi har sat politiske tiltag i gang

at vi har givet en skattelettelse til de enlige forsørgere eller har hjulpet sekstentusind mennesker

jeg tror ærlig talt at det for de fleste mennesker betyder

hvor meget nyt man tror der vil komme frem i den fortsatte debat

tror men der er mulighed for en anden omgang og hvis vi følger taletidsreglerne

vil den være afsluttet senest klokken nul to tyve

ville blive dagen hvor regeringen

endelig ville give danskerne svar på to helt centrale spørgsmål nemlig hvordan den vil skabe flere arbejdspladser og hvordan den vil

debatten i dag ville vise at regeringen faktisk har viljen til at samarbejde samarbejde om at løse de problemer vi har i vores samfund

regeringens tale bliver ikke fulgt af handling

at regeringen er en kronikregering som har travlt med at fylde avisernes spalter med tom luft men jeg tog fejl regeringen er en kritikregering

det er samfundets skyld det eneste

til at regeringspartierne er flove over deres politik men det ændrer ikke ved at beskæftigelsen er faldet med titusind personer siden statsministeren kom til

en politik som betød at færrest muligt blev ledige da den økonomiske krise skyllede ind over danmark i dag har regeringspartierne igen og igen givet vk regeringen skylden for de arbejdspladser danmark mistede under krisens første år men måske burde regeringspartierne stoppe op og tænke på

ikke mistede arbejdspladser i finanskrisens første år modsat mange europæiske lande lykkedes det at stabilisere antallet af ledige i danmark allerede i to tusind og ti det skete fordi den daværende statsminister herre lars løkke rasmussen med det samme tog ansvar med det samme gik ind og

lavede energirenoveringsordninger og gennemførte reformer som sendte

flere på arbejdsmarkedet det skete mens socialdemokraterne og socialistisk folkeparti modarbejdede reformerne og krydsede armene

tog venstre ansvar det samme kan man næppe sige om regeringen

til de tusindvis af ledige danskere det eneste regeringen reelt set er god til er at komme med nye forslag til hvordan danske virksomheder kan beskattes hårdere modsat regeringen

med svar på hvordan man løser de udfordringer samfundet står over for reformtempoet skal holdes

på standby boligjobordningen skal bevares den skal ikke fjernes

af de forslag som vi i venstre har fremsat i vores finanslovudspil og alle forslagene trækker danmark

godt tale om samfundets udfordringer vi som lovgivere kan ændre på og dem som vi trygt kan overlade til arbejdsmarkedets parter

at vi i venstre ikke ønsker at sænke lønningerne i danmark samme garanti hørte jeg hverken fra socialdemokraterne socialistisk folkeparti eller det radikale venstre

til at skabe bedre konkurrenceevne og sikre flere arbejdspladser i danmark og jeg håber at regeringen også vil være med til at finde brede løsninger på danmarks problemer

end i at høre politikersnak og kritik venstre er klar med løsninger er regeringen venstre er klar til at tage ansvar

andre partier spørger til hvordan det egentlig gik

da de kunne gøre noget

der kom

og halvfjerdstusind job som danmark mistede det en hundrede og tredive arbejdspladser i den private sektor

har vi nu en regering som kæmper for at skabe arbejdspladser det er ikke nemt i en situation med krise men det er jo lykkedes at få stoppet den blødning som bare fortsatte mens venstre havde ansvaret

gennemskuet hvad venstres holdning egentlig er til kickstarten i år skaber den titusind arbejdspladser næste år skaber den enogtyvetusind arbejdspladser primært i den private sektor

i danmark bare man siger ordet kickstart nok gange hvad enten vi tager topøkonomer eller andre

de jo alle sammen samlet været ude at sige at kickstarten er floppet kickstarten er ikke en kickstart

at der i kickstarten er elementer som ikke er nogle som statsministeren har opfundet

er elementer som fremgik af den vækstpakke som vk regeringen lagde frem som en del af

vækstelementer som vi lagde frem i den vækstpakke der hed holdbar vækst det gælder fremrykning af de offentlige investeringer på jernbaneområdet det gælder kystsikring det gælder en lang række ting dem står vi selvfølgelig ved

der har genåbnet deres budgetter

som prøver at slå sig på at man er fremtidens parti der kæmper for danske arbejdspladser så prøver vi sådan helt diskret i øvrigt

enogtyvetusind job næste år

som stammer fra den tidligere regerings

altså hvis venstre mener alvorligt at man godt vil kæmpe for danske arbejdspladser

spørge hvad venstre egentlig gjorde da de sad ved magten

tilhænger eller modstander af en kickstart der næste år skaber enogtyvetusind arbejdspladser til danskerne

er min opfattelse at socialdemokraterne er

komme med bud på hvordan man vil lede det her land

sagt hvilke løsninger man ønsker og da

ville det set være befriende at vi i dag fik et svar på om socialdemokraterne bakker op om den

målrettet går ind og sænker nogle af de skatter og afgifter som skubber danske arbejdspladser ud af landet

så forstå socialdemokraterne ikke

jeg ved ikke hvor mange timer vi har brugt på at fortælle om at hvis man godt vil forhandle med os om at fjerne nogle af de afgifter som venstre selv har indført

ikke stille sig op nu klokken lidt over ti om aftenen

vi har lagt frem hvad vi vil

er en åbningstale fra i tirsdags

når handler om job om uddannelse om efteruddannelse

alle de ting der skal til for at bringe danmark videre det vi mangler i dansk politik

vi komme det bare en lille smule nærmere det har man så forsøgt på

meget fornærmende når man spørger til hvad venstre har gjort i

finanslovforslag hvor finansieringen ikke holder og hvor man graver hullet i statskassen

vi overtog regeringsmagten var der en gæld på to hundrede og otte og tres milliard kroner i det her land da krisen ramte danmark var den forvandlet til et nettotilgodehavende på to og halvfems milliard

at vi kunne fremrykke investeringer at vi kunne udbetale danskernes sp bidrag

at vi kunne holde hånden under arbejdspladserne da krisen rasede

i modsætning til socialdemokraterne og sf

jesper petersen nu var meget fornærmet over at vi stadig væk diskuterer

til at man kan gå ind og analysere

gerne være med til at lave en grænsehandelpakke

hel del eftersom det jo er dem selv der har fundet på mange af de afgifter fem og halvfems procent af de skatter og afgifter som man brokker sig sådan over for tiden rammer borgere og virksomheder kommer fra venstres

få at vide men det er bare

faktum og det ansvar skal man ikke løbe fra jeg spurgte ikke til hvad nøgletallene var

forbløffende lidt om

man graver i statskassen dybere

komme uden om sukkerafgiften og fjerne fedtafgiften igen det vil vi gerne men venstre må simpelt hen stå ved både i kruså tønder og padborg

det var det

der tager ansvar for regeringsmagten i danmark det er at så skal man også have mod til at stå ved til at turde lede og også til at træffe de svære beslutninger

men fedtafgiften indførte vi socialdemokraterne sf og det radikale venstre stemte for fedtafgiften sf og socialdemokraterne ville endda

på mere forbrug hvor vi brugte pengene på at sænke skatter og afgifter i danmark

siden indkomstskatten blev indført for over hundrede år siden

så netop var med til at sænke skatten på arbejde ikke med til at forhøje skatten i danmark

er at der skæres ned i kontanthjælpen til de unge mennesker og at besparelsen ved en kontanthjælpsreform

hvordan man kan finde ni milliard kroner i finansiering og så bruge otte milliard kroner af dem hvoraf de fire milliard

afgifter på dansk erhvervsliv blandt andet på grænsehandel så man kan ansætte flere i danmark

at vores finanslovforslag også indeholder nogle reformelementer

så kan gøre at regeringen ikke behøver at invitere os

vi synes i skulle være med til at tage ansvar for dansk økonomi

sad i opposition men vis jer nu som ansvarlige ledere af danmark lad os i fællesskab finde nogle løsninger derfor håber vi selvfølgelig på at regeringen vil lave en

at der skulle spares en milliard kroner i en kontanthjælpsreform og at det især skulle ske ved at sænke ydelsen for de unge mennesker op til tredive år så det er ikke alvorligt ment når man kommer med en sådan udmelding og det er ikke noget krav man stiller for at indgå en finanslovaftale med regeringen

mennesker der i dag står med valget

enten at kunne få en uddannelse eller komme ud på arbejdsmarkedet står

su mister de penge og hvis de skal ud på arbejdsmarkedet må man sige at med de ændringer der er sket fra regeringens side på blandt kontanthjælpsområdet

en økonomisk gevinst ved at få sig et arbejde

har vi lagt et konkret forslag frem til hvordan vi kan sikre at der altid er en gevinst ved at tage et arbejde særlig for de unge

der er tilværelse på passiv forsørgelse gør en endnu større aktiv indsats

de mange unge der i dag mangler et arbejde men det betyder jo ikke at vi går til finanslovforhandlingerne og siger vi har en række ultimative krav

jeg citerer jeg tror på

det vi har prøvet at sige til venstre i de sidste ti år hvor venstre

vi skal forhandle folkeskolereform

de partier der nu udgør regeringspartierne

tage ansvar og være med til at skabe fremtidens skole

ikke til regeringen til hvad det egentlig er man vil

man man vil politisk på det her område

er jo i forhold til at skabe internationale skoler

mulighed for at ledelsen på den enkelte skole kan være med til at definere hvad der helt

når man hænger det hele

nogle tsunamier ude

hvis venstre vil sætte handling bag ordene og rent faktisk give skolerne nogle friere

finde ud af for lige nu er det jo kun et par taler der er blevet holdt og der er ikke kommet noget udspil fra regeringen

lige nu det er svært at se hvordan man vil alt det gode hvis man samtidig

skal bibringes når vi har været optaget

at sikre at de unge kan lære noget og at de lærer noget og at skolerne er gode nok til at fange den enkelte elev hvor den enkelte elev er

en gruppe i den danske folkeskole særligt mange drenge

forlader den danske folkeskole uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt

helt sikker på at vi kan finde nogle løsninger

jeg oplever egentlig at vi dybest set er enige

ole hækkerup har siddet derhjemme og øvet sig så ved herre ole hækkerup at både når det gælder eu lovgivning og

sagde at der er et vindue hvor vi omlægger nogle skatter og afgifter

det var den største sænkning af skatten på arbejde siden vi indførte indkomstskatten hundrede år tidligere

så det var en omlægning så derfor må herre ole hækkerup og resten af socialdemokraterne og

også finde ud af om de vil beskylde os for ufinansierede skattelettelser

at lige præcis de finansieringselementer man selv

skal angribes

er for den dagpengereform de tidligere var imod

styrer landet på et økonomisk grundlag som i hvert fald ser

i forårsaftalen fra to tusind og ni men det var alt sammen finansieringselementer som blev brugt til at sætte skatten

at de finansieringselementer som har en negativ sideeffekt bliver afskaffet det

derfor vi har lagt op til en grænsehandelspakke på fem hundrede million

ikke rigtigt forstået at en væsentlig del af det der skal finansiere skattelettelserne i venstres forslag er forringelser af kontanthjælpen

rigtigt forstået at en væsentlig del af det der skal finansiere skattelettelserne i venstres forslag er det man kalder en kontanthjælpsreform men som jo betyder at man

et arbejde i danmark det gør vi fordi vi mener at der også er nogle svage grupper

står uden for vores arbejdsmarked som har behov for at vi gør noget målrettet

at der kommer en trinvis overgang til det arbejdsmarked som de i dag

vi laver en kontanthjælpsreform

hvis man ikke laver de reformer som regeringen har lagt op til i

tyve planen kommer der et hul i kassen lige nu mangler regeringen at gennemføre reformer for tolv milliard kr og hvis man ikke gennemfører de reformer kan man heller ikke bruge de penge hvad enten man vil bruge dem målrettet på velfærd og uddannelse som vi blandt andet også har lagt op til i i vores finanslovforslag

vil bruge dem til at skabe bedre rammevilkår for danske arbejdspladser

der gør at vi kan investere i vores samfund og investere i at give vores arbejdspladser bedre vilkår så de kan ansætte flere i danmark

den skattereform som venstre aftalte med regeringen før sommerferien også handlede om at man hentede en ikke uvæsentlig del af de penge

de ti procent laveste indkomster i samfundet tusind kroner mere til rådighed med den aftale som regeringen og statsministeren har stået spidsen for

seks hundrede og tredive kroner mindre til rådighed så kan herre per clausen jo selv finde ud

skattepolitik han synes matcher enhedslistens politik

leve med hvis det betød at vi i fællesskab kunne afskaffe sukkerafgiften og fedtafgiften

ved at få deres økonomi til hænge sammen så giver det jo ingen mening

så bange for den statistiske ulighed her i samfundet at man ikke længere ville

den form for finansiering og det var jo dér det var så ærgerligt at modet svigtede regeringen

kunne vi jo i fællesskab have afskaffet sukkerafgiften og fedtafgiften og tro mig det ville vi rigtig gerne det er også derfor vi har finansieret en afskaffelse af fedtafgiften i vores finanslovforslag og det er derfor vi synes det er så ærgerligt at man kan se at der i regeringens finanslovforslag er afsat nul kroner til at afskaffe sukkerafgiften og

underminere det danske arbejdsmarkedssystem og den danske

at bestige talerstolen eller at skrive et læserbrev uden at det

skal have mere sult

så tror jeg man har et problem med den statsminister man

ville statsministeren ikke garantere

danmarks riges statsminister og som leder af rigsfællesskabet

den særlov som skal give grønland lov til

bliver gentaget

af de laveste lønninger vi har i europa og

lave lønninger der synes jeg venstres ordfører skylder at forklare hvordan det hænger sammen med

jo ikke garantere at der ikke komme kinesiske lønninger

at hun og socialdemokraterne i danmark ville modsætte sig en særlov i grønland som giver mulighed for at man kan få kinesiske lønninger på udvindingen i mineområderne i grønland

villet give en garanti for at man vil modsætte sig kinesiske lønniveauer på grønland

men altså er der nogen garanti fra

i folketinget og så er det problem

så det går nok der er en enkelt ting som jeg vil sige her og det er

set det eneste jeg vil komme ind på

debatten unødigt i langdrag

forlængelse af hvad statsministeren sagde heroppe og

at hver eneste gang der har været medlemmer af et af regeringspartierne eller fra fagbevægelsen der har rejst diskussionen om

dagpenge så har man fået klart at vide at det kunne der ikke røres ved for det stred mod regeringsgrundlaget

at regeringsgrundlaget er ukrænkeligt

altid i aftaler skal nå et resultat der ligger inden for regeringsgrundlagets rammer det er

set helt i orden det er principfast og godt

undrer det mig bare at når man spørger om det kan komme på tale at regeringen kan gennemføre en aftale hvor man bruger kontanthjælpsreformen til at finansiere skattelettelser

ske der er jo to udlægninger af det her

i den valgsituation at man kan vælge imellem at fravige regeringsgrundlaget og forhindre at tusindvis af mennesker falder ud af dagpengesystemet næste år eller man kan vælge at fravige regeringsgrundlaget og bruge penge der kommer fra en

til nogle af de rigeste danskere

spørgsmålet er selvfølgelig hvordan regeringen vil stille sig i det valg og der vil jeg da bare sige at jeg henter en lille smule trøst i

lige om et kort øjeblik vedtager

står at vi skal bekæmpe ulighed fattigdom og social dumping

umuligt at forestille mig at nogen kan argumentere for at det vil være

bruge penge som skaffes fra en kontanthjælpsreform til skattelettelser hvorimod det ikke kan være svært at forklare at det at forhindre at mennesker falder ud af dagpengesystemet ligger i naturlig forlængelse af den her vedtagelse jeg ved ikke om man kan få et svar på det i dag

vi står tilbage med et meget meget brændende spørgsmål nemlig hvad mener regeringen i grunden når den i et tilfælde siger at regeringsgrundlaget er ukrænkeligt

sammen med venstre at lave en finanslov som peger fremad og som vil skabe flere private arbejdspladser

til udlandet vi fik ikke et klart svar fra statsministeren men

mig at høre herre per clausens

vurdering af hvad chancerne er for enhedslisten for at lave en aftale med regeringen når regeringen stiller i udsigt at der ikke må komme flere skatter og afgifter jeg synes at besvarelsen

i ordførerens første tale var lidt uklar er enhedslisten parat til at gå sammen med regeringen

når der ikke kan laves skattestigninger og afgiftsstigninger

dagpenge sagt at jeg har svært ved at forestille mig at enhedslisten kan indgå i en finanslovaftale hvor det problem ikke er løst

og i den her sag tror jeg nok at jeg vil holde mig til at gentage den samme formulering sådan i al uendelighed bare så folk er opmærksomme på det hvis de skulle have lyst til at stille det samme spørgsmål igen

regulær løsning ikke bare for få hundrede mennesker men en regulær løsning er det en forudsætning for at enhedslisten kan lave finanslov med regeringen interessant for venstre for vi vil gerne ind og realitetsforhandle men forudsætningen er naturligvis at enhedslisten ikke

sætte skatter og afgifter op sammen med

jeg er nervøs for at hvis jeg gør det vil det enten blive opfattet som om jeg er blevet slap eller jeg strammer så derfor må hellere holde mig til den formulering jeg har valgt med stor omhu nemlig at jeg har meget svært ved at forestille mig at enhedslisten kan indgå en finanslovaftale hvor vi ikke har løst det problem der handler om at tusindvis af danskere trues med at falde ud af dagpengesystemet

knap ellevetusind unge mennesker der søger en praktikplads lige nu der er en stigning i dem der ikke kan få en praktikplads det er noget der bekymrer os og det bekymrer os særligt fordi regeringen samtidig med deres

elever og lærlinge bliver afskaffet jeg vil blot høre

lidt mere præcis hvad det er for nogen tanker enhedslisten gør sig på praktikpladsområdet

krav man har til at sikre at

få en praktikplads

om det forhold at antallet der mangler en faktisk er steget det seneste år hvor vi har haft en regering som ellers gik til valg

tilfredsstillende og derfor skal problemet også løses der er flere forskellige ting man kan gøre man kan anerkende at man bliver nødt til at have skolepraktik så kan man forsøge at gøre de skolepraktikpladser mere kan man sige lig med det der foregår på en almindelig arbejdsplads det ville forudsætte at man fik mulighed for at sælge de produkter man producerede der man kan have praktikpladser hvor flere forskellige arbejdsgivere deles om det man kan være mere nidkær med at stille krav ved udbud og andre ting

praktikpladser der er rigtig mange ting man kan gøre og jeg tror

må erkende i den her sag præcis ligesom når man skal forhindre at de arbejdsløse falder ud af dagpengesystemet

sådan set kæmper om at komme inden for døren i struenseelokalet når vi skal til at forhandle finanslov vi har i hvert fald rakt hånden ud og det kan

også forstå at enhedslisten har for at søge indflydelse på næste års finanslov derfor er det

om ikke ultimativt så i hvert

et ultimativt krav at dagpengereformen skulle rulles tilbage eller i hvert fald

lidt oplysninger om hvilke andre krav man har tænkt sig at stille hvad er det for en pris vi som nation må forvente enhedslisten vil tage sig betalt

alle enhedslistens gode forslag i forbindelse med en finanslov

være alt alt for uoverskueligt men det er klart at det som vi vil sige der skal skrues mere op for er grøn omstilling

et spørgsmål om også at skrue op for velfærden i vores samfund det er nogle af de ting vi vil skrue op for

har vi selvfølgelig det helt klare synspunkt at vi

vi skal lave en finanslov hvor vi stadig risikerer at mennesker falder ud af dagpengesystemet uden at

forvente at samfundet herunder ikke mindst virksomhederne kommer til at betale i form af

grund til at lægge skjul på at enhedslisten mener at de rigeste i danmark er sluppet for billigt om ved krisen og burde betale noget mere vi har så noteret os at regeringen ikke ønsker at gå den vej så må vi se hvordan vi ad anden vej måske kan løse den udfordring der handler om faktisk at sikre at skolelærere underviser i folkeskolen i stedet for at gå arbejdsløse at pædagoger er i daginstitutionerne i stedet for at gå arbejdsløse

for at vi har en ordentlig ældrepleje i stedet for at gå arbejdsløse

holder op med at have folk stående på en venteliste af hensyn til det der arbejdsudbud

indtage talerstolen og holde et lille indlæg og

der gik endnu en dag på kontoret hvor vi heller ikke fik indflydelse på regeringens politik

hvad der skulle ske hvis enhedslisten rigtig fik indflydelse

skattelettelser selv om man ville vælge velfærd før

nulvækst næste år i den offentlige sektor nu står man

et helt logisk spørgsmål om regeringsgrundlaget

der er ikke nogen på regeringsbænkene der overhovedet ænser herre

vi skal komme tilbage til det ved passende lejlighed

og true hende så ved vi jo godt at herre kristian thulesen dahl ville sige der kan i bare se hvordan enhedslisten er farlige revolutionære

thulesen dahls ønsker og behov og det er der måske også andre der er bedre til at tage sig af

ud af dagpengesystemet at tusindvis af familier bliver fattige

når jeg nu i dag er nødt til at stå her og ønske håbe og

på at enhedslisten kan presse regeringen til at løse de problemer dansk folkeparti har skabt

herre kristian thulesen dahl skulle tænke over om han nu også fik det fulde udbytte dengang han havde magten

skal betale lidt mere i skat de ti procent rigeste

betaler en hundrede og to og tredive

ansatte synes du ikke at de rige i danmark betaler rigeligt i skat

også igen af herre kristian thulesen dahl der jo er en dygtig mand til at sørge for

så vi gerne blive rullet tilbage det har vi diskuteret med regeringen

kommer vi igennem med nogle små ting og det er i hvert fald bedre end det var tidligere

i hvert fald bredt anerkendes som noget af den ypperste ekspertise

omhandler økonomi i danmark har påpeget at beskatter man de rigeste

nu ser vi bort fra ideologi men giver det så stadig god mening at de rigeste skal betale endnu mere

for at finansiere skattelettelserne til de rigeste

en masse pine og plage jeg tror sådan set at det stadig væk er sådan at når man sætter skatten ned for en gruppe mennesker så koster det penge for det offentlige

det går ud på at man fastholder den dagpengereform og at

have en millionærskat med videre kan enhedslisten

er den tæt på enhedslistens men vi er da helt med på at hver eneste gang vi diskuterer økonomisk politik med regeringen har vi en udfordring i forhold til at blive enige med det radikale venstre

ikke hver gang det lykkes men altså vi har fuldstændig tillid til at de radikale gør hvad de kan for at varetage det de nu synes er det rigtige

skal laves en finanslovaftale hvor vi sikrer at tusindvis af mennesker som i dag trues med at blive smidt ud af dagpengesystemet får en mulighed for at få et arbejde i stedet for eller der skal laves en aftale med venstre hvor man forringer kontanthjælpen og bruger pengene på skattelettelser til de rigeste

og derfor handler vi ansvarligt beskedent forsigtigt og realistisk men det er også klart

råd gennem hele ugen har regeringen desperat forsøgt

at få os til at debattere folkeskole og uddannelse det er naturligvis vigtige emner

som alle efterlyser

arbejdspladserne der fosser ud af danmark fordi konkurrenceevnen er for lav og skatten

så kraftigt var forsøget

et røgslør ud i første runde at regeringspartiernes ordførere forsøgte at debattere alt mellem himmel og jord og endte i dogmer for den såkaldte nye nordiske skole

dogme i den nye nordiske skole der står blandt andet handling frem

uden handling ord om arbejdspladser ord om konkurrenceevne

ord om virksomheder men ingen tegn på handling

for regeringen er fastlåst og aner ikke hvad den skal gøre vi fra de borgerlige partier har igen og igen skullet svare på hvordan vi vil håndtere situationen om tre år

et borgerligt flertal i danmark det svarer vi beredvilligt på

egentlig imponerende at regeringen og regeringspartiernes ordførere

til situationen her og nu

for ord statsministeren prøver at lade som om det er vk regeringens skattereformer der skulle være grund til at vi er i en økonomisk krise altså undskyld mig

overhovedet ikke haft nogen indflydelse på om danmark er i krise eller ej

at socialdemokraterne beskylder venstre for at indføre fedtskatten og undskyld

samtidig med at venstre beskylder socialdemokraterne for at forhøje den faktum er jo at alle både socialdemokraterne og venstre

at den bør afskaffes igen det var det liberal alliance sagde fra begyndelsen

lad os holde op med snakken og se at få den afskaffet

at skaffe en bedre konkurrenceevne

gang i at skabe betingelser for virksomhederne så vi kan

at venstrefløjen tilsyneladende kun er optaget af hvordan de arbejdsløse skal behandles mens de ikke har

får et arbejde

vi behandler de arbejdsløse så får de det aldrig så godt som den dag hvor

et rigtigt job til dem

nogle der spurgte til lavskattelande

problemer der kunne være i disse oecd

en forventning om et bnp per indbygger i to tusind og sytten der er

tallene taler jo deres klare sprog det er sådan at venstrefløjens skræmmebilleder

i grækenland og de tidligere socialdemokrater i spanien har kørt deres lande i sænk i offentlig gæld

man kunne lade sig inspirere af anker jørgensens handling i

emil ammitzbøll ikke fortælle mig hvem det er der har regeringsmagten i island og hvem det var der havde den i grækenland da grækenland gik fallit

det ikke gør den store forskel om der er den ene regering eller den anden vi kan jo se hos

herre per clausen skyldes problemerne at man har haft et klientelistisk system hvor socialdemokrater og konservative på skift

det handler ikke nødvendigvis om en uenighed mellem herre per clausen

i island har løst problemerne herre simon emil ammitzbøll ved måske også godt at noget af det man gjorde

island for eksempel var at man faktisk lod bankerne selv være med til at betale for krisen endog de internationale banker kom til at være med til at betale for krisen altså man gjorde sådan set det modsatte af det

sådan almindelige økonomiske visdom

man skulle gøre man gjorde nogenlunde det som enhedslisten har anbefalet jeg vil bare

herre simon emil ammitzbøll at når han nu nævner det som et godt eksempel så kunne det måske

emil ammitzbølls sko give anledning til

nu har fuldstændig ret i at det at føre liberal alliances politik er den eneste løsning

der er skyld i at man har løst problemerne det herre per clausen misser er jo også mange af de ting man gør inden det er jo ikke sådan at man ikke slæber rundt på de problemer der er skabt tidligere

slæber rundt på de positive initiativer der er taget tidligere sådan er

for at citere en anden minister end statsministeren derfor handler det jo om

og jeg er sikker på at herre per clausen ikke vil påstå at der har været venstreorienterede regeringer

fra enhedslistens at de vil beskylde de forskellige borgerlige partier

i danmark i to tusind og sytten borgerlige partier vil

bedt om ordet jeg spekulerede på om debatten om fedtafgiften kunne kaldes et stykke fedtspilleri

men men

og per clausen

og der kan stemmes nu

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse

lars barfoed bortfaldet

da det er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

henvise til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen